forslag til vedtagelse der foreligger fire forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v femten af jeppe bruus mads fuglede og henrik dahl

er forslag til vedtagelse nummer v fjorten af kristian thulesen dahl rasmus jarlov og

rosa lund sikandar siddique siddique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

ønsker nogen at udtale sig

slutter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

skatteministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer fire i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage dette ændringsforslag da det ikke er tilfældet er ændringsforslaget bortfaldet der er stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

tilfældet er forhandlingen sluttet

deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om

det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tolv og tretten uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

nummer otte af et mindretal

de er vedtaget der stemmes derefter om

det under b nævnte lovforslag hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer fjorten uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

jeg foreslår at det under a nævnte lovforslag går direkte til tredje behandling

stillet forslag om at det under b nævnte lovforslag henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter

har klaret det de skal klare derfor går vi nu i gang

håber jeg på vi har ro til at vi kan komme i gang med forhandlingen

private friskoler og

og i områder med betydelig afstand til en folkeskole eller skoler som har en socialt

den finansiering skal i sagens natur bruges til de velfærdsinvesteringer som vi har lagt op til i forbindelse med finanslovsforslaget herunder at afskaffe

og når man skal finde den slags penge

der faldt øjnene så i sagens natur på de private skoler der mens daginstitutioner og uddannelsessektoren har rigtig hårdt for de senere år har seksdoblet deres regnskabsmæssige overskud vi må så erkende at vi ikke kan få flertal for at gennemføre det og

forud for at det her forslag bliver behandlet i dag

beslutningsforslaget om at fastholde en koblingsprocent på mindst seks og halvfjerds

bare ikke været siden valgkampen det er

står der jo så en masse om hvordan man skal effektivisere i

og jeg citerer forholdet mellem pris og ydelse selvfølgelig

fået skruet deres offentlige tilskud op

bruger skattekroner på har seksdoblet deres regnskabsmæssige

det vil sige at man kunne have taget initiativ til at sige at man skruer op

for den del hvor det regnskabsmæssige overskud i forvejen er stort vi taler om en sektor der på det tidspunkt hvor man begyndte at skrue op for det havde et overskud på tres million kroner om året og man kan sige

op for på et senere tidspunkt at kunne bygge eller gøre andre ting men en decideret seksdobling af et overskud ville jo på en eller anden måde skulle vidne om at man på et tidligere tidspunkt ikke havde kunnet

bliver også nogle gange lidt ked af at vi tager den her debat som om de alle sammen var ens de bliver talt om som om de er ens og som om den opgave de løfter er ens

det er dybt forskellige skoler som løfter dybt forskellige opgaver samfund og derfor er det jo også sådan jævnfør det forslag vi havde stillet at vi mener at

hvad man får i tilskud på de forskellige typer af fri og privatskoler afspejlende den opgave man løfter rigtig mange friskoler er jo kommet til verden for

det er typisk også skoler hvor

får elever fra alle dem der bor i nærheden altså elevsammensætningen er bred og man gør i øvrigt en dyd ud af at holde forældrebetalingen så lav man overhovedet kan inden for tilskuddets rammer fordi man har et ønske om at

ene opgave som handler om den faglige opgave

læse og regne og alle de andre ting man skal lære når man går i skole

de også løfter den opgave at være den sociale smeltedigel der skaber fundamentet for sammenhængskraften i

og i øvrigt ret store gruppe af friskoler vi har i danmark og det var så vores oplæg at man skulle gå ind og kigge på om man kunne gøre det forskelligt

men der hvor vi i socialdemokratiet gerne vil prioritere anderledes er jo de steder hvor

bruge vores skattekroner på derfor kan det også undre at det lige præcis er liberal alliance der plejer at

skole man løfter dele af den javel og derfor skal man selvfølgelig have et tilskud men man løfter ikke hele opgaven

som andre skoler gør og jeg synes jo det er rimeligt at vi ikke ligefrem fremelsker den type af skoler

mens vi med den anden hånd bredt i folketingssalen

i den her uge i folketingssalen og der var der mig bekendt kun et parti der ikke var med på

spredt eleverne og hvis man så kigger på friskoleverdenen

regeringen ikke synes at det er nogen god idé at give incitamenter til at

der skal have duer ikke

skole som jeg tror de fleste kender

den sociale sammensætning er på en almindelig skole i næstved og hvordan den så er på herlufsholm

der går på herlufsholm har forældre der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse

jeg sætter bare spørgsmålstegn ved

at man så løfter hele den opgave det er at holde skole man løfter en del af den javel

er at skabe fundamentet for den sammenhængskraft der skal være

samme grad som andre steder og derfor mener jeg også det er rimeligt at man får færre penge end andre steder når vi tager den her debat i offentligheden

at rigtig mange friskoler

jeg står og siger det er jo netop noget andet for der løfter man så hele opgaven

mere af den opgave som jeg mener at man

også fra det offentlige skal betale for bliver løst

vi skal bruge skattekroner på bliver løst så er der

den anden del af de skoler hvor jeg mener man heller ikke løser hele den opgave at være den sociale smeltedigel som jeg mener det er et mål skolen skal være og der tager

fra toppen forstået som der hvor man har den største andel af en bestemt etnisk gruppe nemlig al hikma skolen hvor otte og halvfems procent af børnene

indvandrerbaggrund eller er efterkommere af indvandrere så er der den moderne kulturelle skole i aarhus som har fem og halvfems

så videre dernedad jeg bruger en stor del af mine vågne timer på at prøve at bidrage til at vi får skabt en bedre elevsammensætning i folkeskolen det problem har vi ikke løst endnu og derfor kan man også finde eksempler på folkeskoler hvor procentandelen efter min mening er alt for høj jeg synes jo ikke en del af løsningen på det problem er at sætte koblingsprocenten så højt at vi tilskynder til at endnu flere opretter skoler af den karakter hvor man fra starten af har defineret at man skal have så skæv en elevsammensætning

fra at have en koblingsprocent på en og halvfjerds til at have en koblingsprocent på seks og halvfjerds

er meget meget skæv mener jeg ikke det har været den rigtige vej at gå

den rigtige vej at gå og det hører jeg i øvrigt andre partier der også gør og det glæder jeg mig rigtig meget til at diskutere med de partier vi har haft en forskellig opfattelse af om man skulle tage penge ud af fri og privatskolesektoren

den utrolig frugtbare diskussion vi har haft med hinanden om at se mere forskelligartet på fri og privatskolerne

jo helst at vi kunne få skabt en stabilitet både om fri og privatskolerne og om folkeskolerne

til økonomien i årene der kommer det skulle være de indledende bemærkninger

et par bemærkninger og et spørgsmål den første bemærkning

godt klar over at der er en forkærlighed for lidt skæve eksempler når man sætter registreringsafgiften ned

milliardudgift hvis den skulle løfte forpligtelsen til at undervise alle børn om man teoretisk forestillede sig at friskolerne ikke eksisterede så på den måde er friskolerne jo alt i alt meget meget rentable

egenkapital som som friskolerne har skyldes jo typisk at man følger undervisningsministeriets anvisninger i forhold til

set fordomsfri i forhold til hvordan vi går til det vi har taget vores forslag på bordet nu og det vil sige at nu skal vi jo finde andre veje til at opnå det som vi ønsker

en opgave eller ej i friskolesektoren

vi har haft en koblingsprocent på en og halvfjerds på det tidspunkt steg

er at bringe friskolerne et sted hen hvor man var for få år siden

at sætte det op i forhold til at man så lukker en hel sektor eller lukker hundredvis af skoler der ellers har været ude at gå derude

hen er noget vrøvl og nu gentager ordføreren det så her selvfølgelig kan der være skoler der lukker altså skolerne har selv et ansvar for at få

det samme gør sig jo ikke rigtig gældende hvis vi ser på andre dele af

en politisk drøftelse det centrale ved friskolerne er jo netop at de

dispositioner i friskolerne der ligger ofte kritik af kommunerne

at de har disponeret forkert ved at lukke skoler og der ligger måske også en kritik af christiansborg i

en stærk stigning efter kommunalreformen hvor kommunerne bliver større og det vil sige at kærligheden til de små skoler bliver mindre og derfor lukker rigtig mange

er det fordi jeg har overordentlig stor kærlighed til mennesker der gerne vil drive skole fordi det er godt for et samfund

et spektrum hvor nogle er sådan mere elitære

hvor de har deres rekrutteringsgrundlag og andre er ikkeelitære og derfor er det jo nu hvor det er ministeren selv der først brugte ordet vrøvl

er noget vrøvl at ministeren sammenligner gennemsnittet af folkeskoler med en af de mest elitære privatskoler der findes nemlig herlufsholm ministeren kunne jo lige så godt have sammenlignet herlufsholm med endrupskolen i fredensborg tranegårdskolen i gentofte eller dronninggårdskolen i rudersdal for nu at tage de tre skoler der har det højeste gennemsnit blandt eleverne

derfor også har en forældrekreds som ser ganske anderledes ud end i den gennemsnitlige folkeskole

men det er meget kendetegnende for den måde ministeren har angrebet det her på også det med hele tiden at tale om de frie skolers overskud de frie skoler skal bruge deres overskud til at renovere bygninger og hvis man kigger ud i landet er

den gennemsnitlige frie og privatskole har ikke lige så gode bygninger

vi i socialdemokratiet er optaget af hvordan man tegner skoledistrikter

hos vores borgmestre det er derfor vi er optaget af det her i folketinget det er derfor vi har indkaldt til forhandlinger om det som noget af det allerførste en af de første aftaler

eksempler på andre skoler der så er offentlige og hvor elevsammensætningen

af hvad folkeskolens og dermed også fri og privatskolernes opgave i samfundet er end liberal alliance har vi mener at det skal være en social smeltedigel hvor vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs

til at skulle bo i opgang med hinanden vi kommer til at skulle være hinandens chefer medarbejdere

helt useriøst at sammenligne en af de mest elitære privatskoler med en gennemsnitlig folkeskole hvis man vil sammenligne må man sammenligne de mest elitære privat eller friskoler med de mest elitære folkeskoler for de findes også der lad mig så sige om det her med at der spares

vil koblingsprocenten også udløse at der bliver sparet på privatskolerne

på folkeskoler og så de redskaber der skal til i den anden ende så jeg ved ikke rigtig hvad det er ordføreren gerne vil have at vi skal sammenligne jeg mener at der er et kæmpe problem på begge

typer af skoler som ordføreren nævner

samme kroner og øre beløb jeg vil i øvrigt sige

er masser af kommuner i danmark hvor man gør det i øvrigt på socialdemokratisk initiativ at man giver flere penge til skoler der løfter et større socialt ansvar

og en ideologisk modstand hos socialdemokraterne som er sådan grunden til at socialdemokraterne ønsker at knægte de frie skoler i danmark og

forældrenes og børnenes frie skolevalg det synes jeg godt nok er trist og jeg

at socialdemokraterne var blevet lidt klogere men det har talen fra ministeren i dag vist ikke er tilfældet det her er en ideologisk kamp mod det frie skolevalg og mod friskolerne i danmark ministeren siger at alle skolerne får det samme i tilskud

som jo betyder at spændet i de frie grundskolers tilskud svinger mellem

socialdemokraterne ønsker at omfordele yderligere

den del af spørgsmålet forstod jeg ikke så det kan være

jeg lagde ret meget til grund heroppe at jeg synes

og privatskolesektoren er meget forskellige så til det der med at vi skulle have et eller andet

ja det har vi dér hvor man ikke har en ordentlig elevsammensætning ja det har vi der mener vi ikke at man løfter hele opgaven men jeg synes måske også man fra venstres side skulle tage ned at vi faktisk har et ønske om at styrke de små lokale skoler der er blevet etableret

svar jeg har stillet til ministeren

fatale konsekvenser for en lang række skoler hvis man tog tre hundrede million kroner fra friskolerne og ville betyde lukningen af op mod hundrede friskoler særlig dem i yderområderne

er socialdemokraterne vil

svar som jeg selv har sendt til ordføreren

skære i koblingsprocenten som er den samme for alle

mekanisme som ordføreren har fået svar på vi ønsker at skære i koblingsprocenten generelt og så kompensere

hvis man er en skole der eksempelvis ligger meget langt væk fra

sådan at hvis man gerne vil ud i et ideologisk korstog

ellers ender man med at stå derude med fanen alene og det er jo det vi ser at ministeren

bare stille det sådan helt åbne spørgsmål hvorfor ikke tage bestik af den sal som ikke ønsker at nedsætte koblingsprocenten og så stoppe med at udskamme de frie skoler dem som rent faktisk løfter et ansvar og i stedet anerkende

ikke hinandens forudsætninger så

modsætninger vil ministeren ikke gå den vej når

kan konstatere at der ikke er ét andet parti i folketinget som synes

ikke det er svært at tage en debat alene

falde mig ind at skifte standpunkt alene fordi jeg følte mig alene

vi er valgt fordi vi repræsenterer forskellige holdninger

noget af det fineste ved vores demokrati

til gengæld er en lille smule rystet over er at der ikke er større kærlighed til sammenhængskraften i det her folketing at der ikke er større bekymring over at en større og større andel vælger friskolerne og at man har et behov for at

sige at fordi vi er nogle der bekymrer os om det på en lidt anden måde end nogle andre så skulle det betyde at vi bare overhovedet

jeg siger jo heroppe fra den her talerstol at regeringen har meldt ud at vi har et ønske om at de

ordentlige betingelser vi mener at de løfter en virkelig vigtig opgave som blev forladt efter kommunalreformen hvilken del af det hører man ikke og hvorfor bliver det udeladt fra debatten

netop at de frie skoler også er med til at skabe fællesskaber

i uddannelsesverdenen når ministeren siger at

man er blevet drillet og har brug for et skoleskift det kan være at den lokale folkeskole er blevet lukket og at der simpelt

af gode årsager til at man vælger det

end lige præcis ministerens ministerens eget parti som ønsker at nedsætte koblingsprocenten

socialdemokratiet stillede sig et sted hvor man bare sagde i al fremtid vil vi

folketingssalen og blive stemt ned hver anden dag

spild af tid altså i en balance mellem de to yderpunkter tænker jeg at vi selv

jeg har stået hernede til uendelig mange beslutningsforslag gennem mit liv

et behov for at sige nogle ting meget klart her i en indledning af debatten de frie skoler er ikke skabt til at skulle vise hvilken befolkningssammensætning der er i danmark

skabt i atten fem og halvtreds ved lov og senere kommet ind i grundloven som en frihedsrettighed for forældre til selv at vælge hvilken undervisningsform deres barn skal have slut

anden begrundelse for de frie skoler

de problemer ministeren har rejst fra talerstolen her nemlig den meget skæve elevsammensætning der er i nogle skoler og nu taler jeg om folkeskoler for det er folkeskolens opgave at være den fælles skole for alle børn og derfor glæder jeg mig til at få en invitation til at vi kommer til

andersen skolen hvor syv og halvfems procent af

en anden etnisk baggrund end dansk

hvis den radikale ordfører gerne vil det jeg synes at der bliver insinueret at vi skulle have et ønske om ikke at have de frie grundskoler

vi drøfter her er om vi skal have den samme koblingsprocent som sidst radikale venstre og socialdemokratiet var i regering med hinanden altså debatten her handler om om

skal være den samme som den var sidst vi havde regeringsmagten sammen og det vil sige på et tidspunkt hvor den efter min mening lå helt rimeligt

man kunne spare op men dog ikke et større overskud end det og det synes jeg er et rimeligt niveau

anden form for fornuft og sammenhæng mellem de penge som man sætter af til noget og den opgave der bliver løftet og kan man se at nogle dele af vores offentlige sektor kører med ret store regnskabsmæssige overskud så er det min bedste overbevisning at man skal finde ud af at bruge de penge bedre et andet sted

for os er afgørende at der også er nogle der udfordrer statens måde

det er der ingen banker der vil låne til en fri skole

en fri skole det er en lilleskole eller hvad det er

koblingsprocenten på fem og halvfjerds procent er efter radikale venstres opfattelse den balance som er den fornuftige balance så har vi sagt ja til at forøge de fem og halvfjerds procent med en procentpoint til specialundervisningsaktiviteter på de frie skoler og det står vi ved

vi har intet ønske om at finde en anden balance for der er ikke nogen anden bedre balance

vi så også erkendt ved forhandlingsbordet at det ønsker

hvor jeg slår mig lidt på det den radikale ordfører siger er at det bliver insinueret at vi skulle have et problem med at grundskolerne eksisterer

det at koblingsprocenten bliver sat op og ned på forskellige tidspunkter i danmarkshistorien

betyde at man enten er fuldstændig for eller fuldstændig imod der synes jeg

men jeg tror ikke det var skolereformen jeg tror det var inklusionen jeg tror der er en kombination af to ting som har givet et skub til de private

inklusionen de to ting tror jeg har været med til at rigtig mange forældre har valgt ikke

være i den lokale folkeskole altså vi har set den stigning der har været

de to ting og det vil sige at ja vi har et medansvar for det og derfor også et ansvar i forhold til at rydde op inklusion var

hen ikke fulgte de ressourcer med der skulle til og det vil sige

skoler til stede i alle egne af danmark

det synes jeg jo er den ene ting man skulle

som konklusion på det som ordføreren siger

er skoler til stede i alle egne af danmark

også andre der ikke kan og de sidder så tilbage det vil sige at jeg synes at der ligger en meget stor fælles opgave i at

tale om fordelen ved friskolerne og

jeg ved det selv fra fyn at der er rigtig mange steder hvor vi

hvor der ellers ikke er en skole i nærheden samtidig har man et ønske om at trække tre hundrede million

begrundelse om at der er nogle der har sparet op jeg forstår ikke at man ikke starter med at sige at vi

vi skal beskytte så er der måske nogle ting man gerne vil justere

man siger at de får alt for

forkælede de få cirka tre fjerdedele af hvad en almindelig folkeskole

er det at få alt for meget

om at sektoren faktisk løfter en rigtig vigtig opgave så hvordan hænger

det er jo et spørgsmål om at vi indimellem skal bruge nogle penge et andet sted så kigger vi på hvor

så på bygningstaxameteret på de gymnasiale uddannelser

der er blevet skruet mere op end nødvendigt er

hvor der ikke er vi har et ønske om at der kommer flere ud i daginstitutionerne vi har et ønske om at fjerne omprioriteringsbidraget og et af de steder hvor vi kunne anvise en finansiering

sted hvor man har seksdoblet overskuddet det er jo ikke helt

eller i øvrigt på vores ungdomsuddannelser der har været underlagt

opfatter det som et decideret angreb på de gymnasiale uddannelser at vi har fundet nogle penge på på bygningstaxameteret

i orden at ministeren blev tvunget til at finde pengene på gymnasieområdet når man nu har et råderum

at vi skal satse på uddannelse at vi skal sikre at der gives flere midler til uddannelse

vi skruer ned på bygningstaxameteret på gymnasierne

et ønske om at vi gerne vil lukke en masse gymnasier eller at vi er imod gymnasiesektoren eller deslige jeg kunne bare godt tænke mig samme nuancer i den her debat vi har ikke et ønske om at skulle udsulte nogen eller andet vi kigger bare ud og ser hvor der er mange penge henne nu og hvilke

der synes vi så at der har ligget lige rigeligt med penge sammenlignet med det man har på andre velfærdsområder

i dag diskuterer vi

beslutningsforslag fra liberal alliance som

som forslagsstillerne også skriver i begrundelsen at det her startede med en diskussion om

for støtten til fri og privatskoler i forhold til folkeskolen den har regeringen rejst

vel vidende at det ikke var alle skoler som havde flere penge på kistebunden vel vidende at der er rigtig mange steder i den offentlige sektor hvor man

man kan lave et støtteniveau der svarer til det vi havde for få år siden som i øvrigt blev besluttet under den tidligere v ledede regering i to tusind og ti

jo ikke betydet at der kom færre fri og privatskoler i den periode vi har været igennem efterfølgende

at der over en årrække blev et større og større overskud i sektoren samlet

både spare nogle penge

de fri og privatskoler der løfter en særlig social opgave eller som ligger et sted hvor der tidligere var en folkeskole og hvor der ikke længere er en folkeskole dem bliver vi nødt til at holde hånden under

vi undgår skolelukninger og i øvrigt

har været om hvor store konsekvenserne ville være jeg tror at detektor og andre

finde belæg for de påstande der har været beskrevet om hvor mange skolelukninger det ville medføre og det har

at gøre det håndgribeligt men der er ingen tvivl om at for os

eller privatskolen men jo ofte friskoler derude faktisk løfter den opgave at de er lokalområdets skole det er med til at sikre det fællesskab

og det er selvfølgelig ekstremt vigtigt ligesom vi anerkender vigtigheden af at der er nogle fri og privatskoler der løfter et stort socialt

for nogle fri og privatskoler som faktisk bidrager til fællesskabet lokalt

altså jeg tror det er et svar til fru ellen trane nørby

mange specialelever der er på fri og privatskolerne og svaret viser jo at der er otte og halvfems fri og privatskoler som ingen timer har til specialundervisning det siger

at lige så vel som der er nogle fri og privatskoler der løfter en stor opgave så er

vi har set at en af de mest almindelige årsager til at fri og privatskoler udskriver elever er psykiske eller sociale vanskeligheder

vi bliver nødt til at diskutere med hinanden helt åbent uden at det skal gøres til et ideologisk korstog eller i øvrigt til

en bestemt skoletradition

forståelseskredsen dem der bragte regeringen til magten har at vi gerne vil kigge på

at man ligesom sikrer at den måde vi støtter fri og privatskolerne på understøtter at de tager et socialt ansvar

diskussionen om liberal alliances beslutningsforslag det

koblingsprocenten skal være højere og jeg har endda også hørt at man tidligere har sagt at den skulle være endnu højere nu skal den så være mindst seks og halvfjerds procent men jeg er lidt uforstående over for hvad det er man gerne vil have folketinget til at beslutte eller hvad der skulle ligge af sikkerhed i det vi har taget forslaget om at nedsætte koblingsprocenten af bordet

men det holder jo kun indtil der eventuelt om en måned er et nyt flertal i folketinget derfor er der jo ikke meget sikkerhed for nogen i det vi kan konstatere at der ikke er et flertal for at

ikke til at ske lige nu uanset om man vedtager liberal alliances forslag eller ej jeg kunne da

om om venstre om om liberal alliance om nogle af de partier som nu synes at

så ikke mener at det man gjorde i to tusind og ti var en fornuftig prioritering hvor man sagde at

at spænde livremmen ind også på fri og privatskolerne

det var jo det man gjorde og det vil man ikke have mulighed for hvis man rent faktisk vil fastlægge en bestemt koblingsprocent så langt hellere end at fastlægge et eviggyldigt niveau for hvor den skal være så vil jeg hellere diskutere hvordan vi får indrettet systemet

så det understøtter en bedre balance også på fri og privatskolerne det har vi brug for

er sådan set at skabe ro om

friskolernes økonomi præcis af de årsager som fru marianne jelved så nøjagtigt har gjort opmærksom på

er det en god idé at der er er ro og forudsigelighed om

skolernes økonomi men

jeg undrer mig over at socialdemokratiet har et behov for at gentage sit spin om de frie skolers grådighed den soliditet som de frie skoler har kommer af at de følger undervisningsministeriets krav til egenkapital det er for at gøre det der står

er stadig væk på grund af de forhold der er omkring bygningsvedligeholdelse

at man følger de her regler så kunne man

siger er at der har været en udvikling hvor man har seksdoblet et overskud og man

uanset hvor berettiget det er at man sparer op til et nyt tag på skolen

godt diskutere om den skal fortsætte men jeg synes faktisk

et flertal for det lige nu til gengæld er jeg lidt mere

hvad det er liberal alliance med det her beslutningsforslag

sandheden er jo at det altid er et flertal i folketinget der bestemmer og lige nu er der den ro og forudsigelighed omkring koblingsprocenten at der ikke er tæt på at være et flertal for at ændre den fint så tager vi bestik af det det gør fri og privatskolerne sikkert også derude men

er jo ikke nogen sikkerhed ved at liberal alliance får vedtaget et beslutningsforslag fordi det kan ændres i morgen hvis der er nogle partier der får en ny holdning

hvor vi laver aftaler med hinanden og det fungerer jo dag ud og dag ind år ud og år ind det her er jo også et oplæg til

lave en aftale og det er på de vilkår som man almindeligvis lave aftaler på jeg kan ikke se at at der er noget særlig mystisk i det men jeg synes ikke rigtigt at jeg fik svar på det jeg spurgte om kan ordføreren bekræfte at langt langt de fleste friskoler

efter de krav der er til egenkapital og soliditet som kommer fra det ministerium som ordførerens partifælle står i spidsen for

overskuddet er på de enkelte skoler det var jo faktisk baggrunden for at vi

set ikke om at tage nogle af de penge der findes ude på skolerne som de sparede op sidste år det handlede om at undgå at man fortsat akkumulerede i samme takt som man havde gjort hidtil man når der er stor forskel derude

der være nogle som har om man så må sige polstret sig til at kunne imødegå både bygningsvedligehold eller andre ting der måtte ramme

er også skoler som ikke vil være særlig godt polstret jo baggrunden for at vi ud over den generelle sænkelse faktisk havde en pulje som skulle tage højde for om man var på vippen

de frie skoler det behøver herre

det er jo meget tydeligt i den måde man argumenterer på når ens argumenter ikke er rigtige argumenter man er besværgelser og manipulationer

har været tidligere men det er jo noget de skal bruge til at få moderniseret deres bygninger

det ikke herre jens joels indtryk ligesom det er mit indtryk at når man bevæger sig rundt i landet

til at kunne lave en generel konklusion men jeg vil sige

ligesom der er rigtig mange folkeskoler der trænger til at få gjort noget ved

i næste uge skal vi diskutere et forslag fra dansk folkeparti der handler om indeklima i folkeskolerne hvor der i hvert fald også er temmelig mange ting

handler ikke om manipulationer jeg synes tværtimod at man kunne sige hvis vi siger at den opsparing

så er mit spørgsmål til liberal alliance jo om man om man faktisk synes at det ville være hensigtsmæssigt at fortsætte stigningen i den opsparing altså er det nødvendigt for at kunne renovere eller har man de penge man skal bruge nu

er den interessante diskussion ikke at

billede derude at hvis der står en stor funklende ny skole et sted i landet eller mange steder i landet så er det ikke en privatskole

det folkeskole jeg er helt enig i at nogle folkeskoler stadig væk trænger til og det bliver gjort løbende de gamle og meget slidte skoler de aflagte gamle folkeskoler som er blevet til friskoler er privatskoler og

friskoler så den socialdemokratiske undervisningsordfører

og derfor kan man ikke blive ved med at problematisere at der de senere år har været lidt større overskud hos friskolerne

jo faktisk ikke sagt at de penge der nu er blevet sparet op i sektoren

er nogen man kan bruge på nyt tag

vi anerkender fuldt ud at der også er fri og privatskoler der står

lige så vel som der er folkeskoler apropos manipulation så skal man nok også passe på med at give indtryk af at folkeskolerne i det her land

mod de rettigheder som grundlæggende har eksisteret siden atten fem og halvtreds og som jo er en stærk stærk dansk skoletradition

jeg synes jo det er trist at socialdemokraterne på ingen måde tager bestik af

hverken i befolkningen eller her i folketinget er opbakning til det ideologiske korstog fra socialdemokraternes side ministeren sagde tidligere at socialdemokraternes forslag om omfordeling går ud på at sikre at de steder hvor der ligger en friskole tæt på en folkeskole skal man ikke have støtte

jeg om ordføreren ligesom kan være mere præcis

som ligger i helved på als og det kan

socialdemokraterne ønsker de frie grundskoler hen så

endnu mindre i luftlinje fra den lokale folkeskole

på samme niveau som den daværende venstreregering fastlagde i to tusind og ti altså en og halvfjerds

som var gældende i en periode for ikke ret mange år siden hvor der i øvrigt ikke kom færre men flere fri og privatskoler så er det et ideologisk korstog

var det må man forstå en god og fornuftig økonomisk prioritering af knappe ressourcer

det er det der er politikernes opgave

at anklage hinanden for motiver vi ikke har

er det ikke mere et ideologisk korstog end det var da venstre rejste den prioriteringsdebat

genopretningspakken men man kan da sagtens være uenig og ja vi kan godt se at der ikke er flertal for det her forslag det er faktisk derfor det er taget af bordet

socialdemokraterne ønsker at omfordele pengene

om en grundlæggende modstand mod de frie grundskoler mere end det er fordi socialdemokraterne har en god plan for omfordeling

situation som danmark står i i dag hvor vi sådan set

kan ikke forstå at når venstre gør det er det okay og så er det ikke vendt mod privatskolerne

det jeg synes vi skal ud over for man kan sagtens sige som venstre har gjort

er nødvendigt eller gavnligt at spare på fri og privatskolerne nu og så kan vi i øvrigt få en diskussion som jeg håber vi vil få om hvordan vi indretter systemet bedre

vil tage den drøftelse om at sikre et større socialt ansvar alle steder

bare lige spørge lidt ind til nuancerne for det kan jo godt være

og jeg vil også spørge om herre jens joel er enig i

en privatskole når jeg siger at der er nogle skoler

specialundervisningsbehov eller som ikke afspejler befolkningen i et område eller som på anden måde stempler ud af det for eksempel ved at udskrive elever nogle gange i øvrigt også uden

psykiske eller sociale vanskeligheder så mener jeg at skolerne

enkelte forældres baggrund for at vælge en

set heller ikke at være dommer over det jeg ønsker er et system hvor vi understøtter de friskoler de privatskoler som faktisk tager et socialt ansvar når vi nu faktisk har en relativt stor

skoler kollektivt melder sig ud af fællesskabet vender fællesskabet ryggen

det synes jeg var rigtig rart at få sat på plads så tusind

siden da ministeren var på talerstolen at der er stor forskel

og privatskoler og at vi ikke får en god debat hvis vi bliver ved med at gøre det til en

tværtimod nødt til at kigge på at der er meget stor forskel på hvad de løfter af opgaver det er præcis det som jeg egentlig også

er helt på sin plads at vi også tager den diskussion her i folketingssalen og ikke kun i forhandlingskorridorer i finansministeriet hvor det er få partier der er inviteret

deres undervisere og i det hele taget

at sænke koblingsprocenten fortsat fører et ideologisk korstog mod de frie grundskoler

at man fortsat har et ønske om at sænke koblingsprocenten

hvis vi i fællesskab i folketinget kunne vedtage det beslutningsforslag som liberal alliance

omkring den økonomiske situation for de frie grundskoler

det handler om at sikre at

for nogle handler det om et pædagogisk valg et valg af en særlig

om at man har en fri grundskole i ens nærområde som grundlæggende er blevet den lokale skole som man bakker op om og som er en del af det lokale fællesskab og som er vigtigt for også at bysamfundet

igen handler det om at man har haft et barn der ikke har trivedes på en anden skole og ligegyldig om det er den ene anden eller tredje årsag der ligger bag det skolevalg man har truffet mener vi i venstre at det er vigtigt at alle har det frie skolevalg

som fører en ideologisk kamp mod forældrenes ret til at vælge det skoletilbud der er bedst

man koblingsprocenten og ja det var nødvendigt efter at den globale finanskrise også

vi også at det medfører en højere forældrebetaling og dermed en begrænsning af det frie skolevalg

hvis man sænker koblingsprocenten til de frie grundskoler

at det er de familier der har mange penge til rådighed

jeg synes at dorte lange som jo er næstformand i danmarks lærerforening sagde det meget fint på twitter da debatten kørte og hvor der jo var både socialdemokrater og andre der netop fremførte ønsket om at spare tre hundrede million kroner på de frie grundskoler

dårligere og side kunne vi ikke være mere enige vi

hvor elever og lærere trives hvor

arbejdsmiljø hvor vi har en folkeskole som både fagligt og trivselsmæssigt løfter eleverne men vi skal også have nogle stærke frie grundskoler for det er ikke et enten eller det er et både og og det er en del af den uddannelses og skoletradition vi har haft i danmark i mere end et århundrede helt tilbage fra atten fem og halvtreds da de første aftaler

signal om at vi ønsker ro om sektoren at vi står vagt om alle forældres frie skolevalg og at vi grundlæggende ønsker en stærk skole i danmark

en stærk folkeskole eller det er en stærk fri grundskole

bare spørge om venstres ordfører kan bekræfte at

forældrebetalingen også sat op i de år så der er ikke nogen sammenhæng sådan som ordføreren ellers

også nogle steder faktisk friholdt forældrene og andre steder var man nødt til at sætte forældrebetalingen op der er

og variationer efter de år efter genopretningspakken som jo var en meget hård beslutning og som i modsætning til det socialdemokraterne står for jo ikke handlede om en ideologisk modstand mod de frie grundskoler eller om det frie skolevalg i danmark

havde behov for at genkonsolidere deres økonomi jeg håber da på

vil kunne se at det kommer til at betyde at endnu flere frie grundskoler løfter et større socialt ansvar det er derfor vi har indført den sociale koblingsprocent og det kommer vi til at støtte fremadrettet

hvordan socialdemokraterne ønsker at omfordele mellem skolerne selv om vi har spurgt

vil spare tre hundrede million kroner på de frie grundskoler i danmark det er ikke et ønske vi deler fra venstres side netop fordi vi også ønsker at det skal være

det har været trist

socialdemokratiets angreb på friskolerne regeringen vil spare tre hundrede million

som ikke mindst er udbredt uden for de største byer det er et hårdt slag for provinsen som i forvejen må lide under

med til at udbrede hurtigt bredbånd i de mere tyndt befolkede dele af landet

med budskaber om at det er uansvarligt at spare på uddannelse

der skal sikres uddannelsestilbud også uden for de store byer så sent som i går var der et samråd i udvalget for landdistrikter og øer med forsknings og uddannelsesministeren om netop uddannelse i landdistrikterne jeg havde håbet på at blive klogere

ikke referere fra lokalet men jeg kan bare sige at jeg ikke var meget klogere på regeringens ambitioner da jeg kom ud af lokalet end da jeg gik ind i

er måske også derfor at regeringen jo stadig gerne vil skære i

til friskolerne som finansminister nicolai wammen udtrykker det ifølge drs nyhed om at regeringen dropper

han siger det er der ikke enighed om blandt de partier som vi forhandler med derfor kommer det ikke til

landets fri og privatskoler regeringens angreb på friskolen er pakket ind

en teknisk jargon om at de

så galt men det betyder jo altså tre hundrede million

koblingsprocenten er jo netop udtryk for at en elev i en friskole får mindre i tilskud fra staten end en elev i en folkeskoleklasse

kun får en og halvfjerds procent af hvad en folkeskole får i tilskud per elev

set fuldstændig latterligt når socialdemokraterne gennem længere tid har forsøgt at pakke deres angreb på friskolen ind i en retorik om at de bliver overbetalt vel gør de da ej de får netop betydelig færre tilskudsmidler per elev og specielt på de små skoler ude på landet hvor skolen måske netop er opstået fordi den lokale folkeskole er lukket

dødsstød hvis tilskuddet sænkes så dramatisk så derfor håber jeg da meget vi i dag kan blive enige om at skabe en sikkerhed for de her skoler så de ikke hele tiden skal gå i usikkerhed

går den anden vej kan vi være der i morgen eller kan vi ikke være der i morgen lad os få koblingsprocenten fast og derfor støtter vi selvfølgelig liberal alliances forslag om at fastlåse den

kalde det et ideologisk korstog og grådighed og nogle af de andre ting som vi er

sagde dog at det var trist at man havde et ønske om

beskære jeg vil egentlig bare spørge om om det også var baggrunden da man

at nedsætte koblingsprocenten til en og halvfjerds og

det var meget logisk at vi altid ligesom da df sidst støttede at man skar ned forbeholder os retten til at prioritere midler

som er det helt rigtige for hvor meget privatskolerne

de der fem og halvfjerds procent i rigtig rigtig mange år jeg tror faktisk at de der cirka tre fjerdedele af det man får i en folkeskole er et meget fornuftigt niveau i forhold til at sikre at friskolerne kan være der på en ordentlig måde og at de kan overleve også ude på landet hvor de reelt vil få et problem hvis der bliver skåret ned på den måde som regeringen har lagt op

går det radikale venstre ind for at fastholde koblingsprocenten på fem og halvfjerds plus en

beregnet til specialundervisningsindsatsen

for ikke at sige provokerer mig og jeg har antydet det i et spørgsmål tidligere i dag

jeg gentager det lige der gives mange rosende ord fra forskellige ordførere og dermed fra forskellige partier

de frie skoler kan erstatte en lukket lille folkeskole i et landsbysamfund

det provokerer mig rigtig meget

men det gør de på grund af forældrenes valg forældrene har frihed til at vælge på baggrund

af frihedsrettigheden i lovgivningen om de frie skoler men vi risikerer med den retorik vi bruger her at give aflad til kommunalbestyrelser som frisk og frejdigt lukker de små skoler fordi de ved at der kommer en friskole bagefter og dermed får

citat fra en af borgmestrene der har noteret sig det her fænomen med tilfredshed i virkeligheden og på den måde bliver det også nemt for kommunalbestyrelserne at lukke en lille folkeskole i stedet for at prøve at få

det synes jeg vi skulle interessere os for ved lejlighed ikke nødvendigvis i folketingssalen men

drøftelser om hvordan folkeskolens fremtid

de små almindelige folkeskoler

så har jeg noteret mig at socialdemokraterne siger at de

støtte de små skoler der tager et socialt ansvar det var et

som en udmærket overskrift

gerne sætte spørgsmålstegn ved det for hvordan definerer vi så det at tage et socialt ansvar hvordan bestemmer vi at forældre frivilligt skal vælge

på en måde som gør at der bliver en bestemt form for diversitet på den lille friskole

også gerne drøfte af interesse for hvad det er for nogle overvejelser man gør sig når man bruger den formulering

de små skoler der tager et socialt ansvar

på hvilken baggrund og hvordan

ikke hørt i dag men det kan vi vende tilbage til på et andet tidspunkt et andet sted

men jeg vil bare

de frie skolers ansvar at have en forskellig elevsammensætning

jo

det var en privatskole

at få en seriøs diskussion om de problemstillinger som

på sin vis har forståelse for

tilhænger af en anden måde at bidrage til at de frie skoler får mulighed for at løfte et socialt ansvar

drøftede med den tidligere socialdemokratiske undervisningsminister christine antorini og det var vi faktisk enige om da vi gik til et folketingsvalg

for at få en anden form for skolegang end den folkeskole der ellers er til rådighed

det kommunen der betaler forældrebetalingen for det barn

nikke ja til at de løfter den opgave

man kunne bidrage med at finde nogle

skabe en lidt mere varieret skole på

hvis det er det der er opgaven eller det man gerne vil

en streg og sige at under den streg lægge jeg alt det der sammen og

for mig og for det radikale venstre er det helt afgørende at den frie skole bevares som den frie skole der vælges af forældrene selv og finansieres delvis af forældrene på et passende niveau og der er det niveau der er i dag

diskutere hvad vi så kan gøre ved det jeg vil også gerne sige at det som ordføreren nævner omkring at man

give et løbepas til kommunalbestyrelser som betyder at man at man lukker nogle skoler nærmest på forventning om at der så er nogle andre der løfter opgaven det vil vi også gerne diskutere

til fri og privatskolerne har jo været kommunalreformen og den centralisering det har medført så det skal vi snakke åbent og ærligt om hvordan vi får om man så må sige dæmmet op for og så aftalte vi jo også

her altså undersøge mulighederne for at lave det man kunne kalde et socialt taxameter

i hvert fald et taxameter som understøtter og belønner de skoler der rent faktisk vælger at engagere sig i at tage et samfundsansvar og

det er sikkert ikke på samme måde at det skal gøres på alle skoler

at vi har en skole i vollsmose og vi har en skole i aarhus

er fremragende skoler med fantastisk gode lærere pædagoger og ledelse

utrolig ensidig elevsammensætning nemlig at over fem og halvfems procent af eleverne

og de ligger i almindelige kommuner vil jeg sige odense og aarhus er almindelige kommuner i mine øjne

også en problemstilling som jeg meget gerne vil sige hører med når vi skal tale om

også på det faglige område og derfor kan man ikke klandre dem for den måde de driver skole på men jeg synes stadig væk at vi skylder at tage en politisk diskussion om om det er hensigtsmæssigt at elevsammensætningen er så anderledes end den er mange andre steder og derfor skal vi

en god skole uden man har den sociale balance det er det vi skal prøve at tage ansvar for de skal drive skolen med de børn de har

en blandet elevsammensætning og i den anledning har det radikale venstre faktisk lavet nogle modeller til hvordan man kunne arbejde på at ændre den type problemstillinger

det er ikke kun de frie skoler

med det er også folkeskolerne

at folkeskolen er en fantastisk god folkeskole den fælles offentlige skole

fru marianne jelved har været lærer i mange år før sin gerning her i folketinget det der kendetegner gode lærere er jo netop evnen til at give eleverne en ahaoplevelse og den ahaoplevelse som jeg vil sige tak for er at sætte ord på

diskutere frie skoler og folkeskoler som et nulsumsspil det er jo det ord vi står og mangler og hele ideen med at sætte det op som et nulsumsspil er jo utrolig forkert det er to forskellige skoleformer som har to forskellige rationaler

så synes jeg også det er godt at minde om det her med at de her

det er jo derfor at de ligger ude i landdistrikterne

at man i det hele taget under den landdistriktsordning man havde indtil trods alt ikke så mange år tilbage

grundlagde de her skoler at man så bare skal

at nu har de løst deres opgave og nu kan de pakke sig selv bort

billedet som blev tegnet her ved at nævne natalie zahles skole

en kvindelig leder der dannede sin egen skole fordi hun ellers ikke kunne få afløb for sine evner og sin vilje til at skabe en god skole og derfor har vi den skole liggende inde midt i københavn så det er igen en historie som jeg mener vi skal tage på

acceptere at den er der det skal ikke være den historie der afgør

i relation til at nogle frie grundskoler har haft en opsparing vi har også eksempel bordings friskole i københavn der har sparet op til vinduer og andre der sparer op til andet

sætte et par ord på at der i modsætning til folkeskolen

i de frie grundskolers budgetter jo ikke skelnes mellem det man skal bruge til undervisning og det man skal bruge til anlæg eller til

facto er sådan at koblingsprocenten

såfremt man laver renoveringer eller udbygninger eller på andre måder skal ændre bygningsmassen det står i kontrast til folkeskolen

et driftsbudget og også har en kommunalbestyrelse bag sig

vi forældrene sammen med offentligheden giver til den frie skole dækker alt på den frie skole

være fristet til at prøve at lave lidt strammere regler for hvordan kommunalbestyrelserne må forvalte

kæp i hjulet når vi har lavet en skolereform hvor vi forudser at sådan og sådan skal den indrettes og skolen skal bære præg af den reform

meget langt imellem de godbidder hvor man kan se det og der siger kommunen mange gange

vi har ikke penge nok så jeg synes også der er et problem når vi taler uddannelse

det vi lever af vores fremtid og den opdragelse

vores børn uanset hvilken skoleform de vælger har vi jo som

kursen lidt over for kommunalbestyrelserne

ledelsesmæssige frihedsgrader til de enkelte skoler

dynamik og medejerskab der jo ligger i de frie skolers kultur

i relation til noget af det som ordføreren sagde i sin ordførertale om hele det her spørgsmål om forsyningspligten

set også en problemstilling der knytter sig til nogle af de mindre frie grundskoler der ligger landdistriktsområderne

jo grundlæggende har overtaget forsyningspligten fra en folkeskole

en folkeskole der er nedlagt det synes jeg faktisk er forkert og derfor må de finde en anden måde at gøre det på men det bliver oplevet som som en forsyningspligt eller en forsyningslettelse for kommunalbestyrelsen og det vil jeg meget gerne

ministeren og når man så efterfølgende

ligesom tale for hele socialdemokratiet i forhold til det her med om

stempler ud af fællesskabet

starte med et helt åbent spørgsmål

sætninger ud som virkelig provokerer mig voldsomt

med at komme med under fire øjne på et andet tidspunkt

er svaret

og blev voldsomt inspireret af alt det de havde gang i både fordi det var en friskole der for kort tid siden var opstået fordi nogle forældre savnede en anden måde at tænke pædagogik på

det var nogle forældre der savnede en anden måde at tænke indeklima på og tænke bygninger på

så satte sig sammen med det umulige projekt at starte en skole som skulle ligge midt inde i københavn i dag er det så en skole bygget på bæredygtige materialer med en anden pædagogik med grønne

hvert fald været i pressen hidtil men jeg kom også til

at vi har indrettet os sådan at forældre

lave friskoler de kan lave en anderledes pædagogik de har frihed og de kan udnytte det engagement de har mens der ikke er de samme rammer i folkeskolen for at gøre det hvor kunne det være fedt hvis man kunne have gjort det samme med den lokale folkeskole det var bare en refleksion

jeg godt kunne tænke mig at sige lidt mere om lige om lidt jeg mener at der er brug for frie grundskoler sf mener at der er brug for at forældre kan starte skoler som et pædagogisk alternativ eller hvis kommunalbestyrelsen har truffet et dumt valg omkring at lukke en skole

derfor er det også vigtigt at der er en økonomi at vi har et regelsæt og at vi har en lovgivning der også i fremtiden sikrer at vi kan bevare den stærke

jeg synes at de sidste fire års skolepolitik har været fejlslagen forstået på den måde

det var udmærket at man hævede koblingsprocenten og

man prioriterede de frie grundskoler

det var skævt at man år efter år prioriterede de frie grundskoler

uden også at prioritere folkeskolen så ved jeg godt

en skolepræmiepulje som skolevæsenet generelt set var imod og som ikke løftede folkeskolen generelt der er et tal i dag der viser at antallet af lærerstillinger er faldet markant over de sidste fire år jeg kunne godt tænke mig om vi fremadrettet kunne lave en politik hvor vi både har stærke frie grundskoler men hvor vi også styrker folkeskolen

også giver folkeskolerne meget mere frihed end de har i dag

på de frie grundskoler

er mere interessant end en eller anden ensidig debat om hvad

har det været vigtigt for sf de sidste fire en halv år at få styrket tilsynet det er lykkedes ad flere omgange med et bredt flertal herinde vi har fået lavet flere uanmeldte tilsyn vi har fået ansat flere personer i styrelsen for undervisning og kvalitet og vi har fået strammet lovgivningen

nu lykkes vi så med vores næste sag som også har været vigtig for os nemlig at styrke elevrettighederne på de frie grundskoler

at få indrettet et socialøkonomisk tilskud

et stort socialt ansvar og straffer dem der ikke gør der er masser af friskoler og private skoler som løfter et socialt ansvar og lad da dem få mere mens dem der ikke gør dem der ikke tager et socialt ansvar skal

det fik vi skrevet ind i forståelsespapiret og vi glæder os til at få den debat om hvordan vi kan indrette

jeg noterer mig i øvrigt at både friskoleforeningen og privatskoleforeningen også har meldt sig ind i den debat og sagt at det vil

vi skal styrke folkeskolen mere økonomi mere frihed vi skal have stærke frie grundskoler der har den samme frihed som de har i dag med et ordentligt økonomisk grundlag

de seks og halvfjerds procent ikke hellige vi vil gerne have et socialøkonomisk tilskud

den her folketingsperiode hvor man forhåbentlig kan få lavet en god skolepolitik både for de frie grundskoler og for folkeskolerne

at indikere at man sådan set ønskede

at der skulle være ro omkring den økonomiske situation på de frie grundskoler

der står intet i beslutningsforslaget som er i modstrid med

sfs ønske om at der skal ske en anden omfordeling end den der er i dag det står der intet om

præcis sfs argumentation for at stemme imod

nemlig at man ønsker ro og stabilitet omkring økonomien

aldrig været et helligt tal eller et mål

i forhandlingerne sammen med friskolesektoren og privatskolesektoren

kan lave et megagodt socialøkonomisk tilskud hvor man belønner dem der tager et socialt ansvar og straffer dem der ikke gør

vi stemmer for det her forslag så i stedet for at låse mig

jeg meget hellere ind og lave en rigtig god lovgivning der sørger for at få friskolerne og privatskolerne endnu mere med på det sociale ansvar

mellem fem og tres procent

halvfems procent

sf ikke vil stemme for

hvis vi finder ud af at seks og halvfjerds procent ikke

med det forslag der ligger her det er rigtigt at man med det her forslag en samlet omfordeling men vi vil have mere frihed end det når vi sidder

man stå sig bedre altså jeg synes jo at man skal gøre det der intuitivt må være det rigtige og det er jo

stemme for det der er ens egen politik så

jacob mark ikke lige forklare mig eller bare uddybe hvorfor sf ikke vil stemme for sin egen politik i

sfs politik de sidste fire år

og de der seks og halvfjerds procent er ikke et helligt tal for os det jeg håber vi kan ende ud i er et bredt forlig på tværs af folketingets partier hvor man får lavet en omfordelingsmekanisme der er endnu mere social end i dag og hvis det der skal til for at lande det er at vi lander på fire og halvfjerds procent eller fem og halvfjerds

det er i øvrigt det sf hele tiden har sagt men vi har ikke villet lave en generel grønthøsterbesparelse

så fik vi jo ikke vores socialøkonomiske tilskud

ude i offentligheden at man ikke ønsker at nedsætte koblingsprocenten der er

er svært lige at forstå for almindelige mennesker

gerne spørge om noget helt andet og det er

har man jo fået koblingsprocenten tilbage

var og jeg forstår egentlig godt ordførerens

bare spørge på hvilket niveau ønsker man at investere altså i kroner og øre og vil vi se det afspejlet i den kommende finanslov

ikke afgørende for os at man lander på seks og halvfjerds procent det afgørende for os

det er ikke vores mål at spare på de frie grundskoler derudover er vi gået ind til finansloven med et bud på at man skal investere fire hundrede million kroner i folkeskolerne næste år og varigt en milliard

finansloven men jeg er overbevist om at der kommer et løft og også et markant løft til folkeskolen

ellemann jensen udgav jeg sidste år et politisk

og meningen med det politiske opslagsværk var at indvie

under beslutningsforslag kan man læse at der er en lang tradition for at stemme imod ting man sådan set er enig

tak for at illustrere den her fine pointe der er i vores opslagsværk om hvordan det politiske liv faktisk foregår altså at man med sindsro kan stemme imod ting man sådan set er enig i og så står der

det er der en lang tradition i folketinget for at godtage

dahl skriver godt og spændende jeg vil dog sige at

mai mercado sfs politik på friskoleområdet har de sidste fire en halv år hvor jeg har været ordfører været

2 at styrke elevrettighederne der er et lovforslag på vej og lavet et socialøkonomisk tilskud til gengæld har vi modsat

rimelig uhellige i spørgsmålet om koblingsprocenten vi vil gerne have

men det har ikke været et helligt tal for os at lande på seks og halvfjerds procent

som ordføreren netop har holdt et meget henført oplæg om

ret i at det er lidt besynderligt at man på den ene side tvinger den regering man er støtteparti for til at afmelde

friskolernes økonomi en skoleform man holder af men som man åbenbart ikke vil imødekomme

var en sejr for os under forhandlingerne at der skal indkaldes til

forhandlinger ovre hos og undervisningsministeren hvor friskolesektoren og privatskolesektoren skal inddrages med henblik

så selvfølgelig kæmper vi imod det

ved at stemme for det her forslag så vi gør det vi har aftalt i forståelsespapiret arbejder stille og roligt hen imod at få lavet et bredt forlig om et socialøkonomisk tilskud til gavn for friskolerne og privatskolerne og børnene

forslag har vi jo fået lejlighed til at tage endnu en runde i den tilsyneladende evigt tilbagevendende diskussion om

de frie skolers økonomi koblingsprocenten har

politisk slagmark og den diskussion vi har haft vi har også allerede set anstrøg af det i dag har haft

afsæt for en ideologisk og meget principiel debat om

de frie skoler vi har det sådan at

principiel debat har vi sådan set ikke noget imod det kan være ærgerligt hvis den

i for høj grad føres via stråmænd eller ved at skabe karikaturer af andres synspunkter og så argumentere imod dem

kan gentage sig så ofte

man sådan set selv er med til at skabe en betydelig usikkerhed om hvordan de frie skolers økonomi skal være

enhedslisten har vi som bekendt valgt at afvise regeringens forslag om at nedsætte koblingsprocenten til

at forringe friskolernes økonomi i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og vi har heller ikke noget ønske om at forringe friskolernes økonomi i de kommende år

deler

den bevægelse vi i de senere år

folkeskolen er et helt afgørende fundament for vores undervisningssystem det er en helt

kulturel institution i vores samfund og derfor er det bekymrende at rigtig mange forældre

folkeskolen til fordel for de frie skoler

er det også vores synspunkt

at vi i fællesskab løfter folkeskolen så vi gør den til et mere attraktivt valg for forældrene

er vores politiske målsætning

at vi får et meget kraftigt kraftigt løft af folkeskolen når det så er sagt

det vil være fornuftigt at vi kigger på hvordan midlerne så

mellem fri og privatskolerne det er allerede fremgået af debatten at

jo vidt forskellige tilskudsstørrelser

ude i landdistrikterne eller om det er en stor skole

være rigtig fornuftigt at kigge på fordelingen og vi har som flere allerede har været inde på

det politiske forståelsespapir om at vi skal ind at kigge på en omfordeling hvor vi blandt andet skal tage højde for gennem et socialt taxameter at give flere midler til de skoler der løfter et socialt ansvar og færre midler til dem der i ringere grad løfter et socialt ansvar jeg vil også godt sige når vi nu diskuterer det her at for os er det rigtig vigtigt at den diskussion kommer til at foregå i en meget tæt dialog med de organisationer der repræsenterer de frie skoler og privatskolerne jeg tror det vil være rigtig uheldigt hvis der bliver trukket nye modeller ned over fri og privatskolerne uden at vi meget grundigt har diskuteret det med dem og uden at vi har forsøgt alt hvad vi

en konsensus med den frie skoleverden om hvordan

det er i hvert fald vores intention så vil jeg også sige at vi ikke har noget ønske om at lade liberal alliance sætte præmisserne for den debat

glæde herre henrik dahl at så får han lejlighed til at gøre

vi mener ikke at koblingsprocenter er båret ned fra bjerget på stentavler til gengæld har vi den opfattelse at det er vanvittig vigtigt at vi ikke forringer de frie skolers økonomi

stå fast på og vi vil så i den videre politiske debat forfølge spørgsmålet om hvordan vi sikrer en bedre fordeling skolerne imellem og hvordan

vi og det er nok vores allervigtigste mål i den periode

forældrene i højere grad betragter den som et attraktivt førstevalg

sige at i vil inddrage

jeg synes jo det bliver sådan lidt uldent

et nybrud at nu skal det lige pludselig handle om ikke at ville stemme for et politisk forslag fordi det ikke må være på liberal alliances præmisser

og så stemmer man jo for dem hvis man enig

enig i det beslutningsforslag der ligger

fastholder koblingsprocenten på det nuværende niveau

i betragtning af at man for ikke ret mange uger siden

at sænke koblingsprocenten man må jo sige at herre ole birk olesen som nu er gået

mellem mellem folkeskolen og de og de frie skoler måtte vi komme igennem med vores målsætning om at at der tilføres rigtig rigtig mange penge til folkeskolen så kan det da være noget

måtte være til diskussion på et tidspunkt

også sige at det der med at fortælle os at det her vil være med til at skabe ro

dahl tidligere har udtalt om hvad der skal ske med koblingsprocenten hvis det står til liberal alliance det kunne man jo læse

på drs hjemmeside tilbage i maj

der skulle koblingsprocenten sættes op til firs

så det er jo ikke ønske om at prøve at skabe ro og konsensus det er et forsøg på at fastlåse koblingsprocenten i

situation og så i øvrigt give sig selv frit lejde til at ændre den i det øjeblik der kommer et andet politisk flertal det spil vil vi ikke være med

jo ulogisk og måske også

at nedsætte koblingsprocenten så virker det jo intuitivt

støtte et forslag som handler om at beholde koblingsprocenten på det nuværende niveau

da bare appellere til at man holder fast i sin egen politik og stemmer for det

kommende år jeg tror det er er rigtig vigtigt at

vi holder fast i at det der er kernen

for en økonomi der tilføres og måske virker det også sådan lidt jeg vil sige dobbelttydigt når man på den ene side fra et borgerligt flertal der glad har skåret ned

på folkeskolens økonomi gennem de sidste fire år med den stærkt afsmittende virkning det har i forhold til de frie skoler

så heroisk for de frie skolers økonomi jeg vil sige at den måde at håndtere den politiske debat på

og jeg er ikke sikker på at det måske er en super fin dag

af taktiske årsager stemmer imod et forslag man dybest set er enig

ude på den anden side af murene jo selvfølgelig

jeg vil høre lidt mere om enhedslistens skolesyn hvorfor går børn dybest set i skole

og deres egen udvikling som mennesker eller er det for

skal børn og i det hele taget mennesker uddanne sig for at udvikle sig

ikke bare på arbejdsmarkedet men i livet som sådan men samtidig har vi da også et samfundsmæssigt ansvar for hvordan vi vi uddanner det har da kolossal betydning for det samfund der omgiver os

skabe et stærkt velfærdssamfund hænger da sammen med hvordan vi driver uddannelse at vi sikrer at der er gode uddannelsesmuligheder for den enkelte så at opstille sådan en modsætning mellem det der er behovet for den enkelte

for den enkeltes udvikling og så de samfundsmæssige behov bliver efter min opfattelse en skæv vinkel vi skal tilgodese både den enkeltes behov

jeg synes bare ikke jeg får svar på det jeg spørger om

hvor langt ind i friskolerne skal staten trænge for at lave social ingeniørkunst

grænse her og stopper den sociale ingeniørkunst

forrige regeringsperiode vi har ikke noget ønske om at indskrænke skolernes frihed vi værner om de grundlovssikrede rettigheder vi værner om mulighederne for at drive frie skoler på et værdibaseret grundlag på et pædagogisk grundlag

når kommunerne udsulter lokale folkeskoler

de sager skal man jo nogle gange bemærke

bredden i folkestyret egentlig

erkendelse af at vi står vagt om det frie skolevalg og retten til at forældrene også kan vælge et andet tilbud til deres børn eller at man i landdistrikterne mange steder ikke har et andet alternativ end de frie grundskoler og det derfor er vigtigt at man ikke

derfor blev jeg egentlig så ked af det da jeg så hørte

bemærkninger og ordførerens

mod regeringens politik at nu er enhedslisten gået fra at være et oppositionsparti til at være et støtteparti

stemmer man ikke længere efter sin politiske overbevisning men efter sådan strategiske hensyn i relation til at man sidder og laver finanslovsforhandlinger og det synes jeg er

enhedslisten var sådan et principielt parti der ikke lå under for den form for doktrin og derfor bare spørgsmålet

fru ellen trane nørby kan sikkert også huske at da socialdemokratiet for et par år siden

stillede ændringsforslag til den daværende regerings

om at sænke koblingsprocenten fra fem og halvfjerds

der stemte vi imod nu hvor den socialdemokratiske regering har fremlagt et forslag om at sænke koblingsprocenten til en og halvfjerds

båret ned på stentavler den er også i dag sammensat sådan

generelle koblingsprocent er på fem og halvfjerds

der er knyttet til hele spørgsmålet om inklusion vi var egentlig ikke meget for at venstreregeringen satte koblingsprocenten op men da man så knyttede det til inklusionsformålet endte vi faktisk med at stemme for udmøntningen af det konkrete

hele argumentationen i svaret er jo

set at vi er enige om at der ikke skal ske forringelser på

og som netop siger at der ikke skal ske forringelser på de frie grundskoler og at vi derfor skal fastholde koblingsprocenten og derfor

en stor forundring over at enhedslisten åbenbart er gået fra at være et principielt oppositionsparti til at være et støtteparti

og det er der simpelt hen ingen grund til altså jeg er sikker på at fru ellen trane nørby også har aftalen af den treogtyvende maj to tusind og ti hvor den daværende borgerlige regering besluttede at sænke koblingsprocenten først fra fem og halvfjerds pct så til fire og halvfjerds pct så til tre og halvfjerds

det som er vores holdning er vi mener ikke at koblingsprocenter er det eneste udgangspunkt man kan tage i forhold til de frie skolers økonomi men fru ellen trane nørby kan tage mit ord på

intet ønske om at forringe de frie skolers økonomi

ikke at støtte det her forslag

har gentagne gange gjort det klart at man ikke ønsker at forringe forholdene for

friskolerne og de private grundskoler når man vil det og vi siger også

som sådan set passer meget godt med hvad enhedslisten

hvad i alverden er det så der gør at vi ikke kan fastfryse det på det niveau og ligesom give skolerne den sikkerhed at de ved hvad de har at gøre med

helt tydeligt at den nuværende regering kun midlertidigt har sat det her i bero de har anerkendt at man ikke i den her finanslov kan gøre det men

vi sige nu vi sikrer skolerne faste forhold vi sikrer dem ordentlige forhold så kan vi komme

videre skolerne kan komme videre og regeringen

for hvordan pengene skal fordeles til de frie skoler så vil jeg også sige

været glædeligt hvis der også havde været et stærkt ønske om

at sikre økonomien på de frie skoler

er at tilskuddet til de frie skoler vil falde fordi den tidligere regering jo har forringet kommunernes økonomi

har forringet det økonomiske grundlag for folkeskolerne

økonomisk i de senere år får et gennemslag godt nok

med tre års eftervirkning på de på de frie skoler så det havde været dejligt hvis man i stedet for at drive ideologisk felttog på det her havde værnet om uddannelsesinstitutionernes økonomi

har et rigtig stort problem i forhold til at fordele de midler der er så vi kan sikre at alle kommuner kan opretholde en

folkeskole det er et helt problem for sig og det skal vi selvfølgelig have løst det går vi også ud fra at den nuværende regering tager fat på men jeg forstår stadig væk ikke

giver yderligere problemer hvorfor så ikke fastholde den altså hvad er enhedslistens argument for ikke at stemme for det her forslag andet end at det er liberal alliances

lægge præmisserne for de drøftelser vi skal have i det politiske flertal der består af regeringen radikale venstre sf og enhedslisten de sidstnævnte tre partier har insisteret på at der ikke skulle ske nogen forringelser af de frie skolers økonomi det har jeg en stærk forventning om at det sammenhold holder under hele den her regeringsperiode

der skal gøre sig gældende når vi her om lidt skal til at drøfte frie skolers økonomi

om end vi jo ikke binder os til kun at have en koblingsprocent på seks og halvfjerds pct da vi jo som bekendt har foreslået at hæve koblingsprocenten med et procentpoint yderligere målrettet til specialundervisning

set har skrevet at koblingsprocenten som minimum skal være på det nuværende niveau når vi bakker op om de frie skoler

skyldes det at der er mange forskellige årsager til at man som forældre vælger en fri skole til sit barn

og at der er en friskole som er skudt op i stedet og som altså er i nærområdet og der er for langt til den nærmeste folkeskole det kan også være at man

gerne vil vælge en særlig profil det kunne være at man synes at den pædagogik der er på

det kan også være man har brug for et skoleskift på grund af mobning og fordi

det sociale miljø der har været på skolen har været godt nok

sige meget klart at for os handler det meget om at folkeskoler og frie skoler

hinandens modsætninger og man skal passe på med at tegne det op sådan så de bliver hinandens modsætninger og derfor er det

så god og også lang debat her i dag hvor vi får diskuteret

i ministerens udtalelser i pressen som vidner om en form for fordomsfuld tilgang til de frie skoler ministeren har sagt i flere interviews at de frie skoler puger pengene de sidder på store opsparinger de vender fællesskabet ryggen og sandheden er jo nærmere at skoler som har store opsparinger eksempelvis har sparet op til dyre renoveringer eller

endda til nye bygninger det kunne eksempelvis være eksemplet med bordings friskole som sparer op til nye vinduer

ikke griskhed eller pengepugeri

rimeligt at skyde de frie skoler de motiver i skoene jeg tror faktisk at man

det skaber en rigtig stor usikkerhed derude når man anlægger så hård og så krigerisk en stil og så synes jeg egentlig også det var positivt at opleve

der var en nuanceforskel

bakkede op om at børn skal gå i skole for samfundets skyld og jeg hørte faktisk heller ikke herre jens joel sige at de frie skoler vender fællesskabet ryggen og

tankevækkende men selv om ministeren altså står alene i folketinget

være sådan efter de frie skoler også med det konkrete forslag om at nedsætte koblingsprocenten så skal man bare heller

der sidder mange forældre som lige nu er rigtig bekymrede for om deres børn kan fortsætte i den skole de har valgt i en rundspørge lavet af danmarks radio svarer seks og tredive skoler at hvis man man nedsatte koblingsprocenten til en og halvfjerds

de lukke og fem og tres skoler svarede at de ville være i fare for at lukke og det vidner jo bare om at man er meget nervøse

deres rolle i finanslovsforhandlingerne jeg synes jo det var befriende at de tre partier så

således at det nu er taget af bordet

at de frie skoler bidrager til fællesskabet

i dag har de frie skoler jo elever fra rigtig mange forskellige samfundslag og sådan skulle det

synes jeg fortjener ros tak for det

jakob sølvhøj at øvet kommer jeg kan godt forstå

at at man har kæmpet imod det her

i finansloven men det jeg ikke forstår og dér hvor jeg synes det bliver uldent er at man grundlæggende er enig i det politiske der bliver lagt frem og

som det blev sagt er liberal alliance som

forslaget undskyld mig

synes at vi i folketinget plejer at gå op i substansen vi går op i politikken

og til at handle om en masse

og det synes jeg egentlig ikke at det her forslag fortjener jeg synes heller ikke at alle dem som er involveret i friskolerne derude fortjener det så bare

beslutningsforslaget og at vi forbeholder os retten til at hæve koblingsprocenten på et senere tidspunkt

jeg har forsøgt at gøre meget klart fra talerstolen er at vi ikke har bestemte modeller

definitive men vi vil værne om friskolernes økonomi

at det er med til at skabe ro omkring koblingsprocenten når liberal alliance samtidig med at de fremsætter et forslag om at holde koblingsprocenten stabil

ordføreren herre henrik dahl at man mener at man skal sætte koblingsprocenten op til firs procent er det egentlig en måde

eller er det i virkeligheden bare udtryk for at man ønsker at

ideologisk debat i stedet for bare at nøjes med den første del nemlig at anerkende at enhedslisten sammen med det radikale venstre og sf

at fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau derfor burde det jo være enkelt at gå til jeg synes det bliver

politiske værdigrundlag over bord og som ikke stemmer efter deres overbevisning men lige pludselig af taktiske hensyn for at please en regering må man vel formode eller for at udskamme et parti som

forslag vælger at stemme imod noget

i substansen grundlæggende og holdningsmæssigt faktisk er enig

os at de midler der kommer ud til de frie skoler

forringes og jeg kan jo så høre at jeg kan glæde mig ved

hvis nogen skulle forsøge at skabe et flertal der var for at forringe de frie skolers økonomi

det konservative folkeparti og enhedslisten og det må vi jo så glæde os over jeg tror ikke det bliver nødvendigt

har landet den her diskussion med socialdemokraterne og vi ser så frem til en rigtig god diskussion om

var i sit oprindelige dna at man stemmer for de forslag som man er enige i og imod de forslag som man er uenige i

nogen konkrete modeller i det her der ligger jo alene i beslutningsforslaget

fastholder koblingsprocenten på de seks og halvfjerds

procent plus en social procent så de underliggende modeller er jo stadig væk til diskussion

tyngden ud af det argument som både sf

ind og prioritere det kan man jo sagtens gøre

friskolerne er for alternativet en væsentlig del af den danske uddannelsesverden og eneste mulighed for en lokal skole i nogle landområder børn er meget forskellige og nogle passer godt ind ét sted andre et andet vi har også som forældre forskellige ting vi mener

er vigtige for vores børn og børn lærer forskelligt og skoler er forskellige i forhold til hvordan de underviser

at hvis et barn mistrives og ikke passer ind i en kommunal skole er der mulighed for at skifte til en friskole mine tre børn har selv gået på rudolf steiner

børn ind igennem årene som ikke

jeg har omvendt også set børn for hvem steiner skolen ikke var det rigtige

flyttede til en anden skole ikke mindst

det her vigtigt at vi fastholder koblingsprocenten i forhold til de små kommuneskoler der nu er blevet til friskoler og som er lukningstruede hvis koblingsprocenten bliver sat

siden to tusind og syv har vi netop set lukning af mere end to hundrede lokale folkeskoler i landdistrikterne heldigvis er man flere steder gået sammen og har startet en friskole som betyder at man i disse områder

synes vi at alle dem der vil skal have lov til at

friskole men vi skal samtidig også have en rigtig god folkeskole man skal ikke vælge friskolen fordi den kommunale er dårlig

desværre en tendens til efter skolereformen at forældrene vælger den fra blandt andet på grund af for lange skoledage for få lærere for mange tests og for dårlig inklusion

måske ikke være den her stigning i dem der vælger friskolerne

at vi kunne få en bedre folkeskole at vi sætter meget mere fri

de får lov til at bestemme mere selv vi støtter at fastholde koblingsprocenten

skolevæsen lige efter valget i

politiske ordfører fru pernille skipper til bords

lejlighed at hvis det var hårdt og være et presset støtteparti kunne jeg altid

øl og et trøstende ord på sit kontor vi blev et presset støtteparti i den valgperiode der fulgte men vi fik også rigtig meget at lave så jeg fik aldrig henvendt mig på ordførerens

drukket en øl og jeg fik aldrig et trøstende ord så hvis herre jakob sølvhøj synes det er hårdt at være et presset støtteparti og trænger til et trøstende ord

ved han nu hvor han kan henvende sig for at få en øl og et sådant

trøstende ord det har jo på

det vi jo navnlig har fået belyst er jo den her særlige opfattelse i socialdemokratiet af at forholdet mellem friskolerne og folkeskolerne er

friskolerne skal have det godt så har folkeskolerne det dårligt og hvis folkeskolerne har det dårligt så har

det radikale venstres ordfører fru marianne jelved har gjort opmærksom på

friskoler jo en frihedsrettighed som det selvfølgelig ikke giver nogen

så har borgerne ikke noget at have deres

har der været to bærende søjler i vores system den ene var at vi skal have en befolkning som består af oplyste mennesker og fordi det er vigtigt at befolkningen består af oplyste mennesker

pålægges alle forældre en pligt til at lade deres børn undervise men det er jo ikke sådan at vi skal være robotter i konkurrencesamfundet eller hvad man nu sagde i atten hundrede tallet det er selvfølgelig hvis man er økonom eller lignende også vigtigt for samfundet og staten at humankapitalen er velkvalificeret og udvikler sig og så videre men staten har altså ikke monopol på den oplysning der er så vigtig for alle og derfor fik vi den første lov om friskoler i

ser vi nu hvordan oplysningen

til fordel for verdensmålene det er en en statslig ensretning som det er svært at acceptere og som ikke ville eksistere hvis vi havde frie universiteter det har vi ikke og derfor må folk der går på universitetet finde sig i den her ensretning men en sådan ensretning

at borgerne skulle acceptere på skoleområdet og derfor har vi den

er jo at forslaget om at forringe de frie skolers økonomi er taget af bordet det

mindes jo næsten salig niels helveg petersens ord om at man kan få folk til næsten hvad som helst i politik

forringe friskolernes økonomi det er også vores idé så vi er selvfølgelig

beklager vi naturligvis rigtig meget den principfaste opposition

som gjorde det hårdt at være støtteparti og regeringsparti i sidste valgperiode har fået uld i mund der skal ikke være nogen forringelser men man vil heller ikke garantere at der ikke kommer nogen forringelser sådan er det nok at sidde med magten der følger et vist kvantum

så det vil jeg såmænd bare notere mig og ikke

selvfølgelig rigtig gerne

de findes

er altså en falsk modsætning mellem den frie skoleform og det

at forholde sig til begge dele samtidig det som vi er skeptiske over for

er noget ganske andet men det har vi også fået frem i debatten i dag det er meget positivt og det er at for regeringen og

med socialdemokratiet i spidsen handler det jo ikke om børnene men det handler om social ingeniørkunst det er hele tiden den sociale ingeniørkunst der bliver bragt i spil og det der er en torn i øjet på regeringen og regeringspartierne

er at man ikke kan komme langt nok ind på friskolerne og lave social ingeniørkunst de skal yde mere for den sociale ingeniørkunsts skyld for at få nogle nøgletal i nogle statistikker til at passe bedre sammen og derfor skal der inddrages irrelevante eksempler og meget meget sjældne og specielle privatskoler for at illustrere nogle pointer der ikke holder børn går ikke i skole fra statens skyld de går i skole for deres egen skyld for at blive oplyste mennesker for

og det synes jeg vi skal holde fast i det er der heldigvis også flere ordførere der har sagt så vi glæder os selvfølgelig over at bundlinjen

er at forringelsen af friskolernes økonomi er taget af bordet det er rigtig rigtig godt og det er vi selvfølgelig glade for jeg vil gerne slutte af med at sige noget der er lidt paradoksalt i forhold til

er noget ideologisk korstog mod folkeskolen vi vil gerne hjælpe men vi vil ikke hjælpe i forhold til folkeskolen for at være samfundsingeniører men fordi det er godt for alle børn at gå i en god skole

og få en snak om hvordan man ikke blev en presset opposition

det bliver vanskeligt for jer nok umuligt for jer at lave en finanslov hvis i vil insistere på at få jeres model igennem for de frie skolers økonomi

vil undlade at trykke på knappen igen det kan jo misbruges så måske vil jeg gøre det alligevel

bare slutte debatten af med at glæde os over at det der er kommet ud af debatten op til dagen i dag er at vi har fået afværget et forsøg på at forringe de frie skolers økonomi

er vi glade for og det kan jeg høre at

føler at man er et presset støtteparti eller ej skal man jo nok tage efter næste valg og ikke på det her tidlige

jeg foreslår at forslaget henvises til børne og

af en aftale om vandsektoren som et bredt flertal af folketingets partier indgik i november sidste år det er en aftale hvis overordnede formål er at fremtidssikre vandsektoren til gavn for forbrugere virksomheder og samfundet anden etape vil så efter planen være at komme med lovforslag der forventes fremsat

socialdemokratiet bakkede dengang som nu op om aftalen lovforslaget indeholder en række elementer for det første giver forslaget hjemmel til at ministeren og forsyningssekretariatet kan forberede og implementere

den politiske aftale fra november sidste år for det andet giver forslaget mulighed for at mindre forbrugerejede vandselskaber i tråd med indholdet i den politiske aftale kan vælge at træde ud af den økonomiske regulering og skattepligt hvis et flertal af forbrugerne ønsker det hvis et vandselskab i denne kategori vælger at træde ud af den økonomiske regulering træder man også ud af selskabsskattepligten og får derudover i en årrække mulighed for at træde ud uden ophørsbeskatning for det tredje justerer

forslaget reglerne for hvornår et vandselskab bliver omfattet af vandsektorloven og dermed den økonomiske regulering fremover bliver det sådan at man som vandselskab ikke automatisk bliver omfattet alene fordi man i et enkelt år har et udsving i sit vandforbrug eksempelvis som følge af en længere tørkeperiode i socialdemokratiet bakker vi som sagt op om den politiske aftale om vandsektoren som blev indgået sidste år

morten messerschmidt dansk folkeparti

tilladelse fra formanden til her inden jeg kommer med mine bemærkninger om selve lovforslaget at sige en varm tak for alle de hilsner tanker og blomster der i den seneste tid er strømmet min familie i møde det har betydet uendelig meget for hele familien og viser at der ud over de politiske uenigheder også her på christiansborg findes et grundlæggende kammeratskab

medmenneskelighed selv når det umenneskelige viser sit ansigt det har varmet og rørt os og derfor vil jeg gerne på min families vegne sige en dybfølt tak til alle der har vist os venlighed

vender jeg mig selvfølgelig mod det lovforslag som

delvis implementering af den aftale vedrørende vandsektoren som blev indgået af et meget bredt flertal af folketingets partier i slutningen af to tusind og

et år siden dansk folkeparti kan tilslutte sig den effektivisering af vandsektoren

virksomhederne og samfundet i det hele og det forventes at effektiviseringspotentialet kan være

milliard kroner i årene frem det er godt og det er nødvendigt at en så central del af vores infrastruktur hele tiden opdateres og sikres både økonomisk og teknologisk derfor glæder vi os også til at de følgende dele af aftalen kan blive fremsat den del vi står med i dag skal gøde jorden ved at sikre at man kan indsamle de data der er nødvendige ved at skabe overgangsordninger for økonomien og ved at sikre en række administrative lettelser

de mindre vandværker det er godt og det støtter vi

de kritiske bemærkninger

danske vandværker der er bekymrede for de økonomiske overgangsordninger det

en forventning om at ministeren også holder et skarpt øje med sådan at de potentielle ubalancer der kan opstå

og håndteret men alt i alt er det et fornuftigt lovforslag som derfor kan

fru signe munk

i dag er en del

som sf også er en del af

igangsat en analyse som skal ligge forud for implementeringen af

dækning af finansieringsomkostninger der er i høringssvarene et ønske fra de danske vandselskaber fra dansk industri og fra hofor om om det var muligt at fremskynde processen omkring implementeringen af resten af aftalen omkring vandsektoren det ville selvfølgelig være positivt hvis ikke kan lade sig gøre og vi håber derfor at

rejser danva også et spørgsmål om hvorvidt der er fejl i forudsætningerne for beregningerne af det generelle effektiviseringskrav der gives svar fra ministeriet til høringssvarene om at der er igangsat en analyse i forsyningssekretariatet som skal afklare spørgsmålene omkring udregningen af det generelle effektiviseringskrav vi vil blot opfordre ministeren til at se på tidsfristen for den analyse og også søge en en nærmere forklaring

man har udregnet det generelle

i forhold til de kritikpunkter der rejses

indeholder lovforslaget en mulighed for at mindre

man også får indsat en overgangsbestemmelse som sikrer

mindre vandselskaber ikke vil blive ramt af ophørsbeskatning

om lovforslaget som følge af at vi også er en del af

enhedslisten står fuldt ved den aftale vi er med i

når vi oplever de her ændringer for vores forsyningsselskaber hvor

så synes jeg det er lidt farligt hvis vi ender i noget som efterlader nogle dele af vores forsyningssektor i noget som er ekstremt præget af at man skal holde øje med nogle regneark og de rammer der er omkring det der synes jeg det er vigtigt også i det videre arbejde

en vandsektor vi vil have i fremtiden

opgaver den skal løse der står vi jo over for at vi har en øget forurening af vores drikkevand vi kæmper med at vi fortsat

ikke kommer frem til at rense vores drikkevand men iblander det noget der er mere rent end det der er mest forurenet vi har et kæmpe potentiale

gør muligt for vandsektoren

de så lige pludselig ikke må der synes jeg det er vigtigt at

en sektor i en eller anden jagt på at man har regnet sig frem til at

og mere grøn omstilling i fokus i

en virkelig progressiv vandsektor det er jo både vores

men det er sådan set også vores spildevandshåndtering og

ser nogle selskaber være rigtig dygtige til at få mere energi ud af spildevand end den energi man bruger på at håndtere det vi ser at vi er udfordret med øgede regnmængder

ændrede på betalingsvilkårene for at håndtere

kommunerne skal medfinansiere med fem og tyve procent

den slags projekter det vil sige at enten laver man ingenting eller også er det sådan at man vælger dyre løsninger hvor man så putter regnvand ned i i dyre kloakløsninger

for at lave om på nogle rammevilkår og det skal der virkelig være

sige overskud i de enkelte vandselskaber til

indpasse sig efter nye økonomiske regler

forsyningssektor som som udvikler sig og løser de udfordringer vi står med der synes jeg at det er dybt alvorligt at vi har et forøget forureningsproblem af vores drikkevand når man nu med

de seneste undersøgelser er begyndt at måle

ude i at det drikkevand som er lettere forurenet er blevet øget fra fyrre procent til tres

bare fordi man måler for flere stoffer det er dybt foruroligende og hvad er det

giftstoffer i små koncentrationer gør ved mennesker

det for nogle sygdomme vi har i hvor høj grad er nogle

set forårsaget af at vi har forurenet drikkevand jeg synes det er dybt betænkeligt derfor har vi brug for en drikkevandssektor som virkelig er på dupperne og som kan løse de her problemer og som kan sikre fremtidens drikkevand og som kan være med til

vi indvinder vandet fra og hvor grundvandet dannes

er al mulig grund til at tale en vandsektor op

både med hensyn til drikkevandsforsyningen og spildevandshåndteringen

selv om vi laver ændrede økonomiske vilkår

der er kendetegnet ved

stabil levering i høj kvalitet aftalen

og reguleringen skal bidrage til effektivisering af sektoren til gavn for forbrugerne virksomhederne og samfundet og videreudvikle det høje niveau for miljø klima service og forsyningssikkerhed samt understøtte teknologiudviklingen når den er til gavn for forbrugerne der er enighed om at der skal gennemføres en markant effektivisering af sektoren og det samlede

det var udgangspunktet

i to tusind og atten og det vi gør nu er at vi

implementeringen af en justeret økonomisk regulering af vandsektoren

vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og

i langsigtede bæredygtige løsninger som understøtter høj kvalitet i levering og miljø

på længere sigt får mulighed for at stille krav hertil således at effektivisering ikke sker på bekostning af forsyningssikkerheden og leveringskvaliteten formålet med lovforslaget er på kort sigt at sikre den nødvendige hjemmel til at klima energi og forsyningsministeriet og

som bliver udmøntet i et senere lovforslag lovforslaget gennemfører også første del af punkt fire i

for mindre forbrugerejede vandselskaber lovforslaget har således til formål at give de mindre forbrugerejede vandselskaber mulighed for at opnå administrativ ledelse ved at træde ud af den økonomiske regulering og selskabsskattepligt

jo så et af de partier der ikke er med i aftalen og derfor da jeg skulle finde ud af hvordan vi skulle

der stod så håndskrevet hen over den her aftale at man godt nok

der er nogle nogle ting i i høringssvarene som er værd

horisonten for hvor hurtigt det her skal gå

det ser vi frem til ligesom at få svar på før vi kan tage endelig stilling jeg vil sige at vi er lidt mere positive end vi var da aftalen blev lavet men men vi ser frem til lige

som lægger op til en mere effektiv drift af den danske vandforsyning til gavn for forbrugerne som på sigt vil kunne komme til at betale mindre for

en vandforsyningssektor som ikke er underlagt rigtig konkurrence så må vi ved lov vedtage at den skal gøre det bedre ideelt set bør vi i stedet have noget mere konkurrence på området

ligesom man kan købe sin strøm hos forskellige producenter af strøm som så benytter sig af et fælles net

fælles vandforsyningsnet hvor forskellige udbydere af vand

leverer vand ind i systemet som svarer til den

de har solgt til forbrugerne det er jo den vej man burde gå i danmark

det ville liberal alliance foretrække men når

på vegne af vores klimaordfører ida auken

en implementering af den meget brede politiske aftale om økonomisk regulering af vandsektoren der blev indgået i

og atten mellem så vidt jeg kan se alle partier undtagen alternativet på det tidspunkt vi er

en del af aftalen og vi glæder os over at den nu endelig implementeres især er vi glade for at de mindre selskaber kan slippe for bureaukrati vi skal sætte pris på de frivillige kræfter der sikrer billigt og sikkert vand til forbrugerne samtidig giver den samlede pakke mere fleksible rammer hvilket er godt vi havde gerne set at vi fik implementeret den samlede aftale noget hurtigere end det er tilfældet

og bemærkningerne til lovforslaget lovforslaget er første del af gennemførelsen af den brede politiske aftale om en justeret økonomisk regulering af vandsektoren fra to tusind og atten om to år følger anden del som udgør hovedparten aftalen fra og atten sigter mod at indføre mere fleksible økonomiske rammer der tager højde for skiftende investeringsbehov

både i forhold til levering og miljø samt lave priser til forbrugerne fokus på forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed styrkes så effektiviseringer ikke sker på bekostning af forsyningssikkerheden og leveringskvaliteten først og fremmest er hovedformålet med lovforslaget at der på kort sigt sikres en række nødvendige hjemler i reguleringen for at forberede de ændringer i den økonomiske regulering der skal fremsættes i to tusind og en og tyve for det andet gennemfører lovforslaget den del af den politiske aftale som giver giver mindre forbrugerejede vandselskaber mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og selskabsskattepligt for derved at opnå administrative lettelser undtagelsesmuligheden indføres nu for at skabe klarhed om hvilke selskaber der træder ud og hvilke selskaber den nye regulering skal indrettes efter derudover indeholder lovforslaget en overgangsregel

udtrædelsen af den økonomiske regulering i en begrænset periode kan ske uden ophørsbeskatning for det tredje indeholder lovforslaget en justering af reglerne om hvornår et vandselskab bliver omfattet af vandsektorloven så reglerne i højere grad tager højde for usædvanlige udsving i den årlige debiterede vandmængde for eksempel på grund af tørke vi så sidste år hvordan vandforbruget steg under den tørre sommer og det medførte at nogle selskaber der i dag er så små at de ikke er inkluderet i den økonomiske regulering pludselig risikerede at blive inkluderet i reguleringen på grund af et

højt vandforbrug i et enkelt år og det var altså selv om deres vandmængde ville gå tilbage til normalen det næste år og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt det løser vi nu ved at selskaberne først

udvalgsbehandlingen af forslaget hvor vi selvfølgelig også vil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

forhandlingen er åbnet fru anne paulin socialdemokratiet

ifølge ifølge direktivet skal der indgå ti procent vedvarende energi i transportsektoren i alle eu lande i

og tyve og det er denne målopfyldelse som lovforslaget vil sikre ved at hæve iblandingskravet for bæredygtige biobrændstoffer fra fem procent til syv

vigtigt at vi lever op til vores forpligtelser i forhold til ve direktivet og derfor støtter vi op om den løsning som lovforslaget indebærer samtidig er vi dog optaget af der findes en

bedre og mere langsigtet løsning på anvendelsen af biobrændstoffer og ve i transportsektoren derfor er det fornuftigt at det hævede iblandingskrav kun gælder for en

årig periode mens der arbejdes på nye tiltag som har større reel klimaeffekt i transportsektoren kravet om ti procent ve i transportsektoren i

har været kendt stof i mange år

finder vi det også ærgerligt at den tidligere regering ikke udviste rettidig omhu så ve direktivets mål kunne opnås på en mere hensigtsmæssig måde men som sagt støtter vi lovforslaget da vi mener at det er vigtigt at vi lever op til de aftaler som vi har indgået

at leve op til og det er indskrevet i energiaftalen fra to tusind og tolv at at man skulle gå efter de her ti procent vedvarende energi

der var indkaldt til brede forhandlinger enhedslisten deltog også i de forhandlinger

da var det meget svært at få regeringen til at prioritere en elektrificering af

samlede transportsektor der blev drøftet flere elbiler elbusser ladestandere

at der slet ikke blev lavet en aftale

som kunne have rykket i den rigtige retning er ordføreren enig i at en elektrificering af vores transportsektor som

målopfyldelse nærmede sig og jeg er også enig i de betragtninger

vi skal have kigget på hvordan vi langsigtet sørger for at få

elektrificeringen af transportsektoren det er jo også en del af det forståelsespapir

blev lavet i juni måned at elektrificeringen af transportsektoren er meget meget væsentlig så

og ordføreren brugte altså også den her betegnelse bæredygtige biobrændstoffer

bruge nogle andre betegnelser når der egentlig er tale om at det er fødevarer som rapsolie

sojaolie og palmeolie som man kunne bruge i fødevarer

italesætter det som værende bæredygtigt hvis man putter det i tanken på en dieselbil

kan man sige den europæiske betegnelse i forhold til til eu men jeg kan

det er jo rigtigt nok at der er en meget stor forskel på

den bæredygtighedsprofil som de her forskellige biobrændstoffer har

ikke måtte have gjort men det er jo alt andet lige lidt mere interessant at kigge fremad al den stund det er den mulighed vi har for at påvirke

nogle ting som kommer til at ske per første januar i forhold til elektrificeringen af transportsektoren der er nogle lempelser i elafgifter til elbiler der er nogle

reduktioner i registreringsafgifter til elbiler osv hvor vi endnu ikke har hørt hvad regeringen vil på de her områder der ville det jo være rart

sikkert mere intime forhold til regeringen end undertegnedes her i dag kunne løfte sløret for om regeringen fremadrettet kommer med nogle initiativer der vil gøre det muligt bare at

som ikke er så god som den kunne have været hvis der var udvist mere rettidig omhu i forhold til

kommentarer til de konkrete forhandlinger men jeg kan jo selvfølgelig garantere

at regeringen og socialdemokratiet er dybt optaget af hvordan vi sikrer

en langsigtet grøn omstilling af vores transportsektor og der er ingen tvivl om at den stop and go tilgang som der i høj grad har været til

besværliggør at vi kan have nogle gode rammer for virkelig at få sat skub

den grønne omstilling af transportsektoren så

det er jo sådan at det tidligere flertal i folketinget

en ret omfattende og ambitiøs transportaftale der dels skulle reducere køerne på motorvejene

på på jernbanenettet den aftale er mig bekendt

taget af bordet af den nye regering en regering som fru

hvad der foregår i transportministeriet i forhold til at få en ny aftale på banen som kunne fremme mobiliteten og dermed nedbringe

grøn omstilling og fortsat

overbevist om at det bliver en stor diskussion

i det kommende år så

kommer fra danmarks liberale parti venstre og jeg skal byde velkommen til fru

nu skal man gå i gang med nogle langsigtede løsninger der skal indkaldes

altså venstre har lige haft statsministerposten i fire år vi har oplevet at

så havde et mål om en halv million elbiler

kom han og sagde at venstre gik ind for en million elbiler spændende

skulle ske noget og så blev der indkaldt til nogle drøftelser om

i lang tid og der var over tres bilag til den sag

endte ikke engang med en aftale med dansk folkeparti man gjorde intet og det vil sige at det problem som den nuværende

og kun kan finde en løsning som er

biodiesel i tanken kan venstres ordfører ikke se at den her opgave skulle være løst i de sidste

ordføreren gør opmærksom på at oppositionen ikke var så velvillig

da have lavet en aftale med dansk folkeparti sidste år

imødekommet dansk folkeparti på nogle områder som vedrørte en

ikke se at det er et nederlag at man ikke kom i mål med noget som helst sidste år

i den forgangne folketingsperiode

i nyere danmarkshistorie noget mere velvilligt parlamentarisk støtteparti end dansk folkeparti der har båret den daværende regering igennem selvskabte plager igennem fire lange år

men det er måske altid nemmere at skyde med spredehagl når man ikke længere har ansvaret det skal jeg ikke komme nøjere ind på her det er jo en barok situation vi befinder os i det siger sig selv men det ændrer jo ikke på

grundlæggende fornuftigt over at vi får gjort transportsektoren i danmark fossilfri der er en helt åbenlys miljømæssig gevinst ved det

og dør af

dieseldrevne tog det gælder de svinende krydstogtskibe der lægger til ude i vore havne det gælder fly og så videre vi har en klar forpligtelse jeg vil kalde det en bunden opgave til at sikre

den velsagtens eneste del

og tyve siger eu leve op til et meget højt reduktionsmål

så kender vi eu igen men det ændrer ikke på at målet jo er rigtigt om det så er højere tvungen iblanding om det er en elektrificering

men netop derfor er det også afgørende at vi er åbne og at vi

i fremtiden og derfor er vi som jeg nævnte over for socialdemokratiets ordfører ærgerlige over at vi ikke ovre fra det tillukkede

på elbilsområdet jeg forstår godt ressortinddelinger

men det ville være dejligt når vi har et så bredt energiforlig og når der tegner

regeringens ønske om at

så bare kunne få en lille smule information den anden vej

engang de partier der er til stede ovre i finansministeriet ved noget som helst om hvad der foregår og det er en skam derfor vil vi godt i dansk folkeparti afvente behandlingen de næste to gange for at se om vi måske i løbet af de uger der kommer til at gå kan blive lidt klogere på den brede tilgang fra regeringens side til hvordan man vil løse

problemer vi har i transportsektoren ikke fordi vi ikke

de skal løses som sagt er der miljømæssige og sundhedsmæssige og sådan set også på den lange bane jo sikkerhedspolitiske interesser i det her altså formår vi i danmark

gå foran i forhold til en elektrificering eller en anden form for omstilling af transportsektoren så

vi ikke længere skal have olie i tanken

det så er benzin eller diesel så trækker vi jo også bundproppen ud under de mellemøstlige terrorregimer de er entydigt baseret på indtægter fra oliekilderne det ville være en fantastisk forbedring for freden og sikkerheden og lykken i verden så hele den her bevægelse i retning af at blive mindre afhængige af kul gas og olie er godt for vesten for danmark og derfor er vi også positive over for alle de tiltag der kan være men vi vil gerne vide lidt mere inden vi træder fuldstændig op på piedestalen sammen med ministeren

og diesel en sådan forandring er ikke alene godt for klimaet det vil også give markant renere luft i vores byer

transportsektoren måske nærmere tværtimod

iblanding af biobrændstoffer for ikke at bryde loven forhandlingerne har i sig selv været et uskønt forløb der bærer præg af at man skal nå en løsning inden

vi vil derfor gerne opfordre til at vi ikke får den slags forløb igen det er bedre at folketinget bliver inddraget tidligere og at vi kan få et forhandlingsforløb som både vi som politikere og befolkningen kan være tilfredse med og selvfølgelig en ramme for hvad virksomhederne skal forvente det eneste gode ved det her er at det kun gælder i

vi har i det hele taget brug for en ny måde at regulere vores transportsektor på der er fokuseret

både i arbejdet med en klimalov og klimahandlingsplan og i de igangværende finanslovsforhandlinger hvor vi er kommet med forslag om en pulje med det formål at få det offentlige til at køre grønt samt forslag om en sikkerhedsplan for elbilerne der sikrer de lavere afgifter indtil et nyt afgiftssystem er

bryder eu reglerne for niveauet af vedvarende energi i transporten

en lappeløsning fem minutter i lukketid

flere ordførere heroppe har klarlagt kunne

og fremtidssikret løsning for

og jeg håber at den her proces og den debat vi har i dag er noget vi alle sammen kan lære af hvis vi ikke får truffet langsigtede beslutninger om den grønne omstilling ender vi desværre i situationer hvor vi kan risikere at skulle træffe nogle forhastede og trælse

det lovforslag vi står med her er ikke i vores optik det der kommer til at fremme den grønne omstilling af transporten

og vi i fællesskab har forsøgt at strikke en løsning sammen hvor man forsøger at minimere risikoen for en øget efterspørgsel af det særlig klimaskadelige palmeolie til iblanding i diesel

men det er jo ikke en langsigtet løsning og derfor har det været vigtigt for sf i forhandlingerne at få skrevet ind i aftalen at det vi skal gøre fra næste år er at få sat os sammen og kigget på en aftale hvor der kommer fokus på at vi får en langsigtet løsning hvor vi skal have ve

også godt at det her lovforslag blot gælder i det år hvor direktivet

er klima og energiministeren jo ikke udelukkende minister

han er også sparekassedirektør og ude at låne

af den pulje det vil sige der er syv og tyve million kroner mindre næste år til

at vi står sammen på næste energiforligsmøde det næste møde er

så lad os da få taget hul på hvordan de her

bruges inden ministeren kommer til at låne flere af de penge så

vil ordføreren være med til at vi presser på for at den grønne pulje til kollektiv transport

i den grønne transportpulje under energiforliget til at dække omkostningerne ved den her aftale det har ikke været sfs ønskelige udgangspunkt men det har været sådan kompromiset måtte

så vil der stadig være nogle penge tilbage i den grønne transportpulje og dem håber jeg vi i fællesskab i energiforligskredsen kan få fordelt på den mest fornuftige måde så det får fremmet grøn omstilling af transporten

grund af den tidligere regerings forfejlede politik på det her område

ikke se at vi skal i gang med den her elektrificering hurtigst muligt

de penge der ligger i energiaftalen det handler

om en grundlæggende elektrificering af vores jernbaner igennem vores infrastrukturinvesteringer det handler om hvordan vi får

understøttet elbilsalget og så handler det selvfølgelig også om at vi tilskynder

busser i de næste udbud de skal lave

at understøtte det økonomisk så jeg synes vi skal i gang flere steder

jeg deler fuldstændig ordførerens

bliver større når man vedtager det her lovforslag

på jeg synes det er lidt grotesk når man sådan hører om de her finanslovsforhandlinger og de små beløb der er i det hvor svært det er at trække penge op af de forskellige reserver og cigarkasser på trods af at vi har en

meget svært

ud af at imødekomme eus krav og bruge to hundrede og ti million på det hvis man virkelig vil kan man åbenbart

med noget hvor det er afgrødebaserede biobrændstoffer man

det fødevarebaserede biobrændstoffer det er måske et bedre

set rapsolie sojaolie

åbenbart ikke så meget palmeolie som kommer i tanken

og der står det nævnt ganske kort

vedvarende energi i transportsektoren

at man kunne lave aftaler hvor man satsede mest på den kollektive trafik man kan lave aftaler hvor man satser meget på de kommende elbiler

altså haft en borgerlig regering i fire år som jo har gjort det stik modsatte når man kigger i

man har nedsat afgifterne så folk har haft råd til at købe større biler

at arbejde så meget for at nedbringe registreringsafgifter ja man kunne jo have taget teten og fået elektrificeringen af samfundet til at komme op i gear

tidligere statsminister i åbningstalen i

nu skulle til at være en million elbiler det var for at være dobbelt så god som socialdemokratiet som på det tidspunkt kun havde en halv million elbiler i deres visioner

en forventning om at der skulle ske noget

set ville gøre noget i forbindelse med at man startede nogle forhandlinger om en grønnere transport det kørte i oktober november sidste år der var masser af bilag det var alle partier

der blev svaret på rigtig mange spørgsmål og det drejede sig jo blandt andet om elbusser om hvordan vi kunne sikre ladefaciliteter for elbusser hvordan vi kunne fremme at forskellige dele af bilsektoren blev omstillet til elbiler der var også spørgsmål om at der kunne være nogle ting som som generelt kunne fremme at

det lykkedes så ikke at lave en aftale med da daværende opposition på det tidspunkt det lykkedes ikke engang at lave en aftale med df så man lavede intet man lavede intet der

trække i den rigtige retning i det sidste år

en venstreledet regering havde magten

de forskellige direktiver i eu

i forbindelse med udvalgsbehandlingen af den her sag skal have en liste over hvilke

er blevet startet sanktioner mod danmark traktatkrænkersager

ser da også at det kunne være udfordrende for ministeren

under udvalgsbehandlingen men jeg synes faktisk at det er lidt absurd at opleve at man vil gøre så meget for at overholde det her direktiv

at man godt ved at der er en række andre europæiske lande

i udvalget og der er en spørgefrist på godt en uge vil være mulighed for at få vendt den her sag en ekstra gang og se

er en bedre løsning end at satse så massivt på at fødevarebaseret biobrændstof kommer i tanken på de danske biler

har diskuteret at rigtig meget mere kunne

i dag men jeg vil nu alligevel gerne spørge om det virkelig er rigtigt at det er enhedslistens politik når der er grøn eu regulering som

med nogle løsninger her omkring at fødevarebaserede biobrændstoffer skal øges ned i tanken som vi synes er det helt forkerte virkemiddel jeg

tilfælde hvor vi kunne sige det bliver lidt dyrt men vi står inde for den måde man handler på og så

meget frem til at vi får de her drøftelser af hvorfor der ikke er startet sager mod danmark

overtrædelse af vandrammedirektivet

de direktiver der vedrører luftkvaliteten

biodiversiteten er i tilbagegang i danmark og man kører videre med den landbrugsproduktion som er en del af problemet

vedrører vores fælles miljø og også miljøforhold som er grænseoverskridende skal vi gøre

lidt ærgerlig situation men det kunne jo også være alle mulige andre

det skal vi så også bare godtage det hvis andre lande ikke lever op til de her forpligtelser og aftaler som man har

habitatdirektivet og vandrammedirektivet

set fik en bedre kvalitet vi går også ind for at vi kommer frem til reel vedvarende energi i transportsektoren men problemet er bare

jo ikke en løsning det er en molboløsning for en år

en og halvtreds omfatter

eu direktivet på de ti procent de resterende to

af jernbane og vejtrafik

kunne vi have ønsket os at vi var længere på nuværende tidspunkt så vi ikke talte om ti

i øjeblikket på området senest i går viste man et forsøg fra tyskland

lastbiltrafikken hvor man havde elektrificeret en vejstrækning så man kunne oplade

udelukkende kører på batterier det vil sige at vi kan blive fri for elektrificering på

der findes en fabrik i tyskland som er rigtig gode til det her der opstår

nye muligheder og derfor tror jeg det er godt at vi ikke er sprunget på det første det bedste men at vi

meget meget tæt og jeg glæder mig da til

er jo prisen der er afgørende plus at man

elbil som måske om et år eller to er ethundredetusind kroner billigere alt det er vi oppe imod så

bringer og det går rigtig rigtig stærkt

må få tilpasset det her med de ti procent og dermed også leve op

til direktivet og så må vi

transportområdet for der er virkelig virkelig mange mange muligheder en af de ting

vi holder fast i iblandingskravet på andengenerations

af moderne art på det her område og jeg tror at på den lange bane

derfor er det vigtigt for os at vi i danmark

at vi lige har været igennem fire år hvor der har været venstreledede regeringer hvor de konservative også var med i regeringen i en vis periode og at der var nogle drøftelser

om grønnere transport hvor det jo endte med at regeringen ikke formåede at lave en aftale nu står

ny bioethanolfabrik og så videre

det er med i energiforliget for to tusind og tolv

var kommet op på fire procent nu er den kun på to

er sådan at jeg har det rigtig godt med

vejle banen

parti jo har arbejdet meget for skulle elektrificeres nu er fremme ved at vi kan få batteridrevne tog

kommer tilbage køre på batteri til struer jeg er rigtig glad for at vi ikke har brændt en masse

til unødig elektrificering af tog når der er en helt ny teknologi der nu dukker op og derfor har jeg ikke så travlt som herre søren egge

for det er rigtig godt for danmark at vi gør det her på den rigtige måde og ikke

har soldet pengene væk på at give danskerne billigere biler

set lige det modsatte i har trukket i den forkerte retning i skulle skamme jer

hvis vi ser på råderummet i dansk økonomi så er det da lang lang tid siden at vi har set nogen regering levere sådan et råderum som den afgåede regering har gjort

kontor på christiansborg når vi ser

at vi ikke har brændt milliarder af i den togfond herre søren egge

gerne ville have gennemført for nu står vi over for nye teknologier som løser opgaver for os langt langt billigere end det der var forudsat

år siden og nede i tyskland har man nu prøvebaner for lastbiler der kan oplade batterier

kan elektrificere i løbet af meget meget kort tid

jo egentlig er nogle meget uheldige virkemidler

men mest af alt også fordi og det er det der står tilbage

vi har siddet på hænderne vi har ikke handlet mens det var tid vi kunne forstå på venstres ordfører at det handlede om at oppositionen var besværlig i sidste valgperiode og derfor havde man ikke gjort noget konservatives ordfører var inde på at det er fordi man har efterladt et stort råderum ja bare ikke klimaets råderum

selvfølgelig skal vi leve op til vores internationale forpligtigelser

de eu aftaler vi laver

hvordan vi vil gøre det og her har der siddet en regering i fire år og ikke leveret på det her så

nu skal gøres over hals og hoved og det koster nogle penge penge som vi bruger på noget helt forkert fordi det ikke har den langsigtede og ønskede effekt som vi

skriftligt i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag men

med at der fortsat er en udelukkelse af elektricitet i iblandingsforpligtede virksomheders målopfyldelse det er jeg lidt nysgerrig på

sige at jeg har en række andre spørgsmål som jeg tror

stillet skriftligt i forbindelse med udvalgsbehandlingen så vi kommer godt til bunds i

lever vi i danmark op til vores internationale forpligtelser i forhold til brugen at bæredygtige biobrændstoffer og da vi både går ind for at leve op til internationale forpligtelser og engagerer os i klimakampen bakker vi selvfølgelig lovforslaget

have ansvar for at det står i den tekst men

et kæmpe ansvar i og med at liberal alliance har haft transportministerposten og derfor

ole birk olesen der stod på talerstolen i dag

et forløb i oktober og november sidste år hvor man faktisk sonderede mange emner hvordan man kunne komme frem til at sætte gang i noget

nødvendigt at blande så meget bioethanol

ud og endte med at vare to en halv time så når herre ole birk olesen ikke er

er det fordi han også havde indkaldt til samråd i

tretten til fjorten og han kan jo ikke være to steder på en gang jeg har ikke deltaget i de forhandlinger som den daværende transportminister

så længe at jeg ved at fuld fart kan være meget langsomt så mon ikke at der har været fuld fart på men at fuld fart har taget sig ud som meget langsomt

sagde at han gerne ville have en million elbiler

i den tidligere regering kan jeg næppe nå at dække

eu direktivet om vedvarende energi fra to tusind og ni fastslår at der i to tusind og tyve skal anvendes mindst ti procent vedvarende energi i transportsektoren i alle lande i eu for at sikre opfyldelsen af dette krav foreslås det med lovforslaget at hæve iblandingskravet for bæredygtige biobrændstoffer

procent i to tusind og tyve den resterende del af målet opfyldes af el baseret på vedvarende energi anvendt i vejtrafikken og på jernbanen

understreget i flere af ordførernes bemærkninger til lovforslaget er der en række udfordringer forbundet med den nuværende regulering af biobrændstoffer i transportsektoren og derfor vil regeringen arbejde for en mere langsigtet løsning i forhold til hvordan vi får mere vedvarende energi i sektoren for at undgå at det højere iblandingskrav i to tusind og tyve opfyldes ved brug af palmeolie foreslås det at der indføres et minimumsiblandingskrav for bæredygtige biobrændstoffer i benzin på mindst fem procent dette krav gælder ligeledes kun i

og tyve regeringen ønsker med et sådant krav at sikre at iblandingskravet primært vil blive opfyldt ved øget iblanding i benzin fremfor øget iblanding af biobrændstoffer i diesel som altså kan være baseret på palmeolie i to tusind og seksten blev der vedtaget et iblandingskrav på nul

og tyve har det af lovtekniske grunde været nødvendigt at genfremsætte denne bestemmelse der sker ingen ændring i

kravet eller i ministerens mulighed for at reducere kravet jeg forventer dog at sænke dette krav midlertidigt fra første januar

procent det skyldes at der forventes at være en begrænset produktion af avancerede biobrændstoffer samt stigende pris som følge af øget global efterspørgsel i

jeg vil afslutningsvis gerne takke for interesse for lovforslaget og

er afsat til pulje til grøn transport og så synes jeg

og tyve og der ligger ikke nogen aftale jeg vil godt opfordre ministeren til

forberede et rigtig godt oplæg noget der indholdsmæssigt er langt bedre end det her med at blande så meget madolie i i tanken og forberede noget godt

til energiforligskredsen til det møde som vi har den syttende december

vi kommer i gang med den her omstilling og ikke ender i

så tage det væk året efter vil ministeren tage

vil så omvendt gerne aflevere en opfordring til spørgeren

i stil med lad være med at leve op til loven også selv om

indflydelse på hvad jeg mener hvis vi

er det meget nødvendigt ikke at vi bliver svagere i forhold til lande der ikke lever op til deres lovgivning men at vi bliver hårdere det gælder selvfølgelig også danmark hvordan skal vi kunne sige til polen at de skal lave en hurtigere omstilling skal leve op til eus krav og

til tiden hvis vi samtidig siger

vi har gået og døjet med en borgerlig regering i fire år og så har vi altså ikke lige nået det i danmark og derfor gør vi det ikke det hænger jo ikke sammen det kan man da ikke og vi bliver da nødt til at være foregangsland også i forhold til at leve op til lovgivningen også i de tilfælde hvor det så fører til at vi skal gøre nogle ting som jeg skal være den første til at sige bestemt ikke

jo den tidligere borgerlige regering regering

de der forhandlinger der var alle mulige gode ideer om hvad det var man kunne elektrificere i det danske transportsystem

der blev ikke landet nogen aftale for de svigtede totalt og så har ministeren en

dårlig opgave lige på tærskelen til det nye år og det har jeg forståelse for og jeg er meget for at vi kommer frem til at få nogle bæredygtige løsninger på transportområdet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

og den første ordfører er fra socialdemokratiet

i venstre støtter dette lovforslag

præcis omkring målrettet regulering

sige os i blå lejr der ligesom stod på mål for det så det er jeg da glad for at

forrige ordfører hvis parti jo så ikke ville være med i første runde men nu

med dette lovforslag indføres der så en ny

i gødskningsloven som bemyndiger ministeren til at fastsætte regler for kvælstofreducerende virkemidler i den målrettede regulering

så kunne finansieres under landdistriktsmidlerne

skal selvfølgelig være på plads og det var netop i

vi fik fastlagt rammerne for den målrettede regulering herunder også kompensation

også med finansiering via landdistriktsmidlerne

ministeren så også fortsætter

kan jo samtidig se at regeringen aktuelt agter

regulering for to tusind og en og tyve frem til to tusind og tyve

vil fremrykke flere efterafgrøder fra to tusind og en og tyve til to tusind og tyve kan man jo bruge mange billeder

og det synes vi ikke er tilfredsstillende det er faktisk stærkt utilfredsstillende fremrykningen vil betyde en masse praktiske komplikationer i den virkelige

cirka trehundrede og firstusind

ellers var stillet i udsigt og

bruge gødning hvor det giver mening og så passe godt på

vandmiljøet sådan

jeg vil også mene at man skal tage hensyn til dem som har

i stedet for sikre flere andre virkemidler så man fik nogle flere strenge at spille på

hvor det er muligt så der er altså andre måder

skulle være en bred vifte af virkemidler til rådighed for landmanden som alternativ til efterafgrøder og normreduktion sådan at man praktisk har nogle valgmuligheder hvad der passer bedst rundtomkring i landet godkendelse af disse nye virkemidler skulle jo netop ske i takt med indfasningen af den målrettede regulering

og at landmanden kan imødekomme netop indsatskravene omkostningseffektivt med en fremrykning af indsatskravene efterlades landmanden reelt set med efterafgrøder og normreduktion som de umiddelbart eneste virkemidler

er for snævert gjort af regeringen der er behov for at få fremrykket godkendelse af nye virkemidler og det bør indgå tydeligere

en blå landbrugspakke som gav landbruget

og hvad var det så der skete landbruget leverede ikke på de kollektive virkemidler på det tidspunkt havde vi en landbrugsminister der hed jakob ellemann jensen

reduktion og målet var

kan reducere kvælstofudledningen

så nogle ting der bliver mulige ved at vedtage den her lovændring så jeg synes egentlig ikke at ordføreren skulle være så forarget over den nuværende minister men mere forarget over

minister ikke nåede at gøre noget som fik fik rettet op på tingene kan ordføreren ikke se at landbruget har et problem med at man ikke har leveret på de kollektive virkemidler

landbruget er jo i fuld gang med at prøve

få lavet flere våd og minivådområder

få det godkendt på grund af såkaldte it og edb

mere gang i de konkrete godkendelser nu og så handler det jo sådan set om at få trådt speederen i bund

de her godkendelser igennem

og det synes vi også i venstre at den samlede målsætning selvfølgelig

rykke mållinjen frem

helt uden begrundelse og vi har jo også fået bekræftet

ingen tidligere aftaler om det det er bare et ønske

fløjte kampen af lige midt i halvlegen når resultatet måske

synes at passe enhedslisten så vi synes man skulle tage begge halvlege med

folketingsvalg og der er kommet et andet resultat og et andet flertal

så det flertal som har mulighed for at lave om på nogle ting som var defineret i den blå landbrugspakke

set det som vi nu går i gang med

små skridt i starten men det skal jo være store skridt

og en og tyve og så kan man jo sammenligne med sport og alt mulig andet

hele aftaleperioden med og der ligger en udfordring

en kontinuerlig indfasning af det men det har man jo så netop også aftaleperioden eller resten af den til at køre ind og

en positiv udvikling

det da oplagt at man skal køre de ting igennem i anden halvleg i stedet for at sænke

men det må enhedslisten jo så sammen med

terminologi som herre erling bonnesen har introduceret

når kampen bliver fløjtet af og der ikke er leveret fuldt ud på de kollektive virkemidler er venstre så indstillet på at indhente

skal spille anden halvleg der har vi da en klar forventning om også med den taktik jeg forsøger at lægge for dagen her at vi kan spille anden halvleg igennem og så løbe resultatet hjem fuldstændig som vi har aftalt vi har oven i købet også mange landmænds opbakning til det

det da underligt at man her fra regeringens side side og måske også

om landbrugspakken var i gang var den første melding jo at det ville forbedre vandmiljøet med det samme de målinger vi ind nu når folk går ud og måler på vandmiljøet der er sket nul og niks det vil sige at det efterslæb vi skubber foran os nu skal lægges sammen med de seks

jeg gerne spørge herre erling bonnesen mener herre erling bonnesen at vi skal nå eus vandrammedirektiv

er der sket en stor reduktion og ja de aftaler vi så har lavet og dermed landbrugs og fødevarepakken står vi fuldstændig på mål for

det var godt at radikale venstre var med i forhandlingerne lige til sidste fløjt men det var jo lige inden man

stå på mål at man så sprang ud af banen

minut men i det ni og firs minut det synes jeg

med til at føre det her i mål for det er en god aftale som sikrer hvis den bliver gennemført helt at vi både kan drive landbrug og samtidig passe godt på miljøet

og er rigtig positivt og jeg forventer også at hovedparten af folketingets partier nu synes

er et værktøj vi kan arbejde med vi skal jo i danmark selvfølgelig have et landbrug som skal producere og det skal ske ske i samklang med naturen

og det er det vi skal arbejde frem imod derfor er vi i dansk folkeparti rigtig glade for at de værktøjer som vi gerne vil arbejde med bredt også politisk

det er jo blandt andet det som der ligger i forslaget her

regulering og det er jo det vigtigste her

nå et fælles mål om at vi selvfølgelig i danmark skal kunne producere fødevarer af en høj kvalitet vi i dansk folkeparti mener faktisk også vi skal producere mange og hvorfor mener vi det det mener vi fordi der

en efterspørgsel og vi kan gøre det

det her forslag er jo

godt tillade sig at sige ren teknik det der bliver det interessante er hvordan vi vil bruge forslaget fremadrettet

virkemidler vi kan blive enige om hvad er det for støtteordninger vi vil lave det er det som vi ser frem til i dansk folkeparti så

det er vi nu står med et forslag her som får bred opbakning og hvor den målrettede regulering bliver en del af det for at replicere lidt på

værktøj i værktøjskassen som hedder efterafgrøder

er et dårligt virkemiddel vi mener faktisk det er et rigtig fint virkemiddel

når vi lægger de her ting ned over landbruget der synes vi at landbrugserhvervet ligesom

andre erhverv har krav på at have en vis indkøringsfase i

regeringen har gjort men vi anerkender at det er et virkemiddel

og derfor har regeringen valgt at gøre det men vi er ikke enige i det

i min otte årige folketingskarriere hvor der har været det korteste høringsnotat der er nemlig kun indgivet ét høringssvar jeg ved ikke om der er sket en eller anden fejl i forsendelsen jeg

at man i det mindste plejer at få høflige breve om at

det her er sådan gået helt under radaren de fleste steder

er en stor ting vi giver mulighed for at man kan finansiere den målrettede regulering via landdistriktsstøtte i stedet for nationale

midler under de minimis ordningen det støtter

at vi jo ikke dermed afskærer os muligheden for at se på helt andre reguleringsmekanismer i fremtiden for når vi ser på landbrugspakken og det efterslæb den sandsynligvis ender ud med sammenholdt med de seks

til næste vandplanperiode så står vi over for en udfordring som er gigantisk hvis vi vil overholde eus vandrammedirektiv derfor tvivler jeg på at de modeller vi har nu de virkemidler vi har nu

er det vigtigt for os at sige at ja vi støtter det her lovforslag men vi afskærer os ikke muligheden fra at kigge på andre reguleringsmekanismer og andre finansieringskilder vi har blandt andet noteret os at vismændene er kommet med en afgiftsmodel som vi også kan se rigtig meget fornuft i den diskussion ser vi frem til at få i forbindelse med drøftelserne drøftelserne af den fremtidige kvælstofindsats som vi i det hele taget ser meget frem

jeg blot spørge den radikale ordfører hvorfor

spille sammen med erhvervet når det nu er at erhvervet også selv kommer med nogle forslag til hvordan det kunne gøres hvorfor

vi kører bare hen over erhvervet

og så lyttet til erhvervet der sagde at jamen vi skal nok selv komme efter med nogle kollektive virkemidler det har man så ikke leveret på og vi

væk til gode at se om man leverer tilstrækkeligt i sidste ende det

da vi sad og havde samme diskussion for nogle måneder siden og

det ser lidt bedre ud nu men jeg er stadig væk stærkt i tvivl om om de kollektive virkemidler når i mål

så nemt at komme efter med de stramninger som det var

er underligt at man så ikke lytter til erhvervet

ved slutningen af anden halvleg det er det jeg undrer mig

få sendt nogle andre signaler det er det jeg synes er underligt

alternative løsninger så kunne jeg forstå at man

værd at overveje at vende tingene en gang mere og

man giver lempelserne på forhånd og så kommer man med stramningerne efterfølgende

det må vi jo håbe på men under alle omstændigheder er rækkefølgen

jo lige nu at der bliver udledt kvælstof

om vi overhovedet kom i mål om vi overhovedet fik et regnskab der var

det var jo det ord som herre erling bonnesen startede med

trække ind og det er lige præcis det det handler om det er balance ude i vandmiljøet og det er balance til de virkemidler der er foreslået

og tager fat i den enorme opgave som vi

i sf jo fuldstændig enige i at målrettet regulering giver rigtig rigtig god mening

det er jo fornuftigt at man i første omgang laver kvælstofreducerende indsatser de steder hvor der virkelig er behov for det

ordninger der passer på vores natur og vandmiljø de rigtige steder

at vi får gjort det her for vi skal leve op til vandrammedirektivet og det nytter ikke noget at vi bliver ved med at snegle os af sted sådan som man har gjort hidtil

i sf har en lille skepsis over

at regeringen nu igen igen skal til at have dankortet

kompensere landbruget økonomisk

julegaveønsker fra sf

fra andre støttepartier på det grønne område og vi synes jo at man måske kunne bruge landdistriktsprogrammets midler på andre og lidt mere spændende grønne ting end at kompensere landbruget økonomisk for at tage ansvar

på naturen og vandmiljøet men vi forstår

er vigtigt her er hvordan kommer den langsigtede indsats til at se ud hvad er det vi skal når

så med de ord vil jeg sige at vi i sf

støtter forslaget som det ser ud lige foreløbigt og så håber vi jo at regeringen er

os når vi skal lægge den langsigtede plan for vandmiljøet og ansvaret og pasningen af naturen når landbrugspakken udløber ligesom vi nu er med regeringen i den korte indsats i

i ny og næ der er i hvert fald en ting i overskriften

sfs ordfører nu sige var en god ting så det tager jeg jo til mig fordi det var os i den blå lejr der sad i førersædet

så springer jeg en masse af de andre ting over og springer til det sidste som ordføreren var inde på sf glæder sig meget til

skal kigge på nogle fremtidige ting og det lyder som

denne store hammer som jeg ligesom kan se sf allerede

og det skal vi gøre noget ved indtil videre er det jo ikke gået særlig godt med at

sådan som det også blev påpeget af radikale venstre ved tidligere lejlighed

først og fremmest at man vil lytte til natur og

nemlig at hvis landbruget skal kompenseres økonomisk

må de finde pengene internt i erhvervet eller vi kan lægge en afgift det var også det som vi tidligere har sagt

betale landbruget for at tage ansvar

lidt ligesom at give teenagere lommepenge for at tage opvasken fordi de

er vi så fuldstændig i mål nej det er vi ikke det var derfor vi lige præcis lavede nogle aftaler blandt andet den der hedder landbrugs og fødevarepakken som sætter nogle linjer

vi skal være nået når vi når to tusind og en og tyve det har vi haft oppe

den der store hammer og der blev sat lidt flere ord på

nu vi kan se på tallene at vi ikke har opnået den kvælstofudledningsreduktion som man egentlig havde sat næsen op efter

så må vi jo se om landbruget kan følge med når vi får nogle nye boller på suppen

vel ikke noget venstre opfandt det var vel natur og landbrugskommissionen der kiggede på modeller for hvordan

man kunne komme frem til noget som var en anden regulering det her lovforslag kan jo godt synes lidt lille

der kun er et høringssvar ja

rart at vide hvorfor der kun er et høringssvar der plejer jo altid at være

set en flig af et opgør med blå landbrugspakke

set muliggør at man kan bruge nogle nogle landbrugsstøttemidler lidt mere frit og det det tror jeg at man så gør på en bestemt måde lige nu det

være at man gør det på en anden måde om nogle år

åbne over for det store problem med vores kvælstofforurening fra landbruget var jo at blå landbrugspakke tillod at man kunne anvende mere gødning og at man så forventede at

nogle krav i de kollektive virkemidler

dygtig nok til aktuelt i år er man bagud med

nødt til at gå ind og lappe på og jeg ser

set frem til at der er nye muligheder efter at der ikke er flertal for blå landbrugspakke

gøres og jeg ser meget frem til at vi skal have nogle gode drøftelser omkring

den skal modelleres i hvad eu giver mulighed for

at vi skal have langt mere miljø for pengene

at kvælstofforureningen ikke er faldet som forudsat i blå landbrugspakke har vi en kæmpe opgave

kvælstof det kommer man ikke lige uden videre og derfor er vi jo nødt til at komme frem til det der skal være være en mindre animalsk produktion i danmark der skal være et mindre landbrugsareal

ikke være dårligt at vi ender der det giver jo mulighed for at vi kan få et land hvor der er langt mere skov hvor der er langt mere natur hvor man tager hensyn til biodiversiteten hvor man lægger vægt på noget rekreativt og ikke bare bruger en million ha på at producere svinefoder

kæmpe muligheder og det ser set frem til at være med til at præge

med på banen og med til at påvirke hvad det er for nogle rammevilkår

skal være for landbrugssektoren fremadrettet

som forholder sig til tingene og som bruger den her lov

der er vores tilgang at vi skal have mest

bruger landdistriktsstøttemidlerne på en lidt anden måde og vi ser frem til at vi får mest

ordfører udtalte i pressen at venstre skulle ud af de fremtidige møder og forhandlinger tror jeg der blev skrevet på landbrugsområdet og i hvert fald i den konkrete sag som vi jo også debatterede lidt før om fremrykning af de målrettede

så man kan i hvert fald sige at nu får enhedslisten

ligesom også smagt sejrens sødme i hvert fald i det mindste i den tackling der så må vi se hvordan det så går med nogle

siger direkte som jeg lige husker det

bliver mindre det er

at det er en tredjedel af den nuværende aktive landbrugsjord der skal ud også efter enhedslistens opfattelse eller

venstre havde stor mulighed for at påvirke landbrugspolitikken og nu er der brug for at blive ryddet op og det deltager

planer for landbruget og vi har med i vores klimaplan at man skal reducere landbrugsarealet

frem mod to tusind tredive så vi når nok op

på det samme som de radikale som siger ottehundredetusind ha

er en aktivitet på de arealer

jo endt i et eller andet hvor vi producerer flest mulige svin

ikke sikker på at det er den rigtige fremtid når vi skal have

en bæredygtig verden så skal vi frem til at have langt mere skov og mere natur så det flugter

stå på mål for at gennemføre også i handling det jeg tænker frem til er jo også at nu vandt enhedslistens så den første tackling

der og jeg kan bare hilse og sige at jeg er kommet godt over den

og i topform så vi er klar til de næste tacklinger

det er jo de halvfems mandaters logik så uanset hvor hårdt vi trækker i venstre

de halvfems mandater der tæller der hvad så når man kommer over til finansministeren og skal forklare at nu har vi flertal for at tage så og så meget jord og sænke produktionen så og så meget det koster jo gebummerlig meget på velfærden hvordan vil

enhedslisten forklare det og hvor skal pengene findes for det er jo det skilt der

i i stedet for at man hele tiden går efter at man skal have mest muligt korn og majs derudad

at man skal bruge den landbrugsstøtte langt bedre vi kan også godt være helt med på at man

fortsat giver et støttebeløb når man etablerer skov på landbrugsarealer

plus at man bruger bruttoarealmodellen

desværre ikke et kvarter til udfolde det her yderligere

har godkendt en ændring af det danske landdistriktsprogram der muliggør at støtteordningen af den frivillige indsats i den målrettede regulering fra to tusind og tyve kan finansieres med landdistriktsstøtte i stedet for den nuværende rent nationale støtte inden for

minimis forordningens rammer med andre ord

ved at lægge det over i landdistriktsstøtte kan vi give

en støtteordning med landdistriktsstøtte vil normalt blive fastsat med hjemmel i landdistriktsloven og lovforslaget skal sikre den nødvendige kobling imellem de to regelsæt så den frivillige ordning om kvælstofreducerende midler kan videreføres fra to tusind og tyve det er det ministeren har behov for her i l to og tres så må jeg sige at når jeg lytter til

jo hører om regeringens forhandlinger med den røde lejr med herre søren

den danske natur og vandløb er i

en katastrofal stand

ville ønske at de fleste af jer eller jer alle sammen

at fuglene er døde fiskene er døde det hele er dødt ude ved ringkøbing fjord udsendelsen på dr den søndag aften

viste ornitologer og biologer der gik rundt ved ringkøbing fjord

i en stand som den ikke havde været i mange mange mange år og at der var arter som man ikke havde set i mange mange mange år og at

gjorde at naturen var tilbage og at der var arter man ikke havde set længe sådan er det derude hvor jeg kommer fra altså det vestjyske hvor naturen ikke er i en katastrofal stand men vi skal passe på den

det konservative folkeparti er vi enige om

at gennemføre landbrugspakken som vi nu en gang har besluttet os for og at vi selvfølgelig er klar til at tage det ansvar

jo blev enige om at vi skulle fjerne tre tusind fem hundrede

de kollektive virkemidler og tre tusind fem

regulering ultimo to tusind og en og tyve altså syv tusind

så skulle vi efterfølgende

syv og tyve yderligere finde seks tusind to hundrede

så vi kom ned på fireogfyrretusinde og ottehundrede

nogle mellemregninger hvor der er nogle der bliver nervøse for at vi ikke når det og derfor skal vi selvfølgelig skærpe interessen

jeg bare slå fast at dansk landbrug er i verdensklasse dansk

få for lidt af dansk landbrug

skære landbruget ned til en tredjedel

at jeg virkelig også får ondt i kassen altså økonomien og især for

svarende til at vi skal bruge cirka hundrede milliarder

kom jo med en plan for ethundredetusind

som jeg synes lyder meget fornuftigt at gå i gang med og det regner jeg med at regeringen er i gang med at regne på men der blev talt talt om på daværende tidspunkt at vi har et beløb der ligner tolv milliard kr vi skal finde til det

dansk landbrug har vi brug for og jeg synes vi skal række hånden ud til dansk landbrug

være med til at løse den her opgave det ved jeg de vil jeg ved at landmændene er professionelle og at de er parate til at være med og jeg er lidt bekymret hvis

regeringen sammen med herre søren egge

og andre er i gang med at lave en plan hvor man vil

landmændene uden at have en accept fra landmændene

derfor håber jeg at regeringen og ministeren her i salen i dag vil komme til os andre og bede os om

en række omstillingspunkter et af dem er

og som kan modtage tilskud til det jeg kan ikke helt genkende det der billede af hvor godt naturen har

at der er flere sprøjtegiftrester i vores grundvand og undersøgelser

naturen rundt om en en mark som sprøjtes moderat med roundup

den mark vi har en novana rapport som

ikke se at vi har et problem derude med vores kvælstofforurening

om biodiversitet men

finder man flere det vil sige at man har mange flere på paletten i dag end man havde

os der sidder i miljø og fødevareudvalget har fulgt med i hvad det er der har udviklet sig her men vi må bare gøre det fuldstændig klart at vores drikkevand aldrig

gøre noget ved og det er jo det vi er i fuld gang

og så er det vel naturligt nok at man man reagerer og prøver

reducere det og justere på noget

for øje at vi har en aftale som i to tusind og syv og tyve

går vi ikke i panik fordi der er nogle målinger

siger at vi er lidt bagud

landbrugspakken og de mål der er sat og vi rækker sådan set hånden ud til regeringen og siger kom nu til os og få hjælp

mild i mine svar til ordføreren forstået på den måde at det er sådan at vi

er med i landbrugspakken jeg har været med til de fleste møder der har været de sidste tre år på det her område med skiftende ministre

inviteret så det konservative folkeparti ved rent faktisk ikke andet end hvad vi kan læse

regeringen vil på det her område så må vi ikke lige have lov til at se hvad det er regeringen vil inden vi skal svare på det

vi står på mål for den landbrugspakke vi har været med i

i det danske folketing som vil arbejde og vi er endda grønne mandater der vil arbejde og vi er parat til at tage ansvar det gjorde vi med landbrugspakken og det er vi fortsat

også sådan at vi samtidig vil sige at det selvfølgelig også er vigtigt for os at vi har dansk landbrug med

omgang lovforslaget som nye regler mod brødnid

fornyet gennemlæsning kan jeg se at det ikke er tilfældet

fremrykningen af efterafgrøder

og det er jo ikke mindst i lyset af at s gik til valg på ikke at ændre landbrugets rammevilkår

jo en god ting at gå til valg på det er vi

i og derfor er det lidt ærgerligt at det bliver flyttet et år men vi synes jo også det er rigtig godt for

jeg kan jo også huske kontroversen om målrettet regulering i to tusind og seksten hvor

anden kollektiv evne her i huset til at blive klogere og til at besinde sig

nu er det noget vi arbejder med og noget der kan fungere og kan appellere bredt så vi bakker selvfølgelig op om at det nu bliver gjort mere smidigt ad frivillighedens

ministeren for

landbrugets udledning af kvælstof indgik i anbefalingerne som natur og landbrugskommissionen kom med i to tusind og tretten og der var bred

anbefalinger både fra erhvervet fra de grønne organisationer

folketingets partier og regeringen mener også fortsat at den målrettede regulering er den rigtige vej at gå men det er fordi det er fornuftigt at den kvælstofreducerende indsats

princip om frivillighed før krav landbruget får

mulighed for at løfte indsatsen på frivillig basis hvilket sikrer at indsatsen kan varetages af dem der kan løse den billigst men hvis den frivillige indsats ikke er tilstrækkelig

sikret ved et krav til

at vi får den kvælstofreduktion som vi ønsker netop landbrugets mulighed for at løfte indsatsen frivilligt vil vi forbedre med det her lovforslag

tyve kan støttes med midler fra landdistriktsprogrammet frem for rent national støtte som vi kender det i dag og det betyder også at støtten ikke vil være begrænset af de minimis forordningens rammer så med det her lovforslag

den nødvendige kobling mellem gødskningslovens kvælstofregulering og den landdistriktsstøtteordning der kan laves efter reglerne i landdistriktsfondsloven og dermed skaber vi grundlaget for at landbrugere der frivilligt vil håndtere de øgede krav kan kompenseres økonomisk for deres omkostninger

har regeringen besluttet at indsatsen i den målrettede regulering skal

gøre når vi kan se at kvælstofudledningen jo ikke falder som man havde regnet med og når vi kan se at der ikke er givet tilsagn til tilstrækkelig med frivillige kollektive virkemidler til at vi

var min forgænger jo allerede klar over det herre jakob ellemann jensen sagde jo selv at han var utålmodig og at fik man ikke løst det her ad frivillighedens vej

måtte man tage andre midler i brug

i forhold til at sikre at vi når

de mål der er sat og derfor kan det jo undre at herre erling bonnesen i sit

heroppe så klart har har meldt ud at venstre ikke kan medvirke

til det her og jeg synes der er grund til

jo ikke kun handler om at man skal lave ekstra

man ønsker at leve op til målsætningerne næste år mellemafgrøder tidlig såning og man kan også reducere

af kvælstof i to tusind og tyve hvis man vil det så der er jo andre muligheder end efterafgrøder men det er jo en diskussion vi har med folketingets politiske partier i øjeblikket og selv om venstre har meldt at de ikke kan være med så hører jeg

jeg glad for at der også

ønsker at påtage sig et miljøansvar og det håber jeg selvfølgelig at vi kan udnytte i

den her sammenhæng vi fortsætter de her sonderinger og jeg håber på at de snart

tyve men det handler det her lovforslag jo ikke om men det er forudsætningen for at vi kan gennemføre den planlagte model for målrettet regulering fremover når finansieringen overgår fra nationale midler til

i forhold til at de kan anvendes som brødhvede men med det her lovforslag bliver det mere transparent for erhvervet hvilke krav det er der stilles så det forslag er en udmøntning af et arbejde om

har været gennemført i samarbejde med sortsanmeldere og

for alle hvornår en sort kan

ord skal jeg sige at jeg ser frem til behandlingen af

at få sat gang i fødevare

rejst mere skov og så videre og så videre

som jeg har forklaret det tidligere i debatten at man

fremrykker de her ekstra efterafgrøder nu

det er jo som vi har været inde på tidligere i debatten at man kunne sætte mere fart på

taget til efterretning som ministeren siger at der er visse små andre muligheder

efterlyser at man fra ministeren

regeringens side kunne få mere gang i det og få flere andre virkemidler på banen vil ministerens sikre det

de ting vi har på paletten i forhold til at

kvælstofudledning det vi bare kan se

givet af tilsagn hvad der er kommet af ansøgninger på alle de her kollektive virkemidler

så er det vi siger holdt stop

derfor regeringen med rettidig omhu stiller krav om at der allerede skal leveres mere

og tyve så vi når den målsætning som herre erling bonnesens parti jo selv har været med til at opstille så egentlig synes jeg at herre erling bonnesen skulle takke os for rent faktisk at gennemføre det som den tidligere regering selv har sat op som

ikke gentage de ting jeg allerede har været inde på men koncentrere mig helt

virkemidler som også erhvervet selv har efterspurgt

som landmændene kan benytte sig

også sige til venstre at jeg håber på at at vi kan få fremtidige brede aftaler om

landbrugets udvikling i danmark også

den grønne omstilling af landbruget

jeg også lidt ked af at venstre har meldt sig ud i hvert fald i forhold til kvælstofreguleringen for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

på både børne og undervisningsministeriets område og uddannelses og forskningsministeriets ressortområde forslaget begrundes med at alle uddannelsesinstitutioner i danmark

og at adskillige uddannelsesinstitutioner i dag har misvisende og uklare engelskklingende navne dansk folkeparti ønsker i forlængelse af det at institutionerne tager ansvar for at værne om det danske sprog regeringen er helt enig i at uddannelsesinstitutionerne skal have dækkende og retvisende

statsministeren børne og undervisningsministeren og jeg selv påpeget i forskellige sammenhænge af hensyn til de unge der skal vælge en uddannelse er det vigtigt at institutionerne hedder noget som man umiddelbart kan gennemskue

og mit eget område at navnene på uddannelsesinstitutionerne besluttes af bestyrelserne som har kendskab til deres elever uddannelser og aftagere det følger af institutionslovgivningen på børne og undervisningsministeriets område at institutionens navn godkendes af børne og undervisningsministeren ved godkendelse af institutionens navn foretager ministeriet en vurdering af om det foreslåede navn er misvisende

de kan skabe risiko for forveksling med andre uddannelsesinstitutioner private firmaer eller andet

at uddannelsesinstitutioner tager navne som

da navnene ikke er genkendelige for den almene befolkning i fremtiden vil disse skoler kun kunne få godkendt navne som henholdsvis randers erhvervsskole og horsens erhvervsskole

at institutionernes navne fastsættes i institutionens vedtægt som skal godkendes af uddannelses og forskningsministeriet det fremgår af lovgivningen at den danske betegnelse erhvervsakademi eller professionshøjskole skal indgå i institutionens navn jeg har over for institutionerne på uddannelses og forskningsministeriets område tilkendegivet at deres navne skal være dækkende og forståelige danske professionshøjskoler har for nylig fulgt op med et brev hvori de giver udtryk for at de vil gøre mere ud af at kommunikere det klare uddannelses og professionsfokus i deres uddannelser og jeg ser meget frem til at fortsætte dialogen med dem om netop dette regeringen er altså

dækkende og genkendeligt navn regeringen er

enig i at et dækkende og retvisende navn nødvendigvis altid er

eller engelskklingende navn understøtter det her formål bedst derfor vil regeringen heller ikke lovgive om krav til danske uddannelsesnavne da samme beslutningsforslag blev førstebehandlet under den tidligere regering tilbage i januar

var det ligeledes socialdemokratiets holdning

jeg kan så undre mig over at man siger

okay vi er i danmark

jeg tænker at når statsministeren nu i åbningstalen her i folketinget sagde hvornår

og engelske og franske og alle mulige andre navne og ikke danske navne så hvad er det lige for nogle nogle tyske og engelske navne

som vi skal skal godkende og som gør at

med at kalde uddannelser et eller andet meget smart og fint som folk ikke kan relatere noget til og ikke kan forholde sig til jeg tror i mindre grad at det har noget med sprog at gøre

for at svare konkret på ordførerens spørgsmål så betyder det jo i praksis

at en tysk mindretalsskole ikke ville kunne hedde noget på tysk eller at cbs ikke ville kunne hedde cbs

at insistere på at det ikke nødvendigvis er sproget der er drivende men det at man kan forholde sig til det og genkende det og og umiddelbart relatere noget til det både for de unge mennesker selv der skal vælge de her uddannelser men faktisk også deres

at det skulle være almindelig forståeligt

at have tyske eller engelske navne altså jeg kan stadig væk tænke at okay cbs hvorfor

er fint at have nogle udenlandsk klingende navne ved siden af i forhold til at man gerne vil kunne omtales ude i verden

forståelse for men at navnet på en dansk

danmark ikke skal være dansk det forstår jeg

til fulde ordførerens bekymring om den her fremmedgørelse og den her tendens til at navngive uddannelsesinstitutioner langt væk fra hvad de genkendes som

diskussion er jeg også i fuld gang med selv at tage for eksempel med

herre kasper sand kjær fra socialdemokratiet

beslutningsforslaget som dansk folkeparti har

handler om navngivning af

forslaget ønskes regeringen pålagt at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner og komme med forslag til hvordan det sikres at de får danske hovednavne

sympati for intentionen om at navnet på en uddannelsesinstitution skal være til at forstå det skal afspejle institution og hvad det er den laver uddannelsessystemet kan jo være svært nok

og det bliver jo ikke nemmere af at institutionerne har navne som måske lyder smarte men som ikke rigtig signalerer at det er en institution der bedriver uddannelse der gemmer sig bag dens navn

konkurrence i den grad har gjort sit indtog og hvor uddannelsesinstitutionerne for at tiltrække studerende og samarbejdspartnere agerer på markedet som var

det er en udvikling som der er grund til at være skeptisk over for for uddannelse kan jo helt grundlæggende ikke sættes på en markedsformel

den bekymring der rejses og vi hilser også debatten velkommen

mener vi så heller ikke at det er folketingets opgave at lovgive om sproget for uddannelsesinstitutionernes navne og hvis det var fordi vi gerne ville tage livtag med markedsgørelsen af vores uddannelsessystem var det nok næppe heller her vi skulle starte vi mener grundlæggende at institutionernes bestyrelser skal have friheden til at vælge det navn som de mener er mest dækkende for deres virke og at det ikke er christiansborgs opgave at detailstyre det

og uddannelses og forskningsministeren har begge sendt nogle meget klare signaler til uddannelsesinstitutionerne om at de har en forventning om at institutionernes navne er

og ikke for deres brandingstrategi jeg har tillid til at ministrene i deres dialog med uddannelsesinstitutionerne kan sikre at de har mere dækkende navne

jo sagtens forestille sig at et engelsk et tysk eller måske et nordisk klingende navn

navnet skal være dækkende for institutionens virke hvis uddannelsesinstitutionens aktiviteter foregår på engelsk giver det måske også meget god mening at navnet er på engelsk tilsvarende

da undervisningen foregår tysk

det er folketingets opgave at tage fat i noget når det ikke fungerer

her har et problem og når vi har en

børne og undervisningsminister som også klart siger

så synes jeg faktisk at det er noget vi bør tage op når vi har skoler der hedder tradium og college tre hundrede og tres og zealand og learnmark og jeg ved ikke hvad

er det så ikke folketingets opgave at tage fat i det og sige til ministrene at

den alvorligt og kigge på

ordføreren ikke at man skal tage fat de steder hvor vi nu ikke forstår deres navne

ude i uddannelsesinstitutionerne og at de lytter til når to nye ministre

børn og undervisning og uddannelse og forskning signalerer meget kraftigt at de gerne ser at uddannelsesinstitutionerne hedder noget på dansk

herre erling bonnesen

lægges forskellige ting ind i hvordan det så skal vejes af

er mange navne på forskellige uddannelsesinstitutioner

betvivle men der er bestemt også eksempler på navne som allerede har været nævnt som godt kan give anledning til at der bliver set

få en snak om det her det synes jeg da kunne være ganske fint hvis det var sådan det skulle forstås

gerne vi er enige med forslagsstillerne i

skal anvende et navn som er både genkendeligt og retvisende men det er også en debat der handler om noget principielt nemlig i hvor høj grad institutionerne

skal have selvbestemmelsen og i hvor høj grad

venstre er et meget decentralt parti for kort at opsummere

forslagsstillerne som jeg har forstået dem

behov for en gennemgang af reglerne for navngivning af de her uddannelsesinstitutioner med henblik på at komme med et forslag til hvordan det bedst sikres at uddannelsesinstitutioner får danske hovednavne

bestyrelserne på institutionerne beslutter deres navne det er bestyrelserne der har kendskab

egen institution elever uddannelse

område at institutionens navn godkendes af ministeren og ved godkendelsen foretager ministeren så en vurdering af om

det foreslåede er misvisende eller kan godkendes eller om der skabes risiko

gælder det at institutionernes navne fastsættes i institutionens vedtægt

mener at beslutningen i udgangspunktet bedst træffes af institutionen selv med godkendelse af ministeren men

det udmærket hvis ministeren ville indkalde til en kop kaffe og en snak hen over kaffen til drøftelse af de her problemstillinger som er nævnt så man kunne få en drøftelse af de her skal vi kalde dem skæve situationer og uforståelige situationer som vi synes udmærket at få taget

håndteres vi har også noteret os at den nuværende undervisningsminister har omtalt nogle uddannelsesinstitutioners navne som mærkelige og hun vil

sætte en stopper for den slags navngivning i fremtiden

flere der er klar til at tage en snak om om det endelig er det værd at fremhæve at langt de fleste uddannelsesinstitutioner allerede anvender et

det gælder institutioner under begge ministerier der er altså kun

at alle uddannelsesinstitutioner anvender et genkendeligt navn

så langt deler vi bestemt forslagsstillernes holdning så kort og godt kan vi sige at det

nok er lidt for kategorisk

godkendelse af ministeren men der er behov for at se nærmere på de såkaldte skæve situationer og

og give mening så vi ser om der kommer en invitation ud

at det er glimrende med kaffe og vi drikker gerne kaffe med både ministeren og alle mulige andre der måtte invitere

godt grundlag for det kaffemøde at vedtage det her beslutningsforslag som jo egentlig bare pålægger regeringen at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner og komme med forslag til hvordan det kan sikres at uddannelsesinstitutionerne får danske navne

gør det sådan lidt håndfast kan man sige i sit udgangspunkt for at komme fremad på banen

det måske er lige lidt for håndfast

intentionen i forslaget om at få set på de her skæve situationer og de navne som

til at forstå kan man næsten sige så jeg hører også at der er opbakning til at man kan prøve komme videre institutionerne og få kigget på de her ting så det synes vi

kan markere ved at sige at intentionen

at få set på de her skæve situationer er udmærket og vi ved jo alle sammen at

invitation til og så kan vi håbe på en god snak

nogle af de intentioner som vi jo fint har

hele debatten af så derfor blev det hurtigt

vide hvornår man skal på og tak for ordet vores uddannelsesinstitutioner

dækkende og beskrivende navne det må være det allervigtigste når det kommer til diskussionen om hvad vi skal kalde dem jeg har rigtig stor tiltro til vores uddannelsesinstitutioner

arbejder de for at vores elever og studerende får bedre muligheder i deres fremtid og for at vi kan skabe et stærkere klogere og dygtigere samfund derfor

stor tiltro til at de selv kan tage beslutningen om

inden for de retningslinjer der allerede er i dag

de udbyder jeg underkender på ingen måde at det er supervigtigt at det skal være forståeligt hvilke

på de forskellige institutioner

giver de nuværende regler også rigtig fin mening alligevel

skal dække over mere end én bestemt uddannelse og også over mere end ét bestemt uddannelsessted

dansk folkeparti kunne have ønsket sig uddannelsesinstitutionerne kan altså have supergode grunde til

hovednavn der ikke er helt

være dækkende og beskrivende internationalt og jeg har stor tiltro til at uddannelsesinstitutionerne har de bedste forudsætninger for og kompetencer

uddannelsesinstitutioner også når

internationalt fokus

rigtig godt princip men vil samtidig

af både statsministeren og børne og undervisningsministeren som navne der rent faktisk ikke lever op til det som vi står og taler om her at vi gerne vil

så så hvordan kan det være at at det radikale venstre ikke vil være med til at vedtage et forslag der egentlig bare handler om at vi kigger på hvordan vi kan justere på reglerne så vi er sikre på at vi får lavet en kontrol af de navne og

set ikke så meget til bortset fra at der måske skal strammes op om

have nogle gode og forståelige navne

enige om at vedtage det her forslag så vi kan komme videre og få skabt et system

engelsk tror man generelt at det med det samme

ikke at det er for rigtig mange unge

retvisende navne men men

som jeg også sagde i min ordførertale

nogle uddannelser hvor man har samlet rigtig mange forskellige former for uddannelser og nogle gange også udbyder dem mange forskellige steder

være nogle navne som ikke er helt så lige til som der hvor

gymnasiet nemlig vestjysk gymnasium

være på engelsk

et problem for rigtig mange unge nej det tror jeg

men det vil være et problem for nogen

hvorfor må uddannelsesinstitutioner ikke have danske navne det forstår jeg ikke at man også skal kendes internationalt forstår jeg godt men det betyder jo

engelsk som man så kan bruge i den korrespondance man eventuelt skal have med resten af verden så så jeg forstår stadig væk ikke helt hvorfor vi egentlig ikke kan vedtage det her forslag og hvorfor vi ikke kan sikre at vi får nogle ordentlige navne

fordi der er nogle uddannelsesinstitutioner der bare har et helt andet internationalt fokus

forståelige klare og retvisende navne selvfølgelig

skal både unge og forældre let kunne forstå navnet på den uddannelse de går på og navnet skal give mening

det jo også positivt når skoler netop vælger forståelige navne for eksempel

har københavns professionshøjskole beholdt deres navn og ikke ændret det til et mere engelskklingende navn eller akademiseret det

fornuftigt at de har valgt at anvende et navn som er letforståeligt og retvisende for deres uddannelse men der er

der kan være nogle uddannelser hvor et engelskklingende navn er mere retvisende og afklarende end et dansk navn ville være og det vigtigt at skolerne er med til at bestemme i dag er det jo sådan at navnene på landets uddannelser besluttes af bestyrelserne ude på de enkelte institutioner

den enkelte uddannelsesinstitution bedst kan vurdere hvilket navn

passer til institutionen jeg tror ikke på at institutionerne bare vælger vilkårlige navne

navn er langtfra vilkårligt i mange tilfælde vælges navnet ud fra forskellige vurderinger af hvad der er bedst for den enkelte uddannelse og for eleven der går på den

til at vurdere hvad der er bedst for den enkelte uddannelse end bestyrelserne er

at uddannelsesinstitutionerne bare kan vælge

og jeg ser absolut ikke noget problem i at man fra ministrenes side ønsker at stille lidt flere krav til hvad der karakteriserer et godt uddannelsesnavn

i ministerens vurdering af forslaget for jeg synes heller ikke at det er os der skal diktere hvad uddannelserne skal hedde

hvilket navn som passer uddannelserne bedst

undervisningsministeren og uddannelses og forskningsministeren vil være opmærksomme på at uddannelserne vælger navne der giver mening og er til at forstå fremover

jeg synes at vi skal have klare og retvisende navne på de danske uddannelsesinstitutioner

mit og sfs udgangspunkt at skolerne bedst selv kan vurdere hvilke

og derfor synes jeg at det ville være forkert hvis vi herinde fra folketinget begyndte

bestyrelserne rundtomkring selvfølgelig så vidt muligt vælger de bedste navne de kan og i mange tilfælde

ordføreren også nævner i sin ordførertale

har vi jo navne som learnmark og tradium

har også et system hvor det skal godkendes

hvordan kan det være at sf har noget imod at bruge det system vi har til at sikre at vi også får gode

for navne på uddannelsesinstitutioner såsom learnmark og det synes vi egentlig er tilstrækkeligt uden at man skal

detailstyre det her i højere

grad

sikre at netop de navne som vi er enige om er smuttet igennem og

stoppet en anden gang så hvorfor kan

også enige i som mange andre også har nævnt heroppefra at det nogle gange kan være

institutionen har et engelskklingende navn nogle steder og det er blandt andet en af

til den her debat om det her beslutningsforslag

at det var en skole der lå i canada så nogle gange kan danske navne også

flere gange fra den her talerstol i enhedslisten mener vi ikke at det bør være folketingets opgave at bestemme uddannelsesinstitutionernes navne heller ikke om det skal være danske navne den opgave mener vi som sådan ligger rigtig fint hos uddannelsesinstitutionerne selv det mener vi i dag og det mente vi også sidste gang

det her forslag i to tusind og atten jeg anerkender egentlig ligesom så mange andre behovet for

og præcise navne og jeg kan også godt som mange

talere komme på eksempler hvor jeg personlig synes at det kunne være lidt mere tydeligt hvad det egentlig er for en uddannelsesinstitution der er tale om og fremmest så mener jeg at det

nemlig overbevist om og det er vi i enhedslisten at uddannelserne

er langt bedre end folketinget til at afgøre hvad de skal hedde så derfor kan enhedslisten ikke støtte

og det ser ud som om den næste ordfører

at vi ikke støtter forslaget og hvis jeg skal sætte nogle

det er af helt principielle grunde vi ikke kan støtte forslaget vi ønsker

sætte vores uddannelsesinstitutioner fri også mere fri end de er i dag og vi vil slet ikke blande os i hvad for et navn

enkeltvis enten som privatperson politiker eller parti have forskellige holdninger til om man synes at en uddannelsesinstitution har en forståelig titel

også hvad de skal hedde og så kan man have personlige

deres ret at beslutte det personligt har jeg selv gået på

en uddannelsesinstitution der hed peter sabroe seminariet

type seminarium dengang havde man valgt det

der var en socialdemokratisk politiker

virkelig stod op for sociale forhold og kæmpede for børns og unges rettigheder og et godt liv og derfor

det pågældende seminarium sig selv navnet

men det var ikke svært for mig som studerende at aflæse at det her var et socialpædagogisk seminarium og jeg var rigtig glad for at det hed peter

virkelig skulle tage ordføreren og ordførerens partis forslag alvorligt gad jeg godt se hvad det var for

over hvilke navne der blev godkendt og blev fundet værdige ordføreren siger at det

være forståelige og retvisende navne

og det

jeg gad faktisk godt høre

et forståeligt og retvisende dansk uddannelsesnavn det tror jeg ville udløse en rimelig

og hvis de vælger et dumt navn

altid opfattet ordføreren som en sand gentleman

må jeg godt sige gentleman eller skal jeg sige guttermand altså sproget udvikler sig jo konstant

er konstant til forhandling

finde det rigtige navn til den uddannelse

her hele tiden og jeg har også prøvet at lytte efter

for sproget udvikler sig og navne kan også udvikle sig over tid jeg tænker dog stadig væk at en handelsskole burde hedde en handelsskole og et gymnasium burde hedde et gymnasium det er i hvert fald det som jeg har et billede af at langt de fleste i den danske befolkning

at forstå og det er for mig afgørende for en uddannelsesinstitution i danmark at det er forståeligt for danskerne hvad det er for en institution

og hvad der foregår på den institution så det er egentlig det

navne skal godkendes og så siger

danskerne forstår og så kigger jeg op på de unge der

ældre generationer forstår noget

forstår noget andet

skal altså kommunikere med vores unge så jeg har helt igennem respekt for at vores uddannelsesinstitutioner selv vælger

men det skal også være de unge over hele landet og jeg tror ikke at ret mange unge i det område jeg kommer fra har helt styr på hvad cbs er de ved nok hvad en handelsskole er og deres forældre gør i hvert fald

lave det her målrettet mod en lille elite

benævnelser og nogle navne som er forståelige for det jeg vil kalde den brede befolkning også dem der bor på fyn

ikke at de her fancy engelske navne egentlig siger

får gode ansøgere er om de har et godt rygte

og rygter går hurtigt blandt unge i dag

unge ved godt hvad for en skole der er god og hvad for en skole der ikke er god eller hvilken uddannelse der er god

uddannelse der ikke er god så jeg jeg tror på at det skal de nok finde ud af og uddannelserne skal

hovednavne kunne støtte forslaget vores intention er jo ikke at man ikke også kan have et internationalt navn der retter sig udadtil

i dansk folkeparti at man bør have et dansk navn der siger på dansk

navne på danske institutioner er tit snobbede de kan være fjollede de kan lefle for tidsånden university college aarhus tech

er jo ikke kun noget man har inden for den offentlige sektor jeg spurgte engang en dansktalende italiener om der var nogen tænkelige omstændigheder hvorunder det kunne være korrekt at sige vero moda og svaret var nej det er altså bare snobberi for noget der lyder italiensk det er ikke italiensk og man skal jo ikke bare

uden videre lefle for

jeg ville have haft stor medfølelse med fru katrine robsøe hvis vestjysk gymnasium i tarm havde været omdøbt til intestin det er næsten ikke til at holde ud

at den gode by skulle have det navn det lyder som the julekalender og det er fjollet som the julekalender ikke mindst når det er navne på dårligt

skulle have et engelsk navn men skulle hedde minerva altså et latinsk navn i stedet for et engelsk for at blive fri for det her snobberi i forhold til det engelske

men spørgsmålet er selvfølgelig hvor

der synes jeg at nye borgerlige har nogle gode pointer man skal

sådan set er rigtig god og er det vores opgave som lovgivende forsamling at bringe flere love og regler ind

som cepos bringer og der har jo været en tredobling i

omfanget af danske regler fra nitten ni og firs til i dag vi skal ikke gøre det værre så spørgsmålet er om det ikke er bedre med hån spot og latterliggørelse end med regulering

og det har måske en vis

jeg tænker også at man måske kunne udruste

ministeriet og bestyrelsen med en

som en gyldig begrundelse at anføre om et navn at det er åndssvagt i al almindelighed så man altså bare kan bruge som begrundelse dette navn er i al almindelighed åndssvagt og så er der truffet en forvaltningsmæssig afgørelse nem og bekvem løsning som man i hvert fald kunne overveje så der er en sund skepsis over for snobberi og fjolleri og dårligt engelsk og leflen for tidsånden lagt ned i det

er dog kede af at det bliver for restriktivt så intentionen er god men vi tror på andre former for selvjustits

gøre noget jeg undrer mig

støtter forslaget for det er jo ikke et spørgsmål om at lave flere regler det handler sådan set bare om at kigge på de regler der er

det kan da godt være at man skal skrive ind at man

det kunne da være en glimrende ting det kunne vi jo tage ind i den kaffesnak som jeg tænker vi får specielt

på baggrund af den vurdering af reglerne som det her forslag jo lægger op til

det alvorlige i det er jo selvfølgelig hvor langt vi skal gå i forhold til dansk

hvis man har været på island og set den sprogpolitik som den islandske stat har

i forhold til til engelsk der er jo en eller andet ironi i at det rockorkester som har gjort mest for at synge rock på dansk har et engelsk navn så

for alting men det vi taler om i dag er danske uddannelsesinstitutioner placeret i danmark der retter sig mod danske unge og voksne der skal tage en uddannelse

jeg håber på en eller anden form for selvjustits i civilsamfundet og den gunstige effekt af hån spot og latterliggørelse som i mange af de eksempler som

dansk folkeparti har lagt frem jo er til stede

det er ikke fordi der sidder så mange i salen mere men

der er måske nogle derude der lytter med jeg synes det har været godt at få

det her forslag for to år siden hvor

folketinget hvor statsministeren jo

sagde hvorfor er vi holdt op med at kalde ting det

en helt unødvendig fremmedgørelse

har børne og undervisningsministeren i avisen danmark

det beslutningsforslag som vi har her

at problemet med det er at det ikke går langt nok

at navne skal være danske for mig handler det også om at man skal afkode hvad det er

set fuldstændig enig i og jeg vil

jeg ikke lige fået med i første omgang men det skriver vi gerne ind hvis det

for at få regeringen til at bakke op om det her forslag og til at gennemføre det

vis forventning til at forsknings og uddannelsesministeren i dag ville gå

ligesom mette frederiksen gjorde for et par år siden

studenterkørsel til andre grupper end studenter

det havde jeg en lille forhåbning om ville ske i dag

så må vi jo tage den en anden gang

og jeg hører også en invitation

vil venstre gerne være med og jeg tror der er flere partier så

bliver så rigtige som

jeg egentlig bare sige sige tak for debatten og

mig til at følge hvordan ministrene som det jo er

for jeg hører også en enighed om at nogle af de navne der findes i dag ikke er så

man derude lige revurderer

rent faktisk bliver til noget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

jeg gør opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den seksogtyvende

vi venter lige et par minutter til alle er på

det ser ud til at alle har fået en plads lidt tættere på talerstolen så vi kan gå i gang med forespørgselsdebatten

skal begrunde forespørgslen

for det danske sprog og måden man bruger det på fordi vi er bekymret for at man er på vej til at tillade begrænsninger på sproget

ikke selv vælger men som påduttes en og styres af andre den konkrete anledning til forespørgslen var to nyhedshistorier

københavns universitets institut for kunst og kulturvidenskab hvor institutlederen har sendt en mail ud

opfordrer til at undgå at bruge kønnede betegnelser som damer og piger eller gutter og drenge og i stedet bruge kønsneutrale betegnelser

foreslå rettelser til danskerne hvis de ikke bruger inkluderende ord for eksempel nej til politimand formand

forperson eller person med demens det kan virke som ubetydelige tiltag og vi bør vel også tage hensyn men skal der ikke være en grænse kan vi ikke blive enige om at stå fast på at vi ikke vil dikteres hvad vi må sige

regeringen redegøre for hvordan den vil undgå at disse tiltag til nysprog udvikler sig til en glidebane samt hvordan regeringen fremadrettet vil sikre sproglig pluralisme

debat der kører på højtryk

vinterboller til kønsneutrale værelser på efterskoler

får dansk folkepartis mandlige medlemmer til at iklæde sig dametøj

tale om et komplekst og til tider lidt abstrakt emne

helt konkrete eksempler som

der henvises til i forespørgselsdebatten med københavns universitet og microsoft jeg antager at det første eksempel med københavns universitet handler om at institutlederen og studielederen på institut for kunst og kulturvidenskab sendte en mail ud til medarbejderne i forbindelse med studiestart i mailen stod der

nu starter semestret og undervisningen op vi har heldigvis en stor mangfoldighed af studerende heriblandt binære og nonbinære transstuderende og det er nyt for mange af os for at sikre inklusionen af dem vil jeg gerne formidle et par gode råd til underviserne mailen giver herefter tre råd det ene råd er at undlade at anråbe de studerende damer og piger eller gutter og drenge som ordførerne allerede har redegjort for

som gav nogle medier anledning til at meddele at det nu var helt forbudt at sige drenge og piger på københavns universitet

man omtale dem med deres navn i stedet for at sige han eller hun det andet eksempel der nævnes i forespørgslen handler om microsoft jeg antager at der her tænkes på den udvidelse af

word som fik en del medieomtale i september som jeg forstår medieomtalen

vil tilbyde en funktion i word der kan markere bestemte ord med en blå streg word kan så foreslå et mere inkluderende alternativ for eksempel politibetjent i stedet for politimand eller forperson i stedet for formand jeg kan dog også forstå at en talsmand for microsoft i danmark har forklaret til dr at det er usikkert om funktionen overhovedet kommer til den danske version af word sikkert er det dog at funktionen hvis den kommer vil være valgfri jeg er helt enig med forespørgerne i at det er vigtigt at vi er opmærksomme på hvordan en ny teknologi påvirker det danske samfund og det danske sprog på godt og ondt teknologi er ikke bare en neutral løsning på et konkret problem teknologi påvirker os som mennesker og påvirker vores samfund og nogle gange også vores sprog derfor er det vigtigt at være opmærksom på de etiske sociale og kulturelle aspekter af ny teknologi jeg må dog sige at lige

jeg ved ikke om jeg selv ville bruge den men jeg kan ikke se et problem i at funktionen findes og at andre vælger enten at bruge den eller ikke gøre

københavns universitet viser at vi ikke er færdige med at diskutere hvordan universiteterne kan vise hensyn over for minoriteter eller gøre en indsats mod overgreb og krænkelser uden at gå på kompromis med den akademiske frihed i forhold til det konkrete eksempel

synes jeg grundlæggende det er positivt når man på det enkelte uddannelsessted tager bestik af sine studerende

indsats for at få dem alle sammen til at føle sig velkomne og som en del af et stærkt studiemiljø jeg synes også

er værd at bemærke at der er tale om en relativt udsat gruppe ifølge den netop offentliggjorte sexus undersøgelse

har transpersoner og nonbinære i langt højere grad end andre grupper i samfundet oplevet mobning chikane og fysisk forulempelse på grund af deres seksualitet de føler sig i langt højere grad ensomme mellem tres procent og otte og halvfjerds procent

har direkte forsøgt selvmord jeg mener ikke at det er min eller folketingets opgave at forhindre det enkelte uddannelsessted i at gøre en ekstra indsats for at inkludere de her studerende hvis de på uddannelsesstedet oplever det behov det rokker dog ikke ved at ytringsfriheden og forskningsfriheden er

beskyttelse i henholdsvis grundloven og universitetsloven

vi sammen skal stå vagt om det er blandt andet også derfor jeg ikke finder et behov for at vi herudover skal regulere hvordan de taler til hinanden på københavns universitet

ideen om at vi herinde i folketinget skal regulere os til sproglig pluralisme

baggrund løbende sætte rammerne for hvordan vi skal tale til om og med hinanden netop på universiteterne skal der jo finde en fri meningsudveksling sted

det betyder omvendt ikke at ledelse ansatte og studerende ikke godt kan forholde sig reflekteret til hvordan man taler til hinanden og hvordan man forholder sig til nye grupper af studerende som for eksempel nonbinære studerende diskussionen om hvordan vi kan udvise nye hensyn over for andre uden samtidig at give køb på vores værdier eller traditioner har på mange måder været kernen i den løbende debat om krænkelseskultur det er en debat som vi har haft med udgangspunkt i alt fra sombreroer

morgensang til retningslinjer for krænkende adfærd på københavns universitet jeg tror vi skal passe meget på med ikke at mudre det hele sammen da københavns universitet i to tusind og atten offentliggjorde sine retningslinjer for at håndtere krænkende adfærd blev de mødt af omfattende kritik blandt andet for at skabe usikkerhed om den akademiske frihed på universitetet universitetet har på den baggrund opdateret retningslinjerne de slår nu fast så ingen kan være i tvivl at akademisk frihed er betingelsen for og det bærende begreb i universitetets virksomhed

i forskning og undervisning skal alle spørgsmål kunne stilles og der skal være frihed til at søge svar på dem

jeg meget enig i og jeg mener også at det er en

alle spørgsmål også kunne stilles og der skal være frihed til at søge svar på

vi blandt andet brug for når vi som samfund skal finde ud af at håndtere de forandringer vi ser inden for for eksempel teknologi sprog og identitet det er helt naturligt at det giver anledning til debat når samfundet og sproget ændrer sig og det godt at vi får debatteret de her ting

er også en svær diskussion og man kan let blive misforstået

gerne slutte samme sted som den så omdiskuterede mail til medarbejderne på institut for kunst og kulturvidenskab på københavns universitet der siger

disse problematikker er nye og fremmede for mange af os derfor er det vigtigt at vi tænker os lidt om

kort bemærkning det er der i hvert fald en der har bedt om

vil gøre ved de her udfordringer

og justeret på nogle ting det er rigtig godt

en techgigant og det kan godt være at ministeren mener

tænke sig at et amerikansk firma skal ind

det vil anbefale danskerne at skrive når de skriver i tekstbehandling er ikke helt så harmløst i mine øjne i hvert fald for det

bliver påvirket af det hele tiden og hvem er det der skal bestemme det skal det være nogle i et eller andet hovedkontor et eller andet sted ude i verden der synes at nu må vi ikke bruge det ord eller nu må vi ikke bruge det ord

klart svare på hvad

den udfordring som det altså vil give os

på ingen måde jeg synes faktisk at det er en debat vi tager alt alt for let med harmløse mener

forestille sig at foreslå som alternativer i en frivillig ordning og det lidt som potentielt ikke engang kommer til danmark vurderede jeg som harmløst om man siger politimand eller politibetjent det er lige før jeg vil sige at man skal passe på

men i nogle af de konkrete tilfælde

have brug for at blive mindet om hvad det egentlig er jeg signalerer med mit sprog ikke nødvendigvis af en techgigant som microsoft men hvorfor egentlig signalere at en betjent skal være en mand der er da noget i det her sprog vi skal reflektere over det er ikke det samme som at det er

korte bemærkninger den første er ordføreren for forespørgerne herre jens henrik thulesen dahl

men som det også fremgik af både

det her jo lidt en tendens i tiden og vi mener altså ikke at det er så harmløst

på det vi er bange for kan være en glidebane derfor skal vi tage det alvorligt vi havde

vi havde historien med afsyngningen

den herinde hvor mange unge blonde piger er til stede vil alle være krænkede hvis vi gjorde det

til at nogle følte sig krænkede ikke fordi der har sagt noget direkte eller i relation til dem men bare fordi de befandt sig i lokalet og hørte hvad der blev sunget eller hørte hvad der blev forelæst og det blev seriøst drøftet mange steder om man skulle lade være med at synge

eller om man måtte forelæse om

det skal jeg

en naturvidenskabelig hjerne det har jeg måske lidt svært ved at

udgangspunktet men det at man begynder at begrænse den sproglige pluralisme den sproglige mangfoldighed den sproglige diversitet giver mig nogle bekymrende associationer

i historien

inden for den litterære verden har man george orwells tidløse tankevækkende bog nitten fire og firs hvori forfatteren beskriver et totalitært regime hvor sproget er vendt om og magthaverne definerer sproget

det kommer fra med deres rigtige

instrumentaliserer regimet sproget til en

og en løftestang til at få kontrol med befolkningens bevidsthed

at man begrænser deres sproglige og tankemæssige kreativitet det er farligt det er en trussel mod vores demokrati hvor mennesker skal

udfolde sig under ansvar det er et totalitært menneskesyn

en association til de konturer som vi lige nu ser udfolde sig i kina

stat der langsomt men sikkert mere og mere bruger teknologien til at kontrollere befolkningen og ensrette deres tænkning man kan stille sig selv det spørgsmål hvad bliver det næste

finder på og hvorfor skal en stor global virksomhed bestemme hvordan vi skal bruge sproget

at de eksempler vi har hørt nu virker harmløse og

kan gøre nogen skade det kan forekomme banalt

men besynderligt at københavns universitet som anerkendt forskningsinstitution skal bruge ressourcer på den slags i stedet for at levere forskning i verdensklasse som de ellers er så gode til

det ikke kan være afgørende om vi siger politimand eller politibetjent om vi siger formand eller forperson om vi omtaler personer som han eller hun eller kun bruger deres navne

afgørende hvis det bare er mig eller dig der bestemmer hvilke ord vi bruger og hvordan vi bruger dem men det bliver et problem hvis det er ledelsen på uddannelsesinstitutioner og andre organisationer eller den multinationale virksomhed som fortæller os hvad vi kan og må og skal skrive for hvad bliver det næste skal vi omdøbe den lille havfrue

lille havperson der er allerede en udvikling i gang vi skal sige fra over for og det håber jeg vi kan blive enige om her

folketinget opfordrer regeringen til at overveje skridt til at sikre det danske sprogs sproglige pluralisme og forsknings og ytringsfriheden og undgå at disse tiltag til nysprog som københavns universitets institut for kunst og kulturvidenskab

eksempler på udvikler sig til en glidebane

er også et ønske om en kort bemærkning den er fra

et totalitært menneskesyn hvis virksomheder og og uddannelsesinstitutioner pålægger

eller kommer med ønsker til sprogbrug men mener ordføreren ikke at det i

grunden ville være mere totalitært hvis det er folketinget eller regeringen som skal ind og kontrollere sådan

men det er egentlig at gå op imod for

at i kommer og definere hvordan vi må skrive

nogle normer det er helt fint hvis man i en tekstbehandling

en retskrivningsordbog som man kan slå op

vi har jo i det her land defineret

den er anderledes i dag end den var for hundrede år siden men vi har den og vi ved hvordan den er

de lægge ind men men de skal ikke komme og lægge

dem jeg synes man skal bruge og slet ikke

mig bekendt og som som ministeren jo også gjorde os opmærksom på i sin tale

retningslinjer ud fra en logik om at der

var ved at glide den forkerte vej derfor mener jeg at debatten er uhyre vigtig jeg mener at vi godt sige at de eksempler som vi baserer det her på er harmløse

der tvinger os til noget i første omgang men jeg vil bare gerne at vi tager fat i debatten og på forhånd sikrer at vi ikke kommer ud ad en glidebane så vi på et eller andet tidspunkt står i en situation

hvor vi ikke kan stille os op og og bruge de ord som vi måtte synes er rigtige sådan at det er mig der definerer hvordan jeg taler hensynsfuldt til folk og ikke

rejser den her debat sproget udvikler sig jo hele tiden

de her to eksempler som som ligesom er anledningen til forespørgslen i virkeligheden ret forskellige i deres karakter de har

vi taler til hinanden og omtaler

rejser en diskussion om hvordan teknologien påvirker os og det er bestemt

en relevant diskussion som rækker langt ud over den konkrete diskussion som som vi har i

en funktion i et tekstbehandlingsprogram som

måske endda være en hjælp for dem som ønsker at benytte sig af et mere inkluderende sprog det har jeg

sådan sådan generelt men

på det principielle spørgsmål som sagen rejser og som jeg gerne vil anerkende nemlig teknologiernes påvirkning af vores sprog og dermed

det er jo nok lige nu en debat som stiller flere spørgsmål end den giver svar derfor er det også en debat

vi fortsætter med at have med hinanden

vi jo rigtig meget magt over vores relationer og fællesskaber og også over vores sprog hos globale techgiganter som er meget langt væk fra dansk kultur og dansk lovgivning og hvad nu hvis den her funktion ikke kunne slås fra eller hvad nu hvis

havde været omvendt i takt med at den offentlige samtale og vores private relationer i højere grad sker gennem teknologi og på teknologiske og globale platforme udfordrer det

som kultur selv at definere rammerne for vores samtale og den debat synes jeg er vigtig at vi har det andet eksempel fra københavns

hvor underviserne får gode

hvordan de kan undgå at støde de studerende

eller eller hvordan de kan være med til at imødekomme at de studerende føler sig omfavnet af undervisernes sprogbrug synes jeg er en helt anden diskussion helt grundlæggende synes det er lidt svært at være modstander

som bunder i et ønske om at unge mennesker skal føle sig inkluderede i

jo tale om en meget sårbar gruppe af unge mennesker som man ønsker at tage et særligt hensyn til

hvor mange psykisk sårbare der er blandt

forsøger at tage et ansvar for hvordan de studerende kan føle sig mere inkluderede betyder det så at vi helt generelt nu skal til at hive kønnet ud af

til de lokale fællesskaber om det så er på københavns

på et plejehjem at finde ud af

taler til hinanden og tiltaler hinanden og måske særlig på et universitet hvor der skal være

eksperimentere og afprøve nye former uanset om det er

dansk folkeparti gør netop nu nemlig at rejse debatten og sørge for at vi har en samtale om sprogets udvikling på den baggrund

jeg gerne på vegne af socialdemokratiet venstre det radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten det konservative folkeparti alternativet og liberal alliance foreslå følgende

folketinget byder diskussionen om hvordan nye teknologier og nye syn på køn og identitet påvirker og udvikler det danske sprog velkommen det er vigtigt kontinuerligt at diskutere og være opmærksom på hvordan teknologi påvirker samfundet og hvordan nye tiltaleformer ændrer sproget folketinget er optaget af at værne om ytringsfrihed og forskningsfrihed på

folketinget konstaterer endvidere at det ikke vil være hensigtsmæssigt hvis folketinget regulerer tiltaleformer med mere universiteterne det vil kunne modvirke den ønskede sproglige pluralisme samt ytrings og forskningsfriheden universiteterne har kompetencen og de bedste forudsætninger til gennem åben debat at sætte rammerne for hvordan ansatte og studerende taler til om og med hinanden derudover mener folketinget ikke at der er behov for yderligere regulering af private aktører i den aktuelle sag på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til fortsat at være opmærksom

ordføreren siger relativt ufarligt

set ikke uenig i det kan godt opfattes sådan lige nu

lægger noget ind ud fra en eller anden logik om at man skal være hensynsfuld eller der ikke må være stødende ord så er det ud fra en

acceptere og det hører jeg lidt ordføreren gøre private virksomheder der laver den her slags ting så kan man sige at man kan vælge det til eller fra men bare det at det er der sender jo nogle signaler

så vælger at bruge det så vil jeg lige pludselig måske høre nogle andre ord i en ordførertale end jeg ellers ville have hørt og hvis ord er det så er det så

også i forhold til de techgiganter som vi jo altså på alle måder er omgivet af det

jeg virkelig der er grund til at være optaget af så det vil jeg fuldt ud

eksempel som ordføreren slår ned på her der så er det største problem nemlig at vi måske begynder at tale i et sprog hvor vi ikke giver alting et køn på forhånd og i virkeligheden ville jeg synes det var udmærket hvis word mindede mig om at kalde det en politibetjent og ikke en politimand det kan jo være en udmærket funktion som jeg måske endda engang

slår ned på det væsentlige i techgiganternes udfordring af vores kultur

er på andre områder men der synes jeg til gengæld der er grund til at være

at man skulle gå ind og sige der er en hel masse ting man ikke må se og man ikke må gøre så lukker de af for det

gøre i deres system på samme måde kan man jo forestille sig at nogen måtte

skal se det ved vi jo sker i dag på mange af de her platforme

set ikke om det konkrete ord om vi skal skrive politimand eller politibetjent

set også synes er temmelig harmløst og hvis

har lyst til at blive hjulpet til det så fred være med det

næste og hvad er det for en tankegang

hvis man endelig skulle gå ind på den og hvem skal definere

reglerne skal være for deres samvær men jeg synes da det kinesiske eksempel er interessant

så tæt på borgernes adfærd og det er jo lidt den glidebane jeg faktisk synes ordføreren åbner for med at ville ind og styre

og der skal vi vende os til canada for det der er på spil er jo at man i den bedste mening i canada har indført skrappe love imod hatespeech og det er så sådan efter canadisk lovgivning at der også er et begreb om uintenderet hatespeech

uintenderede krænkelser af folk der har et ikkebinært køn og dermed er der

lukket op for at man uintenderet kan komme til virkelig

det kan være lidt svært at få øje på folks ikkebinære køn hvor det binære umiddelbart kan være nemmere

var jo på vej ned ad den vej der hedder uintenderede krænkelser de blev så ledt på bedre tanker og det er rigtig godt men kombinationen af hatespeechlove og identitespolitik er potentielt en ret eksplosiv kombination og den har vi ikke hørt noget om så der vil jeg da

den den danske debat og jo også her på

jeg tror grundlæggende ikke på at

det som identitetspolitikken rejser af diskussioner men jeg anerkender at de diskussioner den har rejst

mand eller kvinde og som har følt sig overset og

har følt sig negligeret tror

rummet af at der nu er en debat om hvordan man

de også er en del af det synes jeg egentlig er er udmærket

vi nærmer os hverken canadiske tilstande eller noget som helst og jeg tror også på at vi fint kan bevare

men jeg har bare ikke lyst til slå ned på institutioner der faktisk

hvad de kan for at rumme deres studerende og det synes jeg er tilfældet

og liberale mennesker som alle os der er til stede her jo også synes er tilforladelige der er jo isoleret set ikke noget at sige til at man være skeptisk over for hatespeech

isoleret set noget at sige til at man kan være skeptisk over for krænkelser og der er jo isoleret set ikke noget at sige til at man

gerne vil undgå at støde mennesker pointen er jo bare at de her relativt harmløse ting kan kobles sammen til noget der er meget meget eksplosivt

hvis man har den rigtige indkøbsliste kan man jo få ting i matas der kan kombineres og eksplodere man skal bare vide hvad det er man skal købe og hvordan det skal blandes så det er den her uintenderede blanding af meget fornuftige ting som vi skal have fat på for

insistere på at den der samtale er nødt til at flytte ud og være så tæt på det lokale fællesskab som muligt for jeg tror

man også nogle af de der store principper og konflikten

må det være en samtale mellem de studerende og underviserne og universitets ledelse hvad skal rammerne være for vores

når man står over for den enkelte der føler sig uden for den måde vi taler på i dag så ønsker alle jo

vigtig og relevant debat om nysprog som det

synes jeg det viser en stor kærlighed

alt det vi har fået i arv som danskere

kvittere for der er dog altså det her med

det er jo et underligt nyt ord det kom ind i sproget i nitten otte og fyrre da george orwell skrev nitten fire og firs det var udgivelsesåret nitten otte og fyrre

beskriver et sprog der er

skruet sådan sammen at det kan bruges politisk

ikke noget han sådan fandt på ud af den blå luft

havde nemlig oplevet i nazitiden at man fra nazistisk side meget aktivt arbejdede med sproget som et politisk værktøj

vi taler om som handler om

på i den måde vi taler med hinanden på og

det egentlig altid er relevant at kalde en formand for en

men der er jo en anden debat gemt i det og

meningen at

fat på her i dag og henrik dahl er også inde på

med et skarpt øje for hvor problemet ligger begravet at der er en politisk dagsorden gemt i det her der kan ramme forskningsfrihed og som smugler identitetspolitik ind i en større debat på en facon som vil gøre at

have en passiar om det hvor vi ikke rigtig

noget som helst men hvor det kan blive anderledes alvorligt ned ad sporet

nymarxisme ind i debatter via sproget for et er selvfølgelig at man kan få et privat udviklet skriveprogram som word hvor

man ikke selv kan vælge om man kan aflevere et speciale

man nu skal skrive det på et dansk der ikke er kønnet fordi der kunne sidde en censor og blive frygtelig stødt over alt det der foregår her

at der i sproget

nogle strukturelle herskermentalitetsundertrykkende redskaber som vi skal bekæmpe hvis vi kommer ned ad det

den dagsorden der er der er

i venstre op om den vedtagelsestekst

hvis vi kommer for langt ned ad den som rummer en

en blind tro på at vi gør det for at beskytte nogle

den større debat der er gemt i det her med de ord vil jeg gerne kvittere for taletiden og

mener jeg ikke er helt rigtig

at vi herindefra skulle begynde at styre tingene men

hvad ved vi så om hvilken politisk dagsorden de her hvad de egentlig intenderer med det de gør

kan tingene slås til og fra

at vi bliver nødt til

tage nogle tiltag i forhold til firmaer som

politik for hvordan de får påvirket

det store marked de har i usa

angelsaksiske verden hvor den her debat er

gerne vil benytte sig af i de kredse

politisk dagsorden gemt i de debatter ude på

man ikke kan slå det her til og fra og hvis

at vi ønsker at kunne slå det fra så står vi jo et helt andet sted end vi står i dag og det er jeg fuldstændig enig med

ikke kunne sige men bare det at de gør det

kigge ud på det amerikanske samfund

ned over hovedet

det også begynder at være deres normer som bliver puttet ind i de systemer vi får så hvordan skal vi værne

et charter om hvordan man laver fri forskning og hvor man er meget opmærksom på den politisering som

dahl jo er opmærksom på også sniger sig ind

snak om hvad køn er men

fornuftige stemmer i den debat ser jeg også en opstand mod den

rigtig stort kendskab til usa som han lige lukkede lidt op for her og det er her jeg gerne vil knytte an for

er det uheldige ved hate speech at det jo

har en mørk side selv om intentionen for så vidt er nobel med at beskytte mod hate speech

der er jo den mulighed at man klassificerer

som hate speech altså kritik af islamister for eksempel eller uintenderet kritik som der også har været tale om

her ubehagelige forbindelse mellem hate speech

hele tiden ugentligt at debatter bliver lukket ned

kommer og taler på universitetet bliver opfattet som nogle der har så anderledes synspunkter

og det og det rammer især

polariserende debattører som normalt ville have fri adgang

en fri debat på et universitet

begavet en mand som ham adgang til et universitet for for at tale og hvis vi nogen sinde får

de er meget vigtige og jeg tror de vil blive

i fremtiden jeg kan opfordre alle der ikke allerede har læst dem

virkelig en sund og fornuftig

alle uddannelsesinstitutioner sådan at man kan se hvordan man bedriver ordentlig fri forskning det er

tak for ordet og tusind tak for

gennemgå sagerne der har ledt op til den her debat så vi kan tale lidt mere konkret om tingene

af nogle historier der nogle gange bliver blæst ret meget op

det her er ofte en debat der får følelserne til at sidde uden på tøjet og hvor der sættes modsætninger op mellem det at tage hensyn til vores medmennesker og så at have

men i danmark tror jeg sagtens at vi kan tage hensyn til hinanden uden at det er en trussel mod vores ytringsfrihed eller vores forskningsfrihed ytringsfriheden og forskningsfriheden

fuldstændig fundamentale søjler i vores samfund det skal der ikke

den teknologiske udvikling og vores udvikling i sproget påvirker den

fremhævede eksempler ikke tale om sager hvor forskningsfriheden eller ytringsfriheden er truet

give et råd i forhold til tiltaleformer og så til at begrænse forskningsfriheden der er enorm forskel på

at tage hensyn til hinanden og stille alternative tiltalemuligheder til rådighed og så på at begrænse fundamentale friheder jeg er enig med nogle af de andre i at man skal være opmærksom på hvordan ny teknologi påvirker det danske samfund og vores sprog på både godt og ondt men jeg mener ikke at de eksempler der er blevet fremlagt er problematiske det ændrer dog ikke på at vi skal fortsætte debatten og være opmærksomme på udviklingen

samtidig rigtig glad når jeg ser at

selv arbejder med inklusion og arbejder på hvordan de studerende kan have et godt studiemiljø der går nemlig ikke noget af mig ved at der tages et lille hensyn til dem der har det rigtig svært sidst men ikke mindst vil jeg bare sige at

udvikler sig det er ikke en konstant størrelse

det her også en vigtig diskussion

vi kan ikke fra christiansborg lovgive om alting og derfor

også når der kommer det jeg tror vi desværre

handler om men men når det

svarer til en synonymordbog så får jeg en bekymring

dermed kan rådgive mig om hvad jeg skal skrive og ikke skal skrive

som jo ikke engang er kommet på markedet herhjemme endnu og som givetvis vil kunne slås fra og så kan man sige er det ikke ligegyldigt men

det er rigtig vigtigt at vi tager diskussionen nu og forholder os til det i stedet for at vi skal forholde os til det på et tidspunkt hvor vi kan ikke kan slå det fra og hvor det lige pludselig er styrende for hvad man skriver på en helt anden måde end

samtidig at det her faktisk åbner for hele snakken om hvordan vi selvfølgelig sikrer at vi har dannede mennesker i vores samfund der nemlig lige præcis selv

stilling til også hvilke ord

man ville kunne til eller fravælge om man overhovedet ville have

det her konkrete eksempel som ordføreren har indkaldt til debatten på som som

tingene meget bedre i det ligger der selvfølgelig også hvordan man man agerer og opfører sig

hvis vi accepterer at der kommer et system som

sidder ude i verden og definerer hvad der er et stødende ord hvem er det der skal definere

stødende ord for ordføreren eller

danner mennesker til selv også at kunne

til de her ting til selv at kunne vurdere hvad der er det rigtige

det er nu nogle gange nødvendigt for at komme lidt videre

hvis nu man forestillede sig at en studerende krævede at blive undervist

hvis der er nogen der føler at det

jo klart at der vil være nogle studier hvor

det akademiske arbejde og så vil der være andre gange

vil være noget problem at tage det her hensyn til de mennesker der

vigtige studier hvor man nogle gange

pålægge underviseren at bruge

bruge lovgivning eller regelsæt til at bekæmpe at man ændrer sproget på den her måde men den anden

vil man alligevel bruge lovgivning til måske

hvis det var afgørende for for studiet

bruge nogle bestemte betegnelser

det den her debat er kommet ud af kan man sige den er kommet ud af gode råd og at man opfordrer til at man kan tale ordentligt eller

til hinanden hvis der er nogen man skal tage et særligt hensyn til

jordan peterson har rejst hvor han siger jeg vil ikke tvinges til at tale på et andet sprog end naturligt engelsk men det jeg egentlig vil spørge om

lærere bliver krænket over sprog og kønsopfattelser i litterære tekster altså

de fleste kærlighedsdigte jeg har stiftet bekendtskab med i de mange år jeg har læst litteratur har været ret

der kan jo godt være nogle gange hvor det kan give mening

andre gange hvor hvor det ændrer på hvad det er der står jeg kan ikke

små hensyn der kunne være være men som udgangspunkt mener jeg ikke at man skal ændre i tekster

i sidste uge kom der nye ændringer

den danske ordbog blandt andet er ægteskab nu ikke længere defineret som et par bestående af en mand og en kvinde der er gift med hinanden det er ændret til et par bestående af to personer der er gift med hinanden

om hvordan vi taler om og til hinanden er enorm aktuel det er den ikke mindst på

stadig er rigtig mange mennesker i vores samfund som trives meget dårligt fordi de af den ene eller den anden grund

at selvmordsraten blandt homoseksuelle og biseksuelle i danmark er halvanden gang højere end heteroseksuelles den viser også at det er særlig slemt blandt unge vi ved fra andre undersøgelser

er langtfra den eneste forklaring på de her uhyggelige tal

jeg tror på at det er noget af forklaringen ikke mindst for de unge som kan være enormt sårbare i den proces

ud eller tumler med at de har en anden kønsidentitet

stadig bruges som et skældsord ord når offentlige systemer insisterer på at der kunne findes han og hunkøn når børn som helt små konfronteres med pigefarver og drengefarver og med bestemte forventninger til hvordan de skal se ud og opføre sig alt efter hvilket kønsorganer de har

man ikke passer ind i de kasser samfundet forventer

derfor finder jeg det faktisk positivt at virksomheder som

mere inkluderende sprogbrug

ikke mindst fordi enormt meget kommunikation mellem mennesker i dag foregår

vi skal selvfølgelig holde øje med hvor teknologier begrænser men sådan

giver den her funktion muligheder hvis det selvfølgelig er sikret at man kan vælge den fra

kunst og kulturvidenskab på københavns universitet

ikke mener at vi

detailstyre hvilke e mails uddannelsesinstitutionerne sender til deres ansatte

enorm betænksom og som en ærlig interesse i at ville skabe det bedste læringsmiljø for deres studerende desuden mener jeg at de to initiativer skaber en risiko for at forskningsfriheden eller ytringsfriheden er i fare at give mulighed for

i ikke at sige eller undersøge ting de gerne vil vi deler derfor ikke forespørgernes frygt for

til at handle om om køn og måden vi omtaler det på for det er sådan set slet ikke det der er mit ærinde men jeg bliver bekymret når ordføreren siger at det måske

hensynsfuldt sprog men hvis de nu valgte det sprog der måtte findes visse steder i det indre amerika

hvor man ikke tager så meget hensyn tror jeg til visse grupper

bestemme hvad det er det her program skal anbefale ordføreren og mig at bruge

og så længe det er det finder jeg det kun

begrænser os for eksempel med ting der bliver vist på de sociale medier og som bliver fjernet igen

skrive politimand og

så også være i orden ville det så også bare være et værktøj der kom

skulle gøre de her ting og det gør vi ikke det er en mulighed

ordføreren for eksempel taler om pigefarver og drengefarver eller

andre former for sprogbrug der har med kønsopfattelse at gøre vi har jo et kønsopdelt arbejdsmarked er det sådan at hvis man tager en kontrolgruppe med piger og drenge og kun giver dem grønt legetøj feks så vil den her kontrolgruppe få et andet erhvervsmønster end en gruppe hvor man giver piger lyserødt legetøj og drenge lyseblåt eller har det ikke nogen som helst konsekvenser for det kønsopdelte arbejdsmarked så det bare er

sig i de her kasser at være en del af vores samfund

det vi skulle diskutere i dag det her var eksempler på

transgenderidentitet eller

ikke føler sig hjemme i en almindelig binær

ændrer sig hvis man laver sproget om eller har sproget ingen indflydelse på

så ja det har en betydning hvordan vi taler og jeg synes når vi snakker om de

det rigtigt forstået at hvis man lavede en version af word

man var mentalt handicappet

at man rettede det tilbage til åndssvag eller et

mulighed for at melde det fra og sige nej tak og så i øvrigt

i logikken bag hvad ytringsfrihed er og også i

være meget interessant om nysprog men jo også i virkeligheden

om hvad teknologi betyder for vores samfund og hvordan sproget påvirker vores trivsel det synes jeg er fint vi diskuterer jeg

særligt med forslaget til vedtagelse

vi ikke særlig godt kan lide

fremgår af den gamle røde ordbog er det så dér regeringen og ministeren skal på banen det synes jeg da netop må være et indgreb i ytringsfriheden og et forsøg på en sproglig ensretning hvis regeringen skal gå ud og pålægge frie universiteter eller virksomheder at skrive eller tale på bestemte måder skrive til deres medarbejdere på bestemte måder eller undgå at lave særlige sprogprogrammer sproget som mange har været inde på er jo noget

nogle gange i takt med at samfundet ændrer sig og nogle gange kan man jo

til ordføreren men jeg vil sige at jeg synes det er relevant at diskutere netop nysprog også fordi

da glad for hvis der i dansk folkeparti også findes et ønske om at vi politikere bruger sproget mere præcist jeg kan jo nævne nogle eksempler måske lidt polemisk

arbejdede man jo på uddannelsesområdet med

det jeg vil kalde nedskæringer som man dengang kaldte for omprioriteringer eller budgetforbedringer der var også noget

noget su som blev til cafépenge

synes jeg da helt sikkert at vi skal stoppe med at bruge i folketinget

omtale dem på en anden måde de bliver opfattet anderledes af befolkningen end de virkelig er så det kan vi arbejde med og det synes jeg da vi skal tage op herinde

vi skal lave love og regler om det men jeg synes

her i dag jeg synes dog at der er

en væsentlig forskel for det

det handler om for mig og dansk folkeparti

ikke så meget

om nogen skal fortælle os hvad der er rigtigt at sige hvad det er for nogle ord der er stødende eller ikke

for nogle ord vi skal skrive hvad vi skal sige det synes jeg er rigtig rigtig vigtigt og det er derfor det bekymrer mig så kan man sige at det er en funktion man kan slå fra i det der

bare er et eksempel på noget som er på vej men hvis det nu var som mads fuglede også

så ikke forholde os til det er det kun når vi kan lide det der kommer at vi skal sige

vil være slået til rundtomkring og så begynder det at skubbe vores sprog

og bestemt netop ikke folketinget det er derfor jeg mener at folketinget ikke skal gå ind og blande sig ligegyldigt hvilken ændring

set heller ikke at vi i folketinget skal gøre hvis nu der for eksempel er et universitet som har nogle råd

til deres medarbejdere om hvordan de skal tale til

og de politiske dagsordener de måtte kunne have at forholde os til hvad det er de kommer og pådutter os så vi ikke bare blindt løber efter og retter ind

sekund i tvivl om at hvis vi ikke gør noget så har vi lige

bliver skrevet lige fra stilen i folkeskolen

ikke fordi vi herhjemme har arbejdet med sproget og det har udviklet sig og

blevet til noget andet som det altid sker men fordi der er nogle udefra der er kommet og har skubbet til vores sprog det synes jeg er rigtig

ikke at vi er der endnu hvor man kan sige at det er

der ikke nogen bekymring for den udfordring vi ser fra microsofts side i forhold til at komme ind og påvirke

er det noget vi egentlig bare skal ignorere og

forskel eller er man enig i at det faktisk er en udfordring for os og for vores sprog hvis der kommer nogen udefra og på den måde er med til at skubbe

program skal bestemme hvis nu det program begynder at foreslå stødende ord

være for nogle skridt som ordføreren kunne forestille sig man kunne tage for at beskytte det danske sprog for det er jo lidt afgørende hvad det er for nogle skridt og om man i ytringsfrihedens navn i virkeligheden ender med at

uddannelsesinstitution har de ikke lyst til at bruge begreber som han og hun og bruge køn det kan ordføreren

man skal tage ud at sproget men hvis nu et fællesskab beslutter sig for at det

de skal være sammen at det er sådan de skal tale

majoriteter og at vi ser eksempler

synge den sang nogen steder man er ikke stoppet med at sige han og hun på universiteterne man er blevet opfordret til at gøre sproget en lille smule mere

inkluderende og man har stået i kø

laver en god historie fordi danskerne synes

og tak for den rigtig spændende debat vi allerede har haft

stammer fra george orwells roman nitten fire og firs og det som

er en magtteknik som ophæver forskellen på sandt og falsk dermed er det en magtteknik

bygger på et begreb som jeg bliver nødt til at bede formanden om tilladelse til at omtale for det hedder noget grimt men jeg håber at når jeg citerer direkte er det acceptabelt det kan formanden ikke vide men jeg oplever at jeg har tilladelse til at køre videre af en amerikansk filosof der

nu er ordet ligesom ude af sækken og

i sin meget lærde filosofiske traktat kalder

er væk det betyder ikke noget det handler kun om at opnå tilslutning til det der bliver sagt

men spørgsmålet om nysprog

blevet aktuelt på grund af et stalin eller hitleragtigt diktatur sådan som orwell forudså det er blevet aktuelt på grund af en aggressiv identitetspolitik og det er jo den

tidligere spørgsmål og hvis man kombinerer de her politikfejl har man sådan set skandalen derfor skal man ikke

mange diskussioner af hvad identitetspolitik

det er en sociolog der hedder manuel castells han forudså allerede for cirka tyve år siden at det enogtyvende århundrede ville blive identitetspolitikkens århundrede nu er vi snart

en femtedel inde i det enogtyvende århundrede og man må jo sige at det har han haft ret i det var en stærk

det der er kernen i identitetspolitik som er relevant for os politikere

at være dansk statsborger for eksempel indfører nogle kollektive rettigheder i forhold til alle dem der ikke er danske statsborgere som jeg faktisk er tilhænger af men man skal være meget tilbageholdende og man skal tænke sig meget godt om inden man tildeler

kollektive rettigheder kan man kun tildele ved at fratage enkeltpersoner deres individuelle rettigheder det er sådan systemet med kollektive rettigheder fungerer så når nogen kommer og siger

jo altid nødt til at spørge hvem det så er der skal aflevere nogle rettigheder for at den her kollektive ret kan blive givet det er en af de helt centrale kerner i

her kommer sproget sådan set ind

er jo en udvikling man kender fra usa og som består af nogle politikfejl

man tager nogle isoleret set fornuftige ting man siger

selvfølgelig er nogle kedelige sammenhænge imellem hatespeech og begrænsning af ytringsfriheden som man skal være opmærksom på kombinerer man det med ideen om ubevidst krænkelse som er en vej

begynder problemerne og kombinerer man det med en kollektiv ret til at blive fri for uintenderede

nogle meget farlige politikfejl man har lavet og kombinerer man det med nysprog

balladen det er fire isoleret set knap så problematiske elementer som er blevet kombineret og som kan blive kombineret

det kan simpelt hen føre til voldsomme indskrænkninger i ytringsfriheden det kan føre til at kritik bliver klassificeret som hatespeech og så har vi ødelagt ideen med et universitet det er det der sådan set står på højkant derfor er jeg utrolig glad for at vi har den her debat i dag for det er alvorlige sager vi snakker om

den alvor der er i forhold til problemet med de bemærkninger takker jeg

enormt interessant tale jeg

ude i mareridtet men hvor vi også godt kan lade vores sprog udvikle sig

en måde hvor de minoriteter der måske har følt sig uden for den måde vi talte på føler sig inkluderet det var vel det der i virkeligheden var intentionen på københavns

som et hyrdebrev med et velvalgt

velformuleret følgebrev det ville gøre rigtig meget

om ubevidste krænkelser og så er der selvfølgelig hele diskussionen om hate speech

det er jo en diskussion som man også

blive brugt som en løftestang til at undgå berettiget kritik af for eksempel religion og berettiget kritik af religion må jo ikke klassificeres

om techgiganterne og teknologiens påvirkning af vores sprog kultur og og demokrati hvordan ser ordføreren på den udvikling hvor store udenlandske virksomheder jo i

blev sagt at nogle af de her techgiganter er opportunistiske og ud af ren og skær opportunisme

er der jo så et marked på

som har vendt ryggen til chicagoprincipperne og hvor deplatforming og andre fænomener finder sted

i usa og relativt opportunistisk

er nogen god idé at skride ind ad

lovgivningsmæssig vej men hån spot og latterliggørelse er jo gode gamle remedier som også

tak til ordføreren for at bringe os sammen jeg jeg er faktisk ret stolt både af vores universiteters og af vores folketings evne til

jeg oplever ikke

gange har københavns universitet været nævnt som nogen der var på vej ned ad en forkert vej men som justerede og det vil jeg egentlig godt have

jeg oplever er styrken i den måde det bliver diskuteret på i den danske debat

at rumme at vi prøver at udvikle at vi prøver at gå moderne til det

som de er men uden at gå for langt og uden at gå på kompromis med at universitet bliver man provokeret man bliver udfordret

og vi skal stå fast på forskningsfrihed universitetsloven siger det højt og klart og det skal vi værne om selvfølgelig

at man godt når man står

menneske kan vise den tolerance og respekt der ligger i at

om hvordan vil du gerne tiltales jeg synes vi skal øve os i at de to ting kan eksistere samtidig

men det kræver at vi øver os i finde den balance

i at identitetspolitikken

jo fuldstændig ud af kontrol og folk danner sig holdninger

det netop overreaktioner der kommer til at styre og der mener jeg at det må være en opgave både for vores uddannelsesinstitutioner

lovgivere at holde tungen lige i munden stå fast på vores principper stå fast på ytringsfrihed og forskningsfrihed

vi taler om køn men også hvordan vi tiltaler hinanden ud fra det der rummer hinanden bedst muligt og ja det kan da godt være at vi i virkeligheden

politibetjent i stedet for politimand det kunne være at min datter ville vokse op og tænke at det også var et fag for hende selv om det ikke historisk har

men vi skal jo ikke i misforstået hensyn give køb på nogen af de grundlæggende principper og den balancegang

ikke skrevet noget sted hvordan vi finder

fin en stil som jeg synes vi har gjort i dag og det vil jeg gerne takke jer alle sammen for

set enig i at debatten gør noget godt

det er jo rigtig godt at det at vi tager noget op kan gøre noget

med nogle programmer hvori der er lagt nogle definitioner på hvad der er hensynsfuld tale hvad der er de rigtige ord at bruge i bestemte sammenhænge er det okay for ministeren at der kommer en stor virksomhed udefra og fortæller os hvad der er rigtigt og hvad der er forkert er det dem der skal have lov at definere hvad der er op og

og hvad nu hvis de vendte det på hovedet så det egentlig var den anden situation vi stod med

er et lille hjørne af hvad teknologien gør ved vores liv og derfor skal vi forholde os til det jeg havde for nylig mulighed for

have en samtale med brad smith fra netop microsoft og tale om hvordan

de lægger ind over vores liv teknologien i det hele taget den måde vi er sammen på som mennesker

vi skal blive meget bedre til at tage den og techgiganterne skal gøres ansvarlige for lige præcis den rolle de har fået

langt langt fra at være gode nok til synes jeg det skal vi øve os i og det skal vi

potentielle mulige forslag der

vagt i gevær og sige at tage fat i det nu jeg ved at ministeren er vældig optaget af trivselsaspektet i

den her teknologiverden og det hænger jo sammen så derfor håber jeg at ministeren vil give tilsagn om at tage det med ind

en vinkel vi skal tage fat i før vi står med noget vi ikke kan lide før vi står med noget som gør noget ved vores sprog og vores

at tale på som vi ikke bryder os om så kan vi ikke blive enige om at det skal der tages fat

den generelle tendens med teknologien i den måde vi er mennesker på spiller i virkelig høj grad ind i trivselen

hos mig men det er også en udvikling vi politisk bliver nødt til at

diskuteret køn og hensynsfuldhed i forhold til det

og arbejde med samtidig

at nogen kommer og definerer for os hvad det er vi må og hvad

jeg synes stadig væk at jeg mangler et godt svar på hvem

hvad der er rigtigt at sige og

hvorfor accepterer vi det hvorfor siger vi nå men det kommer nok bare det

vi kan bare slå det fra dels er det ikke

lidt kan slå det fra dels er jeg helt sikker på at det at der bare kommer forslag op på en skærm påvirker den

vi gør det på og hvad nu den dag hvor de kommer med forslag som er stik imod det

være i orden at sige hvad gør vi så

håber jeg at vi som udgangspunkt i det her kan få

vedtagelse lægger trods alt op til at man tager det her alvorligt og følger det så jeg tænker

det op når ministeren diskuterer med

være med til at sætte nogle grænser så vi i hvert fald har en lille smule kontrol

en lovfæstet ret til at sige tingene og den skal vi holde fast i

beskytte så jeg vil egentlig bare til slut her sige tusind tak

og jeg er helt sikker på at vi vender tilbage i det her forum og tager nogle af deldebatterne på et senere tidspunkt

bred konsensus i folketinget om at tage

det de nøjes med at lægge ind

er retskrivning og grammatiske ting og den slags

ikke går ind og laver sprogpolitik på den måde så slipper

vi skal bestemme men det er sådan

det noget vi kan bruge herhjemme og er det noget vi kan anbefale vores universiteter at kigge på

og egentlig som rettidig omhu

alvorligt vi synes vi skal tage det alvorligt også før det

man ikke ønsker at regulere sproget for at sikre ytringsfriheden igennem lovgivning men at det er igennem dialog og tiltag

det ikke er gennem lovgivning det er det jeg hører ordføreren

lov med hinanden at udvikle sproget som vi bruger det og så kan vi jo så arbejde på at udvikle sproget bedre herinde så vi også får en mere forståelig

et lille øjeblik men jeg tror vi er ved at være der

behandler vi l fire og tres med titlen forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lovforslaget er en udløber af aftale aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse der blev indgået i juni

konkret er der blevet identificeret et behov for at styrke muligheden for inddrivelse af gæld fra skyldnere i udlandet det vil ofte være en bekostelig affære at inddrive gæld fra en skyldner i udlandet men med det her lovforslag giver vi gældsstyrelsen mulighed for at bruge en privat inkassator til at kradse gælden ind og lovforslaget betyder også at omkostningerne til inddrivelse skal dækkes af skyldneren det har netop været et ønske fra de kommunale forsyningsselskaber at de på lige fod med private forsyningsselskaber kan anvende privat inddrivelse af deres udeståender i udlandet og det ønske gør vi

virkelighed med det her lovforslag lovforslagets andet element er lidt mere kompliceret det drejer sig om at regeringen

vil ophæve fradragsretten for inddrivelsesrenter der lægges oven i den gæld der er under inddrivelse det betyder at man kan sikre at der betales inddrivelsesrenter for det rigtige indkomstår

er i dag kan det af forskellige årsager være svært at vurdere hvilket år

med denne lovændring bliver denne øvelse væsentlig lettere da fradragsretten for inddrivelsesrenter som sagt afskaffes det sidste element i lovforslaget handler om at gældsstyrelsen skal have mulighed for at færdigbehandle genoptagelsessager hvor der kan være sket en fejlagtig inddrivelse

da efi systemet kørte i perioden fra to tusind og tretten til to tusind og femten med lovforslaget udskyder vi forældelsesfristen for de tilbagebetalingskrav der måtte være sådan at skyldnerne kan få deres sager færdigbehandlet

og derfor vil vi også investere i vores skattevæsen og sikre at skatteforvaltningen kommer tilbage på sporet i den forbindelse mener vi det er vigtigt at der kommer styr på inddrivelsesområdet helt generelt

her lovforslag som et skridt på den vej

og vi ser frem til det videre arbejde med forslaget i skatteudvalget tak for

er et lovforslag hvor dele af lovforslaget ligger i forlængelse af aftalen om at styrke den offentlige gældsinddrivelse det var en aftale den tidligere regering indgik sammen med folketingets partier lovforslaget medfører en hel del ændringer faktisk

får mulighed for at benytte sig af private inkassovirksomheder til

gæld ligesom forsyningsvirksomhederne får mulighed for at

inddrive gæld på skyldner for det andet sigter lovforslaget på at når danske myndigheder inddriver gæld i udlandet

begge dele her er nogle gode ændringer for det sikrer

og myndighederne kan inddrive gæld effektivt både herhjemme og i udlandet det er vi i venstre store tilhængere af den tredje af de fem ændringer indebærer at fradragsretten for inddrivelsesrenter bliver ophævet det skulle åbenbart føre til en regelforenkling på inddrivelsesområdet og medfører i øvrigt også et merprovenu den del omkring det tredje forslag

vil jeg at myndighederne ikke gør krav på tilbagebetaling fra ikkestatslige fordringshavere

får beløbene inklusive renter retur det er fint men jeg skal lige vende tilbage til den del med at fradragsretten for inddrivelse af renter bliver

vi kan i hvert fald ikke huske at det var en del af den politiske aftale dengang det blev indgået det er noget nyt som er blevet indføjet ikke var en del af den politiske

i hvert fald i teorien nemlig at der tilsyneladende er de her restancemarkeringsproblemer

også forenkle selve inddrivelsen som alle ved går venstre ind for et effektivt inddrivelsessystem og for at man betaler sin skat såvel som sin gæld og gerne til tiden problemet for os er bare at det er meget svært gennemskueligt hvor stort et omfang de her problemer udgør

og så er der også et merprovenu på varigt

hundrede og fem og tredive million kr hvor det vi kan læse af lovforslaget

at noget af det skal gå til kommunerne men ellers står der ikke nærmere beskrevet hvordan merprovenuet skal anvendes det er vi lidt skeptiske over for og her har vi brug for nogle klare svar måske endda nogle ændringer hvis vi skal kunne støtte den her

så for at opsummere venstre er positivt stemt over for fire af fem af ændringerne i lovforslaget men vi bliver nødt til at have nogle klare svar nogle forklaringer eventuelt nogle ændringer i forhold til det fradrag

et lovforslag på gældsområdet og vi har jo haft rigtig mange igennem

typisk været omkring forsimpling af lovgivningen og her er det sådan lidt forskellige blandede tiltag men alligevel noget der kredser omkring gældsinddrivelsen det første jeg vil nævne er omkring gælden fra skyldnere i udlandet som jo typisk nok vil være

man kan hjælpe med at inddrive hinandens gæld og derfor er nødt til

et udenlandsk inkassofirma eller andet

vælte omkostningerne over på skyldnerne i de tilfælde det synes vi

de private har andre muligheder der har de så bedt om at få de samme muligheder det synes vi fra

model som vi synes burde bredes ud derfor vil

kommuner eller andre ikkestatslige foretagender

aflaste gældsstyrelsen og måske

for en periode i stedet for for hver enkelt gældspost man har jeg har dog et par enkelte ting

at man gerne ville vælge den private eller den offentlige inddrivelse

det reelt er et engangstilbud altså hvis man

bruge de private regler

det er sundt at der er noget konkurrence på det her område

forstand at hvis de ikke får en inddrivelse op at køre som

man håber jamen så kan man også senere vælge at sige at

forsyningsselskab kan vælge den løsning

jeg har stillet et par spørgsmål også i udvalgsbehandlingen og så kan vi jo se på det derefter

handler om oprydning i gamle sager altså

det så er der den den sidste del jeg vil nævne

en hundrede og fem og tredive million kroner egentlig synes jeg grundlæggende ikke

i lovgivningen normalt er der jo fradrag for for renter på på mange andre områder om det så er på boliglån eller andet og der er

men på den anden side skal det jo

som kan håndteres og som jeg forstår lovforslaget

tænke lidt højt jeg sad nede på min stol og

det kommer ind til den statslig inddrivelse og så får

bare hele fradraget det år det er da trods alt bedre

en gældsinddrivelse der kommer til at virke og det skal

man ikke rent

forslag men har nogle spørgsmål til noget afklaring i udvalgsarbejdet men vi regner med at det bliver et ja til det her lovforslag

har jeg lovet at læse denne tale op og fremlægge enhedslistens holdning enhedslisten var med i aftalen om at styrke inddrivelsen

og forsyningsselskaber kan overtage flere inddrivelsesopgaver skatteministeriet vil derfor indlede drøftelser om konkrete mulige modeller med kl og forsyningsselskaberne og senere forelægger aftalepartierne resultaterne af drøftelserne aftalepartierne er enige om at private aktører kan inddrages i varetagelsen af den fremtidige inddrivelse af gæld men at

og fornuftigt samt retssikkerhedsmæssigt forsvarligt aftalepartierne noterer sig at etableringen af et samarbejde med private aktører om

af inddrivelsesopgaven vil være særdeles kompleks på nuværende tidspunkt grundet det igangværende oprydningsarbejde når datakvaliteten er genoprettet og det er fastslået at de tilbageværende fordringer er

og konverteret til det nye inddrivelsessystem vil aftalepartierne drøfte muligheden for et samarbejde om udførsel af inddrivelsesopgaven på udvalgte områder med private aktører fx

skyldnere bosat i udlandet som er et område der tidligere har været delvist varetaget af private aktører grunden til denne oplæsning fra den oprindelige aftale er at det er nødvendigt at have den kontekst med i relation til dagens lovforslag for det første vil jeg sige at enhedslisten har sagt ja til at vi kan kigge på hvor og i hvilket omfang det giver mening at involvere private aktører i inddrivelsen som udgangspunkt er vi altså enige med lovforslaget hvad angår brug af private aktører til inddrivelse af gæld i udlandet

meget skeptiske i forhold til at kommunalt ejede forsyningsvirksomheder skal til at bruge private inkassofirmaer til at inddrive gælden vi kan ikke se at det hjælper os videre

det fremstår i lovforslaget mere som om

inkasso også dem der kører i regi af gældsstyrelsen selv om man binder sig for en periode hvis man vælger privat inkasso kan man

under gældsstyrelsen enhedslisten er bekymret for

gør livet mere besværligt for gældsstyrelsen i en kritisk tid hvor vi i en lang række andre lovforslag ellers forsøger at gøre tingene mere enkelt for gældsstyrelsen derudover ønsker enhedslisten at vide om datakvaliteten og fordringernes retskraftighed faktisk er på et niveau hvor

giver mening at få en privat inkassovirksomhed indover

kunne løse en stor del af problemet meget enkelt og uden at vi skal til at have flerstrengede systemer med både privat inkasso og offentlige gældsinddrivelse nemlig ved helt simpelt at styrke den offentlige inddrivelse

personalemæssig opnormering enhedslisten har

i lovforslagets bemærkninger skyldnere hvis forsyningsvirksomhed har valgt privat inddrivelse vil derfor kunne være omfattet af såvel offentlig som privat inddrivelse for forsyningsvirksomheders fordringer mod skyldneren da de fordringer der er

restanceinddrivelsesmyndigheden foreslås at skulle forblive under offentlige inddrivelse ligesom skyldneren kan have gæld der ligeledes inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden sådanne skyldnere vil derfor kunne opleve øgede inddrivelsesomkostninger det er bare grundlæggende ikke i orden at man ikke får den samme behandling alt efter om man bor et sted hvor det lokale forsyningsselskab har valgt privat eller privat eller offentlig inddrivelse så ved vi godt i enhedslisten at der

at man vil kunne læse sig til om ens forsyningsselskab har privat inkasso eller ej men det nytter jo ikke noget hvis man er

at de kommunale forsyningsselskaber gerne vil have et quickfix så de kan få deres penge i kassen derfor er det også

at søge hjælp hos privat inkasso men der er simpelt hen for mange problemstillinger ved at kaste sig hovedkulds ud i det

det betyder ikke at enhedslisten ikke vil hjælpe forsyningsselskaberne det vil vi men ved at hyre nogle flere medarbejdere til manuel inddrivelse som udgangspunkt kan enhedslisten ikke støtte dette lovforslag jeg er sikker på at herre rune lund sender nogle spørgsmål og at han ser frem til udvalgsbehandlingen

det er fremtidens gældsposter

parallelt system for den private gældsinddrivelse er der jo i dag

oprette noget det handler om at bruge noget altså vi har jo en gældsinddrivelse som ikke virker og det kan næsten ikke blive dårligere end det er nu så hvorfor ikke bruge de muligheder man har det er det handler om det er et ønske fra branchen selv som siger

gør de private må vi ikke få de samme muligheder

har nogle løsninger som virker og så kan man aflaste det offentlige indtil man så får

på spørgsmålet da jeg hverken er skatteordfører eller sidder i skatteudvalget men faktisk er vikar for herre rune lund i dag men jeg kan da sige så meget at det vi brændende ønsker os i enhedslisten

den eneste bekymring vi har er at der er et provenu på en hundrede og fem og tredive

hvad de penge skal bruges til normalt

princip at når man beder

høre skatteministeren om han er villig til at tage den diskussion

være god stil at man ikke bare sidder og opkræver flere skatter og så bruger dem på en finanslov med nogle helt andre partier som måske ikke engang har været med til at vedtage det

så mange sammen men vi forholder os selvfølgelig til det forslag som

fremsat lovforslaget indeholder fem forskellige punkter og den første ændring handler om de kommunaltejede forsyningsselskabers mulighed for fleksibilitet ved inddrivelse af gæld således at de kan bruge private firmaet ligesom

større frihed i det offentlige er en central del af nye borgerliges politik og det gælder selvfølgelig også for forsyningsselskaber den anden ændring åbner op for at det offentlige får bedre mulighed for

private aktører til inddrivelse af gæld fra folk i udlandet det hilser vi

meget velkommen det er dybt problematisk at vi har så store udeståender hos folk

danmark og som ikke vil betale deres andel den tredje ændring derimod ser vi store problemer i fordi den handler om fradragsretten af inddrivelsesrenter her er vi meget mere kritiske

ændring i vores skattepraksis jamen så fremgår det at

et skattevæsen som bliver indrettet alt efter hvad nogle it systemer kan håndtere næste gang vi så har en sag

vores it system kan ikke håndtere det her så nu bliver vi nødt til at indrette skattesystemet på en bestemt måde

ikke sådan vi ønsker vores skattesystem

it systemer kan ikke løse opgaverne derudover er

jo rent faktisk er lovgivning med tilbagevirkende kraft

man vil gå tilbage og kigge på

fratage fradraget det

er der også et provenu både til staten på en hundrede og fem og tredive million

på det her tidspunkt så i alt et provenu på to hundrede og

hvor vi også var positive herinde hvor der også var et merprovenu

noget der kom fra skatteministeren men jeg deler konservatives holdning og må sige jamen hvis vi i nye borgerlige skal være med til

kommer fra borgerne også går tilbage til borgerne og ikke bare

fordi vi har været med til at lave en aftale som går forud for lovforslaget det er jo især det her med at få en forbedret inddrivelse

private inddrivere private inkassofirmaer både i udlandet og for de kommunale forsyningsvirksomheders vedkommende i danmark det vil vi meget gerne bakke op om men så sniger der sig noget ind

handler om at man fjerner en rentefradragsret

det giver et provenu til statskassen på en hundrede og fem og tredive

ikke som følge af at man får en mere effektiv inddrivelse men fordi man simpelt hen forhøjer skatterne i danmark ved at fjerne et fradrag

vi vil gerne lytte til gode argumenter for at man må gøre det og modsat nye borgerlige

vil jeg også sige at hvis man har et ønske om at lave it systemer på det her område som skal fungere for at gøre tingene nemmere for både det offentlige og borgerne skal man også nogle gange være villig til

lave om på selve skattereglerne fordi de har en kompleksitet som vanskeligt kan håndteres af it systemer og det med at fjerne kompleksitet i vores skattesystem er i det hele taget en målsætning i sig selv

vi har et alt for komplekst skattesystem så hvis man kan afhjælpe det samtidig med at man gør det muligt

vi må se nærmere på det her jeg tilslutter mig de øvrige ordførere der har sagt at når partier er med til at bære en lovændring igennem som giver et provenu til statskassen

plejer det altså også at være sådan at så tager de partier sammen stilling

tilbage i juni to tusind og sytten nemlig aftalen om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

at supplere med nogle initiativer som ligger her vi kæmper jo stadig væk med genopretningen af gældsområdet det er derfor regeringen

hold fast hele fire hundrede million kroner af til genopretning af gældsområdet næste år fire hundrede

også i den sammenhæng at lovforslaget skal ses men tak for modtagelsen af lovforslaget vi kan sagtens hjælpe med at

at vi jo både fremsætter det her lovforslag

den generelle begrundelse altså for at styrke gældsområdet som sådan men jo også fordi det er nødvendigt at forbedre mulighederne for inddrivelse i udlandet

imødekommes et vedvarende kan man roligt sige ønske fra de kommunalt ejede forsyningsselskaber om at kunne vælge privat inddrivelse frem for inddrivelse hos gældsstyrelsen og for at sikre korrekt administration

nødvendigt at ophæve fradragsretten for inddrivelsesrenter endelig sikres det at

gældsstyrelsen kan færdigbehandle genoptagelsessager hvor der muligvis muligvis er sket uretmæssig inddrivelse i efis driftsperiode og lovforslaget har som sagt sit afsæt i den aftale som et enigt folketing indgik tilbage i juni to tusind og sytten det eftersyn som regeringen lavede af skattevæsenets akutte it problemer på

derfor er det her lovforslag også et element i

skattevæsenet at det bliver genskabt det er positivt

det nye it system for inddrivelse i store træk er udviklet nu der skal fortsat ske

systemet men det er faktisk lykkedes og hold fast at bygge et system nogenlunde inden for budget og

på det her område til gengæld er der udfordringer med at få tilsluttet mange af de offentlige kreditorer på systemet

diskussion vi har haft de seneste uger eftersynet viser også at oprydningen og rykkerindsatsen fortsat ikke er i mål og det arbejde skal gøres ordentligt

i dag er virkeligheden jo den

vi betaler en dyr pris for at man tidligere har forsøgt at gøre tingene i skattevæsenet for overfladisk og alt alt for hurtigt den fejl skal vi ikke begå igen for at understøtte oprydningsarbejdet

den nuværende forældelsesafbrydelse fra

fire og tyve og det vil give tre år mere til at forsøge at blive færdige med oprydningen jeg forventer

at vi kan fremsætte et lovforslag herom til foråret eftersynet viser også

der er brug for at investere ekstra i hele genopretningen af gældsområdet

har regeringen derfor alene for to tusind og tyve afsat hele fire hundrede

på finanslovsforslaget til den opgave altså næste år i to tusind og tyve

er stadig nødvendigt at få en

samlet plan for genopretningen af gælds og opkrævningsområdet hvor vi også kigger på forebyggende tiltag forenkling af regler og andre elementer og den plan kommer vi til at drøfte i den brede aftalekreds vi har i folketinget omkring det her område men tilbage til lovforslaget som vi

blive styrket på flere punkter og de kommunale forsyningsvirksomheder vil få mulighed for at tilvælge privat inddrivelse af

tager blandt andet sigte på at styrke inddrivelsen af gæld over for skyldnere også dem der er bosat i udlandet således at gældsstyrelsen ved

til at bistå med inddrivelsen i udlandet nu får mulighed for

at overvælte omkostningerne på

den gæld der er under inddrivelse og hermed imødegås det jo at skyldnerne får fradragsret for betalte renter i det forkerte indkomstår desuden foreslås regler der gør det muligt

hvor der muligvis er sket uretmæssig inddrivelse

det gamle gældssystem efis driftsperiode men endnu en gang tak for debatten jeg ser frem til

lovforslaget i folketingsudvalget så lovforslaget jo forhåbentlig kan komme på plads da det jo for hovedsagens vedkommende hovedsagens vedkommende

en meget bred aftale som er lavet her i folketinget

godt tænke mig at spørge ministeren ind til den del omkring

lægge grunden til

vi i den brede gældsaftalekreds som også venstre sidder

vi kan fortsætte her i efteråret

også i i foråret så man kan sige at det er det der er sammenhængen og den synes jeg

her beder en lang række partier i folketinget i den brede aftalekreds om at finansiere dele af den finanslovsaftale som ministeren ikke laver i den brede aftalekreds men altså højst sandsynligt kun kommer til at lande med de røde partier

er med til at betale regningen for at vi kan bruge fire hundrede million kroner på genopbygning af gældsområdet næste år så den sammenhæng

råderum i nogle finanslovsforhandlinger uden at et forslag er vedtaget det her forslag vil jo sandsynligvis ikke blive vedtaget før der er landet en finanslov

man bruger nogle penge i en finanslov som man ikke ved om man får vedtaget et forslag

at man har pengene i hus inden man begynder at bruge dem i en finanslov

at spørge ministeren om man vil være åben

at lave en ændring på den her inddrivelse som

det provenuneutralt

vi laver en en ordning som løser problemerne som simplificerer det og sørger for at it systemerne kan håndtere det her men samtidig gør

altså en oprydningsopgave

er en kæmpe opgave og der har vi en

ganske udmærket aftalekreds som mødes og som

men det er en kendt procedure som man

at det skal finansiere den finanslovsaftale som regeringen

de røde partier jeg forstod det sådan at

det ikke var sikkert at sf ville stemme for det her lovforslag og jeg hører her bagfra at enhedslisten vist gav udtryk for

vil det sige at hvis hvis de indgår finanslovsaftalen med regeringen forpligtiger de sig samtidig til at stemme for det her som skal finansiere finansloven

regeringens holdning er den at det her lovforslag

det er med til at danne grundlaget for at vi overhovedet kan finansiere de ting som

det var ministeren der sagde at det her lovforslag skal finansiere den finanslov som man agter at lave sammen med de røde partier så spørger jeg bare vil det sige at de røde partier som har

vil stemme for det altså dette lovforslag

i virkeligheden vil blive bundet til at stemme for det lovforslag hvis de indgår finanslovsaftale med regeringen

hen over bordene men grundlæggende er det her et

i de meget store problemer som gældsområdet

har været foretaget forkerte og manglende investeringer

ministeren så bekræfte at der ikke nødvendigvis er et flertal for det her lovforslag og

finansloven de borgerlige partier har ikke givet tilsagn om at støtte lovforslaget medmindre vi får en afklaring på provenuet og to partier fra den anden side har også udtrykt forbehold over for lovforslaget så mangler der så

har været efterladt og ikke været investeret

har fremlagt en finanslov hvor der mangler en hundrede og fem og tredive

har givet tilsagn om at stemme for at skaffe

at herre rasmus jarlov også har stået på den her talerstol som minister godt nok på

område men jeg vil tro at det ikke vil komme som

så tager man det sure med det søde

der kan være gode og dårlige ting i

hvor det her er er et finansieringselement

sige at så er sf og enhedslisten

anvendes til finansiering af den her finanslov som nu er til forhandlinger er noget som

det råderum som er med til at finansiere finansloven og som eksempelvis er med til at sikre at vi kan investere hele fire hundrede million kroner næste år i

forstærket arbejde med at genoprette hele gældsområdet

hvad der sådan er det enkelte partis afgørelse i den